udlændinge og integrationsministeren lovforslag nummer l to hundrede

behandles i dette møde

der foreligger et forslag der stemmes om forslag til vedtagelse nummer v halvtreds af marlene harpsøe astrid krag anni matthiesen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

ikke stillet ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig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

stillet ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig

stillet ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig

forslaget til folketingsbeslutning er vedtaget og vil nu blive sendt til udlændinge

slut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

sammen om hvad den her sag handler om den handler om en masse mennesker børn tilbage i

halvfjerdserne som boede på børnehjem under den danske stats myndighed og varetagelse

som der blev begået nogle helt utænkelige overgreb på det var seksuelle overgreb det

det var psykisk terror det var medicinering

og det skete her i danmark og det skete for ikke særlig lang tid siden

den danske stat fejlede i at beskytte de børn fejlede i at passe på de børn

har fået nogle store ar

de lever stadig væk og de lever med det svigt

hvor meget de har kæmpet

få en undskyldning fra den stat der svigtede dem desværre er

eneste land i verden hvor det her skete mod børn

halvfjerdserne men danmark er desværre et af de lande som ikke har taget ansvaret på sig endnu og har fået sagt undskyld

andre der har og derfor kan vi også godt gøre det de mennesker som lever i dag med det her

kæmper for at få den undskyldning og har de gjort igennem adskillige socialministre det har de gjort igennem adskillige regeringer og de har gjort det hele vejen igennem retssystemet

det der er sket imellem førstebehandlingen og andenbehandlingen af det her lovforslag er at den sag i retssystemet har nået sin afslutning så

det er mennesker der vil have en undskyldning som de har fortjent fordi de blev svigtet på det groveste af den danske stat og det er en undskyldning som de har brug for dels for

ansvar hvor det hører til dels for at vi som fællesskab siger

kan nå at skifte holdning

helt basal retfærdighed kan ske fyldest og

dag få undersøgt hvad der skete på alle de andre børnehjem i danmark

have det her lovforslag tilbage i udvalget til en fornyet

begrundelsen er at vi ikke kender de økonomiske rammer for de private institutioner der skal overtage

det er der

vil jeg betragte det stillede forslag om at sagens behandling standses og at forslaget henvises til fornyet udvalgsbehandling som vedtaget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

lovforslaget går direkte til tredje behandling

betragter jeg det som vedtaget

behandling af lovforslag og beslutningsforslag jeg har bare holdt en lille pause

op med at tale og bevæger sig ud af salen hvis man ikke har interesse i at være her men jeg kan jo ikke udsætte det ret meget længere så jeg vil

til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter det som vedtaget

herre flemming møller mortensen socialdemokratiet værsgo

lovforslaget her handler om to ting den første ting

forestil jer at man er patient

har været inde på sygehuset hvor man er blevet behandlet enten kirurgisk eller medicinsk eksperterne på sygehuset har gjort hvad de ligesom skal man har været nede ved fysioterapeuten eller ergoterapeuten og der er blevet lagt en plan og man skal hjem og videre med sit liv men

kommunens fysioterapeut eller ergoterapeut tager over og kører videre med den plan der er lagt fra sygehusets side fra lægens side på sygehuset længe har det været en udfordring at nogle kommuner kom for langsomt i gang med det der er kommunens opgave i forbindelse med genoptræningen regeringen fremsætter nu et lovforslag her som vi støtter fra socialdemokratisk side for det er ikke ret og rimeligt for den enkelte borger og patient at man kommer til at gå i stå med sin genoptræning fordi kommunen er for langsom til at tage over og sætte det kommunale tilbud op

derfor er det rigtig godt at indføre en periode på syv dage som kommunen har til at lave sin planlægning inden for og så skal man i gang med genoptræningen ellers gives borgeren og patienten mulighed for at gå ud til en privat fysioterapeut eller ergoterapeut til en klinik og der aflevere sin genoptræningsplan og komme i gang med den genoptræning som er en forlængelse af og en færdiggørelse af det sygdomsbehandlingsforløb man har

det er ret og rimeligt og vi har fra socialdemokratisk side mange gange kritiseret kommunerne for ikke

entydigt nok at få fulgt op på den her opgave det er et spørgsmål om at få afviklet den pukkel man må have i den enkelte kommune og her skal siges at vi er i den lykkelige situation at vi i og for sig har fysioterapeuter og ergoterapeuter nok

der er mange andre sundhedsprofessionelle vi mangler men det gør vi

og ergoterapeuter

her som vi også fra socialdemokratisk side bakker

er at man går ind og kigger på nogle af de barrierer økonomiske barrierer administrative barrierer der kan ligge

komme i gang med endnu flere kliniske forsøg omkring lægemidler i vores samfund

er noget af det der kommer patienterne borgerne til gode det er der bliver foretaget kliniske forsøg på vores hospitaler og

og det er rigtig godt her har man

og jeg synes at rammesætningen for det er

kommercielle forsøg hvor der står store økonomiske interesser medicinalindustri og andet bag

de kliniske forsøg som ikke har den backup rent virksomhedsmæssigt og økonomisk så samlet set

det et godt lovforslag som vi glæder os over at støtte fra socialdemokratisk side fordi

kommer patienterne til gode borgerne til gode på både den ene og den anden måde tak

mange to forskellige ting

er frit valg til genoptræning genoptræning

er med i

en ordentlig genoptræning og rehabilitering af senhjerneskade og siden da er der efterhånden blevet sat rigtig mange midler af

stor betydning for dansk folkeparti

har haft svært ved at give den træning

man i stå og havde havde sværere

i forhold til finansloven fik lavet et frit valg til genoptræning

patienter og det får vi mere og mere som kommer hos en speciallæge

og har brug for en en genoptræning de har ikke samme rettigheder med den her lov

hvordan vi kan stille patienterne lige uanset hvor de kommer fra så længe en læge har sagt at man har brug for en genoptræning vi synes

at private nu også kan komme ind og gøre en indsats men vi skal så også sikre at der er kvalitet i den indsats

at hjerneskadede patienter ikke

får den kognitive terapi som de har brug

kunne komme videre til deres daglige liv man ser hovedsagelig på arme og

resten af rehabiliteringen og der skal vi sikre at der er de kvaliteter med

kvalificere

de skal jo vide lidt om hvad det er for private træningssteder der ligger i de enkelte kommuner

det et stort stykke arbejde der skal ske

i forhold til vores

nok fordi det var nogle af de aftryk vi

vi taler om kliniske forsøg med lægemidler det er utrolig vigtigt at vi har

jeg husker at jeg var på tur med sundhedsministeren hvor vi var ude at se immunterapi for vi har nogle dygtige læger

og sådan har vi jo mange forskellige forsøg i vores behandlingssystem i sundhedsvæsenet det skal ikke bremses af at der bliver store gebyrer på området

en minimering af den økonomiske barriere for godkendelse og gennemførelse af kliniske forsøg

mere attraktivt for både danske og udenlandske forskere at placere deres forsøg i

ja til forslaget men en del spørgsmål under behandlingen og så håber vi på at vi kan justere nogle af tingene

efter et sygdomsforløb eller en ulykke anden del af lovforslaget skal give forskerne gebyrlettelser i forbindelse med udførelse af kliniske forsøg

ventetiderne til genoptræning i landets kommuner det betyder at nogle borgere venter længere end andre før genoptræningen kan iværksættes

for det skal ikke være geografien der afgør hvor hurtigt man kommer i gang med et genoptræningsforløb det er kun rimeligt at man sikrer en ensrettet praksis over hele landet og derfor indfører vi nu en ny patientrettighed

genoptræning når man er udskrevet fra et sygehus med en genoptræningsplan i et privat tilbud hvis kommunen ikke kan levere inden for syv kalenderdage det er og har været en vigtig prioritet for os i venstre

og stærke kommunale tilbud men vi skal

og kan det offentlige ikke levere

kun rimeligt at en privat aktør får mulighed for at hjælpe borgeren

fritids familie eller arbejdsliv venstre er på borgernes side og frit valg

det er en flot placering som vi kan være stolte af

et af målepunkterne netop patientrettigheder her står vi stærkt i danmark ikke mindst fordi vi i venstre i en årrække har insisteret på at sætte patienten først og både indført patientrettigheder og tilbagerullet de forringelser af

som i dag sundhed

mennesker er forskellige og har forskellige præferencer

og fravalg er også afgørende når virksomheder skal iværksætte eller prioritere forskningsmidler og fra venstres side ønsker vi at gøre det så attraktivt som muligt at forske

og forbedre og udvikle nye lægemidler i danmark

når lægemidler udvikles på dansk jord i dag er der desværre en række gebyrer forbundet med at foretage kliniske forsøg de høje gebyrer kan forhindre både danske og udenlandske forskere i at placere deres forsøg i danmark og det skal vi lave om på derfor indgår netop gebyrlettelser i lovforslaget her gebyrlettelser på kliniske forsøg kan bidrage til at vi bevarer

det er en win win for både forskere og patienter og for vores samfund

million kroner i to tusind og atten og ni

til forskning i immunterapi de ressourcer er primært

fjerne eller nedsætte ansøgningsgebyrerne i forbindelse med kliniske forsøg og dermed bidrage til at fjerne nogle af de økonomiske barrierer der er i forbindelse med netop de kliniske forsøg

tilmed et lovforslag som sigter på forskellige love

ene del kan vi godt støtte den anden del

så vi kan stemme om de to forskellige forslag særskilt

første del af lovforslaget handler jo om genoptræning efter at man har været indlagt på et sygehus regeringen foreslår en ny regel som betyder at

skal kunne vælge en privat leverandør hvis kommunen ikke har igangsat genoptræning inden for syv dage

forløb og der er i dag er meget stor variation fra kommune til kommune

hvor lang tid man skal vente men jeg er ikke enig i den måde som regeringen vil løse problemet på og jeg frygter at man kommer med her vil betyde at især

vil blive prioriteret ned til fordel for de patienter som har de mest enkle behov fordi det er dem

vil være private tilbud til og derfor tror jeg forslag vil betyde en ulighed i sundhed uanset at intentionerne givetvis er

jeg synes også det er vigtigt at ansvaret for genoptræning fortsat er forankret hos kommunerne

sammenhæng i indsatsen men hvis det er den enkelte borger selv der skal ud

genoptræningen får vi fragmenterede forløb og vi mister den sammenhæng som er så vigtig for at forløbene lykkes

de patienter som har brug for mange forskellige former for genoptræning fysioterapi ergoterapi og måske også psykologhjælp stort set ikke vil være nogen reelle såkaldte frie valg de vil altså

ikke kunne bruge den her ret og derfor tror jeg vi kommer til at se det samme som vi

til ugunst for dem som

ikke kan bruge det frie valg det vil skævvride kommunernes indsats

øge uligheden i sundhed i forlængelse

peger lægeforeningen danske patienter

egen læge de borgere er heller ikke omfattet af de her regler og det vil altså også være dem som vil blive prioriteret

i kommunernes forsøg på at holde på de patienter som

en privat leverandør i stedet derfor

er det vores konklusion selv om

er klogt at sætte en frist på syv dage men jeg synes ikke det er det rigtige at overlade ansvaret til den enkelte patient

de rigtige midler så man kan sikre en hurtig genoptræning og det gælder selvfølgelig både for de patienter der kommer via sygehuset og dem der kommer via deres egen læge anderledes positive er vi over for lovforslagets anden del der handler

om at sænke gebyrerne for klinisk forskning

som gennemføres uden indflydelse og finansiering for lægemiddelvirksomheder lovforslaget retter

er steget voldsomt efter at rigsrevisionen krævede at det skulle være nogle gebyrer som

og det er uhyre vigtigt fordi den ikkekommercielle forskning jo drives af nogle helt andre hensyn end det

gælder den kommercielle forskning nemlig det

man skal kunne tjene penge på den forskning man laver derfor kan det være noget meget vigtig forskning som patienter kan have stor gavn af

gennemført hvis ikke vi sikrer at der er nogle gode rammer for at lave den ikkekommercielle forskning

gentage min opfordring om at vi deler det her lovforslag i to det burde jo være forholdsvis enkelt i og med at der er tale om to helt forskellige love der skal ændres i

som et argument for at enhedslisten ikke kan støtte

nu får ret til hurtig genoptræning inden for syv

komme forrest i køen og så må de andre

ringere end andre så derfor skal vi selvfølgelig gøre noget men som jeg

at det her forslag skævvrider på den måde at

vil være en gruppe af patienterne der vil kunne bruge den her rettighed nemlig de patienter hvor der er en privat leverandør som kan træde til hvis kommunen svigter

meget komplekse genoptræningsbehov og der findes eksempelvis stort set ikke nogen ergoterapeuter der agerer i privat regi de patienter

har ikke noget reelt frit valg derfor tror jeg vi kommer til at se en skævvridning af kommunernes genoptræningsindsats og det vil øge uligheden i sundhed for det vil være de svageste patienter dem med de mest komplekse behov

de ældre patienter som typisk er dem der henvises via serviceloven som altså ikke

her regler som vil blive prioriteret lavere og det synes jeg vil være

må sætte sig bagest i bussen jeg er ikke enig i

konstatere at jeg synes det er ærgerligt at enhedslisten ikke kommer med en løsning i forhold til hvordan vi løser de store geografiske forskelle som der er derude

omfatte de mest svage patienter dem med de mest komplekse behov de ældre er at vi tilfører kommunerne de ressourcer der skal til jeg synes det er fint at indsætte en rettighed på syv dage men jeg synes det er vigtigt at ansvaret stadig er hos kommunerne og at vi sikrer at der er de ressourcer der skal til så skal vi selvfølgelig

leverer over for alle borgere men jeg tror man har givet en rettighed som kun kommer en lille gruppe til gavn men som altså vil være på bekostning af nogle andre grupper det synes jeg er rigtig ærgerligt og det vil øge uligheden i sundhed

vil arbejde konstruktivt med et forslag som faktisk ville gøre det bedre for mange af de borgere som venter i lang tid på at få

genoptræning jeg sidder også i kommunen og jeg sidder nu her og med til at forbedre den her indsats

er alligevel kommuner der ikke lever op til det så jeg undrer mig over at enhedslisten

jeg ser det mere som en modstand mod at der er private virksomheder der kan

der skal leveres inden for syv dage men det forudsætter jo at der er en økonomi der kan gøre at man kan

synes jo det er tydeligt at når man skal tilføre så mange penge

de midler der skal til for at kunne levere på genoptræningen men jeg undrer mig over at man ikke kan se

de patienter som ikke har haft mange andre sygdomme samtidig med har været dem

for at foretage et frit valg på bekostning af de patienter på de medicinske afdelinger eksempelvis på bekostning af nogle af de grupper som ikke havde en reel mulighed

samme skævvridning jeg tror der kommer til at ske på det her område

er der ikke har levet op til en aftale om syv dage

her aftale vi har borgere i kommunerne der siger at

genoptræningen så kommunerne

win win situation jeg synes at man ser meget sort på det fra enhedslistens side

jo også på at de mener at det her lovforslag

behov de patienter som for eksempel har behov for at få en ergoterapeut som en del af deres genoptræning så

det handler om det med at det er private leverandører kommunerne kan jo i vidt omfang

bruge private leverandører det er fint det som jeg synes er vigtigt

det tror jeg kommer til at se mere af når man laver sådan en løsning som man gør her

patienter mulighed

papiret noget andet er om du har en ret i virkeligheden

er overbevist om og som jeg også kan læse mig til blandt andet hos ergoterapeutforeningen og egentlig også foa tror

de patienter som har komplekse behov

komplekse behov hvor man har brug for mange forskellige indsatser på samme tid hvor der ikke er et marked så at sige i de dele af landet hvor der på anden vis ikke er private leverandører man kan jo sagtens forestille sig at de private leverandører

mange patienter at tilbyde noget det betyder at

en mulighed for frit valg

at vi kommer til at se en ulighed i sundhed

de patienter som de risikerer at miste de indtægter som de risikerer at miste det er i øvrigt fuldstændig parallelt til den udvikling vi har set i forhold til det frie valg

man får en mulighed

komme et marked og så vil der jo komme mange flere

dem der har komplekse behov hvor der ikke vil være private leverandører der er interesseret i at lave et tilbud det kan måske ikke betale sig det er for dyrt

genoptræning via serviceloven det er dem der bliver henvist via deres egen læge de

frit valg derfor vil det være til skade for de to sidste grupper de mest svage grupper dem med de største behov og i øvrigt også de ældre patienter

modarbejde den ulighed der er borgere imellem i dag fordi kommunerne løser den kommunale opgave om genoptræning så forskelligt som de gør det er uacceptabelt derfor støtter vi det her lovforslag vi støtter

i forhold til de private udbydere

som vi ønsker at gøre stærkere og mere robuste

at de skal levere en højere entydig kvalitet for alle borgere

er mere simpelt vi ønsker at alle otte og halvfems kommuner skal tage den her opgave mit spørgsmål til

vi oplever fra socialdemokratisk side

også for privathospitalerne i dag

kan man for eksempel ikke håndtere komplekse patienter eller ønsker man ikke at tage imod en patient jamen så kan man

mindst komplicerede lidelser

der bliver rejst fra blandt andet lægeforeningen danske ældreråd danske

en stor gruppe patienter som slet ikke er omfattet og som

samme måde som de patienter hvor der ikke reelt er

skal med ellers har vi ikke lighed det er fuldstændig korrekt som det er præciseret i nogle af høringssvarene

for mig at se er det her ikke et tag selv bord kommunerne har syv dage til at levere den kommunale service på det her område det ønsker vi fra socialdemokratisk side skal ske i

hundrede procent af tilfældene det er vores ønske der er ingen grund til at kommunen ikke kan levere inden for syv dage

og så er det ligesom en særlig situation og så forringer man i hvert fald ikke patientens genoptræningsforløb for så kan man gå ud et andet sted

det her er ikke et spørgsmål om at skabe mere ulighed

agerer på det her område til daglig mit ønske er også at alle kommunerne skal kunne levere inden for syv dage det mål tror jeg vi kunne nå meget bedre ved at sige

at de ressourcer de skal bruge til at løfte den opgave er til rådighed og det er det jeg mener man burde gøre

var da ordføreren nævnte

hvis kommunerne ikke kan leve op til at levere genoptræning inden syv

at få en privat leverandør til at levere så man kan komme i gang med sin genoptræning efter syv dage

enten fordi der ikke er nogen der vil lave det genoptræningstilbud du har brug for eller ikke kan lave det genoptræningstilbud du har brug for eller fordi

får genoptræning via en anden paragraf hvor du slet ikke kan vælge de to store grupper

deres indsats omkring de grupper der er en konkurrence om det er det vi har set når det gælder det udvidede frie sygehusvalg det vil være til skade for de grupper som så reelt ikke er omfattet og derfor tror jeg vi kommer til at se

men det vil være dem med de mest enkle behov de stærkeste af patienterne og det vil være på bekostning af de ældre

de patienter som er de svageste i den her sammenhæng

nogle kommuner er fire dage om det nogle kommuner er en og tredive dage om det mener ordføreren ikke at det er ulighed ulighed i sundhed for den enkelte borger at nogle skal

ens videre forløb bliver hvor godt man kommer sig

man kommer i gang med genoptræning hurtigt

eller de patienter som henvises via deres egen læge det er for eksempel typisk ældre der falder derhjemme bliver prioriteret bagest i køen

for det første giver det borgerne bedre mulighed for hurtigere genoptræning efter et sygdomsforløb eller en ulykke

til et normalt hverdagsliv det betyder meget for den enkelte og det betyder noget for samfundsøkonomien

det må forventes med lovforslaget at der kommer flere private aktører på markedet og dermed mere at vælge imellem

der er at vælge imellem jo større er konkurrencen mellem leverandørerne hvilket erfaringsmæssigt skaber bedre kvalitet og innovation og vi skal selvfølgelig sikre at kvaliteten er i orden forudsætningen for borgernes mulighed for hurtig genoptræning og det frie valg er dog at borgerne kender til det frie valg det er derfor vigtigt at vi følger op på at oplysningerne til borgerne om det frie valg er tilgængelige og let overskuelige

både på dette område og helt generelt og jeg mener modsat enhedslisten at det giver mere lighed og at det giver bedre mulighed for alle ikke kun dem som har råd og så giver det også geografisk lighed en anden del af

gebyrerne for kliniske forsøg formålet

udvikling og forbedring af nye lægemidler og behandlingsformer og gøre det mere attraktivt

liberal alliance støtter

tak som det er blevet nævnt omhandler l to hundrede og tolv to meget forskellige ting første punkt handler om frit valg af genoptræning og andet punkt handler om gebyrlempelser for kliniske forsøg med lægemidler

først og fremmest i forhold til

at der er behov for hurtigere adgang til opstart

en hurtig og effektiv genoptræning kan være afgørende for at vende tilbage til et normalt og godt hverdagsliv og det er naturligvis helt centralt for patienterne men også for de pårørende så jeg vil gøre det kort og sige at alternativet siger ja til forslaget for patienternes skyld og for de pårørendes skyld anden del af lovforslaget omhandler ikkekommercielle kliniske forsøg og om at skabe bedre rammevilkår for kliniske forsøg med lægemidler i danmark vi ønsker i alternativet at understøtte forskningen ikke mindst i ikkekommercielle kliniske forsøg og vi ønsker at støtte at der bliver de bedst mulige vilkår for gennemførelse

to hundrede og tolv hele lovforslaget

det handler om at gøre det nemmere for den forskning som industrien ikke har en interesse

på lovforslaget og vi synes det indeholder nogle fine elementer det er ganske fornuftigt at se på vilkårene for genoptræning det er det bla

på ventetiderne i kommunerne nogle borgere oplever at der går alt for lang tid inden deres genoptræning påbegyndes der er simpelt hen kommuner hvor det bare ikke er godt nok hvor man i lemvig hjørring faxe og solrød venter i gennemsnit mellem fire til syv dage på genoptræning må man som borger i slagelse egedal fredericia og herlev vente et sted mellem fem og tyve og en og tredive dage

genoptræning hurtigt efter et sygdomsforløb så derfor

er det her lovforslag et skridt

ligesom lægeforeningen og danske patienter og danske

opmærksomme på at patienter der henvises til genoptræning fra alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger efter lov om social service

er jeg rigtig glad for at dansk folkepartis ordfører også tidligere rejste den her problemstilling det vil vi

til høringssvarene fra de her foreninger er en lille smule uldne og jeg

det finder vi forhåbentlig ud af i den kommende udvalgsbehandling det lyder

vigtigt at sætte gang i genoptræningen så hurtigt som overhovedet muligt

er også vigtigt at præcisere at genoptræning jo ikke bare er genoptræning genoptræning efter et brækket lårben er eksempelvis anderledes end genoptræning efter en hjerneskade

med en hjerneskade kan der være endda meget store forskelle på hvad der er vigtigt for genoptræningen jeg tænker at det her forslag lider under en ganske bestemt mangel nemlig svar

har nødvendige kapacitet til det stigende behov for rehabilitering og genoptræning

de rette kompetencer genoptræning af borgere med eksempelvis hjerneskade er

men er i høj grad også kognitiv og genoptræning af hjertepatienter kan sådan set også handle om kost jeg er ikke i tvivl om at kommunerne stadig væk knokler for at leve op til det stigende behov som blandt andet følger af at flere og flere ældre får brug for genoptræning

hvorvidt alle kommunerne nogen sinde bliver i stand til at sammensætte de nødvendige teams som kan tage sig af de mange forskellige genoptræningsopgaver

del af opgaverne til private behandlere løser desværre næppe problemet af to årsager ergoterapeuterne som er meget vigtige fagpersoner i forhold til en række genoptræningsindsatser har nemlig ikke mulighed for bare at oprette private behandlingstilbud

med lægeforeningen i at henviste patienter fra de praktiserende læger eller borgere som kommunen selv vurderer

ganske enkelt skævt

ville vi helt sikkert have foreslået egentlig handlingsplan hvor vi også gav os selv mulighed for at genoverveje indsatsen

flere private fritvalgstilbud

til den del der handler om gebyrlettelser det ville vi rigtig gerne stemme

det ene initiativ i lovforslaget vedrører frit valg af genoptræning for borgere der udskrives fra et sygehus med en genoptræningsplan hvor det foreslås at borgere skal kunne vælge en privat leverandør hvis ikke kommunen kan begynde genoptræningen inden for syv dage efter udskrivelse som det er

en og tredive dage i kommunen med længst ventetid initiativet her er for at sikre at borgerne undgår en lang ventetid på et genoptræningsforløb

at genvinde deres funktionsevne og kunne vende tilbage til en normal hverdag det andet initiativ i lovforslaget vedrører gebyrlettelser med det formål at forbedre rammevilkårene for kliniske forsøg med lægemidler

som har særlig betydning for udviklingen af nye lægemidler behandlingsformer herunder immunterapi med en reducering af den økonomiske barriere for godkendelse og gennemførelse af kliniske forsøg vil det blive mere attraktivt for danske og udenlandske forskere at placere deres forsøg i danmark det skal gerne være med til at sikre danske patienter de nyeste og bedst mulige behandlingstilbud

tak for bemærkningerne

og først og fremmest er jeg glad på patienternes vegne for jeg mener sådan set at det her lovforslag løfter markant i forhold til sikkerheden for den enkelte altså at man oven på et godt behandlingsforløb også bliver sikret en hurtig og en god genoptræning vi har fra regeringens side sammen

nogle af de konkrete elementer der udmøntes som en del af finanslovsaftalen det gælder både delen om at styrke forskning i forhold til at

gebyrlette de nonkommercielle forsøg og hvor vi også efterfølgende

science planen er gået et skridt videre fordi vi ved at det er

at sikre forskning i lægemidler udvikling af nye behandlingsformer og som dfs ordfører også sagde for eksempel helt konkret

mange store fremskridt vi ser på det område fra danske hospitaler kunne være med til at understøtte det det er også med til at sikre en bedre patientbehandling derfor er det lovforslag som vi behandler i dag i høj grad et udtryk for den politiske aftale som vi indgik med dansk folkeparti som en del af finansloven og som skal være med til at styrke vores sundhedsvæsen de regler som vi fastsætter nu og som jo reelt set er en ny patientrettighed er med til at sikre at den enkelte skal vente kortere tid

det betyder noget når man er syg det betyder noget i forhold til den patientrettighed vi har

det betyder også noget når vi taler genoptræning

vende tilbage hurtigst muligt til en situation hvor man genvinder sit funktionsevneniveau og man dermed også kan vende tilbage til sin normale hverdag fra før operationer og fra før sygdomsforløb hvis man venter for længe ved vi at man risikerer at vejen tilbage til hverdagen bliver alt for lang og besværlig og at man for manges vedkommende helt mister noget af den funktionsevne man havde tidligere det gælder uanset om man er ung eller gammel genoptræningsopgaven har ligget hos kommunerne siden kommunalreformen med få undtagelser og kommunerne spiller en afgørende rolle i forhold til at sikre nærhed og tryghed i vores sundhedstilbud derfor kan man også undre sig over at vi ser så store variationer landet over i forhold til at levere god genoptræning til tiden til borgerne jeg synes ganske enkelt ikke at det er rimeligt at vi ser så store variationer landet over og jeg er også helt sikker på at vi

det lovforslag vi behandler i dag vil sikre det pres på kommunerne

at man leverer hurtig og rettidig genoptræning til borgerne sådan at man netop sørger for at man man følger op med god genoptræning på et vellykket behandlingsforløb jeg synes

at vi med forslaget stiller kontante krav kommunerne i forhold til at sikre at sundhedstilbuddene som betyder noget for borgerne ude i det nære sundhedsvæsen

også bliver endnu stærkere det er jo sådan set også et klart signal om at hvis kommunerne

spille en større rolle på sundhedsområdet så forpligter det derfor betyder det også at man i højere grad skal kunne levere genoptræning hurtigere så den enkelte borger ikke risikerer at et manglende genoptræningsforløb egentlig gør at den ældre borger ikke kan vende tilbage til eget hjem eller får behov for pleje og hjælp

der stadig væk er tilknyttet arbejdsmarkedet oplever at sygedagpengeperioden trækker i langdrag fordi genoptræningen ikke kommer i gang eller at man helt mister evnen til at komme tilbage på arbejdsmarkedet jeg glæder mig også

som jeg læser ud af høringssvarene som jo grundlæggende peger på at det her er et vigtigt og et rigtigt lovforslag

set også hele den del der handler om

at gebyrlette

forsøg og på den måde fjerne nogle af de økonomiske barrierer for at vi kan fremme et offentlig privat samarbejde som kan have betydning for patientbehandlingen og som kan være med til at understøtte innovationen i danmark det vil også være til gavn for patienterne som i høj grad er dem der nyder godt af at den bedste medicin kommer hurtigt ind i patientbehandlingen

det skal vi selvfølgelig nok også fra ministeriets og

at der jo også i forhold til lov om social service er elementer

til at dette budskab bringes videre til børne og socialministeriet til vurdering i forhold til tilsvarende tilpasning af § seks og firs i lov om social service

budskab er blevet bragt videre af adskillige af ordførerne og jeg skal nok sørge for

det lovforslag som vi behandler i dag i dag behandler vi sundhedsloven hvor vi indfører en patientrettighed som vil være en markant forbedring for patienterne i forhold til at sikre

med til at skabe a og b hold

med til at skabe ulighed mellem danske befolkningsgrupper

erkendt at vi bliver nødt til at tage skeen i den anden hånd når det gælder integration

har været for dårlige til integration af grupper i det danske samfund har i den grad været med til at skabe a og b hold og ulighed inden for det danske samfund

er en fælles forudsætning for fælles samtale og fælles samtale er en forudsætning for samhørighed og det er lige nøjagtig det vi går efter som socialdemokrater i den velfærdsmodel og den velfærdsstat som vi gerne vil have derfor er det her rigtig rigtig vigtigt

lovforslag og der er to elementer i

komme ind på det ene element er at regeringen foreslår at der skal være et gebyr

fremmedsprogstolkning i sundhedsvæsenet hvis man har været bosat i danmark i mere end tre år der indføres en

regel og det er at hvis man som person der har

end tre år afviser at gøre brug af den tolk som regionerne stiller til rådighed inden for sundhedsvæsenet

skal man selv betale hundrede procent

begge dele synes vi i socialdemokratiet er rigtigt og godt og ordentligt at gøre men der er naturligvis behov for at kigge på undtagelser regeringen har skrevet at der er undtagelser og der er behov for frem mod tredjebehandlingen

i lovforslaget at der kan være en undtagelse en fravigelse i forbindelse med alder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hvor man ikke er i stand til at tilegne sig henholdsvis oppebære eller anvende tilegnede danskkundskaber man siger også at er det børn der er indlagt på sygehuset skal forældrene ikke betale for at få tolket

nogle af høringssvarene og ministerens besvarelse at hvis det drejer sig om terminale forløb altså forløb hvor en borger skal til at dø ønsker man også

en fritagelse de her undtagelser er rigtig afgørende

psykisk sygdom alle sundhedsordførere mødte en deputation i sidste uge i sundhedsudvalget nej det var i den her uge som fortalte om ptsd og hvordan ptsd patienters indlæringsevne evnen til at udtrykke sig sprogligt er meget hæmmet og præget af deres ptsd det viser blot at skal vi have et sundhedsvæsen med den rette ordentlighed og den rette kvalitet bliver vi nødt til også at forstå

sprogindlæring er en helt særlig udfordring

det her er et

det er klart at jeg som socialdemokratisk sundhedsordfører har kigget høringssvarene meget nøje igennem vi ønsker et stærkt og et robust og et lighedsorienteret sundhedsvæsen vi ønsker

men vi ønsker også et lige samfund hvor man også bliver stillet over for krav og forventninger

og man er her gennem længere tid vi har i vores store udlændingeudspil fra februar måned omtalt præcis det element som regeringen fremlægger i lovforslaget her om at hvis man har været her i tre år stilles der klare forventninger til at man kan det danske sprog på et niveau så man kan kommunikere det er at skabe et incitament til at have den her samhørighed i vores samfund som jeg indledte med at sige

derfor kan vi støtte lovforslaget i forhold til gebyrerne og i forhold til egenbetalingen

i forhold til

være skarpere på frem mod

sådan som det fremgår af lovforslaget og det bliver vi naturligvis nødt til at drøfte fordi niveauet

indføres en dankortautomat når man kommer ind på hospitalet nej det er

man får behandling fuldstændig på samme måde som i dag men dem der har været her i mere end tre år som ikke har lært dansk

det glæder mig virkelig at socialdemokraterne kan støtte både gebyr og

mere end tre år til at det nu faktisk er både vigtigt og afgørende som jeg

det samme som det lovforslag der ligger her

lavet en meget grundig vurdering af integrationsindsatsen

der jeg siger at vi har konkluderet at vi bliver nødt til at tage skeen i den anden

vi bliver nødt til at skabe nogle incitamenter vi bliver nødt til

sproglige forudsætninger et område hvor der stilles krav for ellers får vi

den omtalte samhørighed i vores samfund som jeg talte om før

det udtrykte socialdemokratiet meget tydeligt i februar hvor vi fremlagde vores store udlændingeudspil som hedder retfærdig og realistisk der står det helt tydeligt at vi har ønsket om at stille krav

hvis man har været i landet i mere tre

noget skal gøres helt anderledes og der er vi kommet med en hel række af initiativer som vi mener vi skal tage for at være sikker på at vi får den samhørighed som kan være med til at understøtte vores velfærdssamfund

hvilke grupper der så ikke skal betale et gebyr

de mest sårbare og udsatte

skal presses på økonomien her og der synes vi at regeringens udspil som vi kan læse det ser fint ud men der er klart nogle områder vi bliver nødt til at drøfte nøjere og

skrive ud mere tydeligt så der ikke hersker tvivl om hvilke grupper det her

der ligger jo en

kan tolkegebyret koste menneskeliv

frygter også at gebyrer kan føre til at folk udebliver lægen eller fra behandling og at børn bliver brugt som tolke

i det ene høringssvar efter det andet

og for sundhedsvæsenet

ramme som faktisk giver nogle af svarene det er stadig væk lægen der beslutter om der skal tolkes det er lægen og sygeplejersken og alt det andet sundhedsfaglige personale som ikke sætter noget op som er en begrænsning inden de giver patienten den behandling som der vurderes er den rigtige alle de akutte tilfælde er undtaget af det her og det har de været hele tiden i forhold til om nogle udebliver er det vigtigt at sige

loven i dag er fuldstændig klar der er ingen under atten år der må tolke der er nogle der af lægen kan få lov til at tolke fra de er femten år hvis lægen vurderer at alvoren ikke er der så der er fru stine brix givet svar på rigtig mange af de ting her og det er inden for det der ligger i rammen men den socialdemokratiske

for at folk tilegner sig det danske sprog bedre og hurtigere end det der er tilfældet

er jo særlig

at det faktisk har været prøvet før

til behandling eller til aftaler

der blev brugt børnetolke derfor synes jeg at det er lige lovlig let at sundhedsordføreren bare siger at det vil ikke komme til at ske igen

vurdering at det vil ske igen så

ordføreren er der et eneste sundhedsfagligt argument for det her forslag

eneste sundhedsfagligt argument for at det her skulle være en god idé i alle de høringssvar vi har fået

skeen i den anden hånd i forhold til integration vi bliver nødt til at skabe nye incitamenter til at lære det danske sprog så man kan få en samhørighed i det danske samfund som vi ønsker det fra socialdemokratisk side i forhold til børnetolke

så jeg forstår slet ikke at fru stine brix

vi har endda fra socialdemokratisk side stået i spidsen for den lovgivning og vi har udtrykt det meget tydeligt også i vores udlændingeudspil det her må ikke blive en konsekvens af det

i forhold til udeblivelser må vi blive klogere på

vi ønsker ikke at uligheden skal blive større men en dårlig integration dårlige sprogkundskaber er faktorer

for eksempel personer fra somalia der havde boet i danmark i op mod tyve år og stadig væk ikke kunne basalt dansk jeg jo glad for at

ordføreren kommer med et lige samfund forventninger om at

man skal kunne klare sig på dansk når man er her i længere tid

kigger på hvad ordføreren tidligere har sagt ordføreren har blandt andet sagt at gøre op med den lige adgang til sundhedsvæsnet ved at henvise

til sproget er et skråplan så mener ordføreren at det er et skråplan eller at det

tydelig i sit sprog til hvad det er vi ønsker af integrationen og

jeg synes vores oplæg fra februar måned som sagt hedder retfærdig og realistisk er meget konkret og der omtaler vi lige nøjagtig den situation

af mange ting og mange elementer blandt andet det her og vi er

at det er en grundpille for at få vores samfund til at fungere godt

stort skift på ikke særlig lang tid det

her lovforslag er at vi har vurderet at den integrationsindsats der foregår i danmark i dag ikke er tilstrækkelig god den er med til at skabe

arbejde med at opstille undtagelser i forhold til hvem det er der skal betale et gebyr

jeg glæder mig til at få drøftet også frem mod tredjebehandlingen

i forhold til at lære det danske sprog skal gøre det og så er der nogle for hvem livet er svært og

er bragt i en meget sårbar situation og der skal vi naturligvis som samfund ikke stille de samme krav

enig i at den manglende evne til kommunikation kan

derfor synes jeg at vi skal sørge for at få det her balanceret rigtigt vi skal sørge for at det er lægerne

har myndigheden og retten til og pligten til

det er dem der skal vurdere om tolkningen er tilstrækkelig god og

med høj patientsikkerhed uden at vi stiller meget høje krav til

betale for tolkningen vil ramme de

og at det sandsynligvis vil få som konsekvens at lige præcis de her borgere vil vælge

at vi alligevel ender med børnetolkning fordi der ikke er nogen alternativer at vi kan ende med en forkert tolkning

det står fuldstændig klart der er nogle der kan få lov til det fra femten årsalderen

at alvoren i den her sag ikke er så stor og så vil man kunne gøre

andersen de allersvageste

og det vil vi fra socialdemokratisk side kaste os ind

med sundhedsministeren og alle partierne her

hvordan får vi beskrevet det sådan at de svageste og mest sårbare er undtaget

for at man nu vender på en tallerken

om egenbetaling for tolkebistand

nu vil man åbenbart gerne men

jeg undtagelser som ikke bare ministeren har indskrevet i

at vi kan undtage ni og halvfems procent af

man har en psykisk lidelse

regeringen har lagt ud i lovforslaget og der står der eller psykisk funktionsevne

gør at de ikke er i stand til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber

vi havde deputation i den her uge og det var fagfolk der arbejder med folk i den absolut mest sårbare situation og psykiske krise

hvilke udfordringer den her gruppe af patienter har men jeg har stor tillid til at sundhedsministeren

og får opsat de her undtagelser så der ikke er tvivl men det socialdemokratiske hjerte siger at dem der er mest sårbare og udsatte og skrøbelige i vores samfund skal vi have et helt særligt øje for

man udvander det faktiske

kommer til mindstebestemmelserne eller undtagelserne

situation der må være undtaget

i danmark af grunde hvor man kan sige der stilles lavere krav der skal også være en sammenhæng i de her ting jeg synes til gengæld at det bliver meget interessant i de forhandlinger vi nu skal have med sundhedsministeren at høre hvor dansk folkeparti vil lægge sig er det virkelig et spørgsmål om at dansk folkeparti vil sørge for at dem der er psykisk syge skal betale gebyr for at få

med den psykiater som står for deres behandling altså svært psykisk

patienter jeg synes det der bliver sagt fra dansk folkepartis side her

klinger meget meget mærkeligt i mine ører vi vil gerne have en ordentlig drøftelse og jeg synes regeringens udspil det der står her er et fornuftigt og godt udspil for en videre drøftelse og

mest udsatte og sårbare og økonomisk trængte

det her lovforslag rammer fordi de

forklare og forsvare sig sådan er det her i folketingssalen vi er

nødt til at tage skeen i den anden hånd det fungerer ikke godt nok i forhold til integrationen og vi bliver nødt til at sende et klart signal om at man bliver nødt til at lære dansk også for at lette kontakten og dialogen

vores sundhedsvæsen men det er rigtig rigtig afgørende for socialdemokratiet at der er undtagelser fra den her regel og at de undtagelser skal rumme lige nøjagtig dem vi har mest lyst til at passe på fordi de har en helt særlig omsorgs

og der står i lovteksten her at det kan være

og der er givet svar på at det også gælder de terminale forløb altså der hvor patienterne er døende det er ikke færdigdiskuteret fru pernille schnoor jeg håber at alternativet vil deltage i den her konkrete og konstruktive drøftelse af hvordan

vi får værnet dem der er de svageste

spørgsmålet om sundhedsvæsenet skal bruges som et incitament til at lære dansk et andet spørgsmål jeg lige vil stille

påpeget

at man faktisk kan risikere at

kommer til at koste noget fordi der kan være nogle der bliver fejlbehandlet fejldiagnosticeret eller ikke

de bliver bedt om af deres læge anerkender

skal jo ikke vise sig at være kontraproduktiv vi har ting vi vil opnå

at støtte det her lovforslag det er en bedre integration og det ikke en ringere behandling i sundhedsvæsenet det er stadig væk den enkelte læge og sundhedsprofessionelle som tager imod patienten på nøjagtig samme måde som

kører fuldstændig det samme forløb igennem med behandling

ikke falder inden for en undtagelsesgruppe

engang er kommet hjem det er regelsættet sådan som lovgivningen her sætter det op det kan vi godt nikke til og sige er i orden fordi det her tjener et stort formål i forhold at få vores samfund til at hænge bedre sammen

at god integration forudsætter at man kan tale dansk og vi er også helt med på at det skal vi stille krav om man kan det kan langt langt de fleste også efter at de har været i danmark i tre år men så

at det vil socialdemokratiet arbejde med og kæmpe for i den videre behandling

en meget meget svag gruppe der er tilbage hvis man ikke kan dansk efter tre år

antagelse fra det radikale venstres side og hvis jeg skal begive mig

skal jeg også begynde at antage en hel masse det klæder ikke mig

ikke har en sygdom

svaghed eller en sårbarhed

deres liv skulle være

simpelt hen ikke for jeg synes jo lige nøjagtig at undtagelserne er med til at pille de grupper ud vi med forudsigelighed kan sige

så mit svar skal være der er nok nogle der ikke har følt at incitamentet var stærkt nok

måske brugt deres tid på noget andet i danmark

og dermed give sig selv muligheden for

er meget afhængige af hinanden vi lever i et samfund hvor kommunikation udgør

et land uden

danskundervisning til rådighed

så der er jo mennesker

at lære dansk uanset om de har en psykisk sygdom eller hvad det nu ellers kan være

skrive efter retskrivningsordbogen

skrive eller læse men han kunne både gøre sig forståelig på tysk engelsk svensk og dansk

måde man lærer det på vi lever i et samfund hvor det selvfølgelig er vigtigt at man kan gøre sig forståelig

hundrede og to og tyve million

i være endnu større

at de her penge blev brugt til behandling af mennesker fremfor til tolkning for mennesker som ikke ønsker at lære dansk

vi ved at alle kommuner tilbyder sprogundervisning vi ved at der er rigtig mange der ikke møder

har den samme interesse i at være en del af det danske samfund på samme måde

at respektere den lovgivning som der er

teletolkning som vi blev enige om for otte ti år siden man skulle bruge

man ikke gjort brug af fuldt ud der er stadig mange steder på sygehuse eller hos praktiserende læger

som kunne gøre det hele lidt billigere

eller fordi de var af en anden

som der bliver sagt her i forslaget

en del af det her samfund skal du altså lære dansk

nu er et flertal men som jeg

vi kan undtage de fleste

det er ét spørgsmål et andet spørgsmål

tolken kan tolke hvilke forudsætninger hvilke redskaber har lægen til at foretage den vurdering

tilsynssager hvis man laver en forkert behandling stiller en forkert diagnose fordi man traf en forkert beslutning om tolkens kompetencer eller behov

sker fejl i sundhedsvæsenet og det vil der også ske på grund af sprogvanskeligheder det der allerede nu på

og så viser det sig at det er tyve forskellige ting

det er i danmark vi laver nogle retningslinjer og nogle love

man også lærer og forstår det danske sprog

der skal være nogen undtagelser

spurgte til før hvordan står

beslutning om om der skal bruges tolk som skal vurdere om tolken er god nok hvis han eller hun træffer

og det var

nogen undtagelser det har jeg ikke sagt men vi ønsker at arbejde med de her undtagelser så vi sikrer at det ikke betyder at alle kan

af stress depression skizofreni eller

kommer man fra lande hvor der er krig eller hvor man lever i familier hvor æresdrab er noget man oplever

at fortælle hvor lille den her

en årlig konsekvens på knap to

allerhøjeste grad

symbolpolitik end det handler om

at man siger jamen nu vil vi gerne være med til at lave egenbetaling for tolkebistand men vi får

ikke helt sikker på

danmark bevidst bryder handicapkonventionen for at få

her med høringssvaret fra københavns universitets sundhedsvidenskabelige fakultet

vedrørende for eksempel kroppens anatomi indre organer

medicinbivirkninger og sundhedsvæsenets indretning som er vigtige for

foretage en korrekt medicinindtagelse

give informeret samtykke hvordan

termer er på latin jeg tror der er rigtig mange

latin så det er lige svært for alle i danmark

endnu sværere hvis man kommer med et helt andet sprog og så skal forstå

det medicinske fakultet på københavns universitet skriver i deres høringssvar at fordi lægerne nu ikke længere kan

det udrednings og behandlingsansvar som som de har de siger at

det kan være svært at leve op til lægeløftet hvor der står at lægen efter bedste skøn skal anvende sine kundskaber med flid og til samfundets og sine medmenneskers gavn og

love og rettigheder på forskellige måder

kommentere det ordføreren sagde i starten

når danskere har svært ved at forstå de latinske betegnelser så vil

lidt lettere ved specielt hvis de kommer fra italien

ikke kunne kommunikere med på grund af sproglige barrierer

og i øvrigt også med rigtig mange høringsparter

der får besvær med at forstå eller forklare

store problemer med kvaliteten af tolkningen som vi

vores sundhedsudvalg for ganske kort tid siden

at det

kun hvis man over femten år og i specielle situationer og hvis lægen vil og så videre

have gjort for tredive år siden

kunne engelsk eller amerikansk så lever vi med et parallelsamfund

jo er et skoleeksempel på

man kunne gå til lægen uden at skulle modtage tolkebistand

og behandlinger af høj kvalitet i vores sundhedsvæsen

ændrer på reglerne til betaling af tolkning er det et udtryk for en klar politisk prioritering af fællesskabets penge

det bliver blot for egen regning og ikke en udgift for det offentlige

og ikke er blevet mødt med krav om at lære vores sprog som jo er afgørende for at man kan begå sig for nylig kunne vi i berlingske tidende læse beretninger fra en overlæge på indvandrermedicinsk klinik i hvidovre annemette mygh

til fyrre år afgjort ikke i orden for skal man kunne bidrage til vores fælles velfærd hvis man som minimum ikke kan tale vores sprog

som de jo skulle have de formår ikke selv at tage ansvar for deres egen behandling

komplet afskåret fra det danske samfund og det går ud over både sundhed og velvære det er helt grotesk

danske samfund

procent af danmarks befolkning ikkevestlig baggrund en dramatisk udvikling på relativt få år

procent af befolkningen ikkevestlig baggrund og det passer meget godt med det billede jeg har min barndomsskole stigningen er en ting den reelle udfordring opstår

men i stedet diskvalificerer sig

de bosætter sig i ghettoer

jeg ønsker at mine børn og mine børnebørn

hvor flere bidrager til den fælles velfærd

værner om de danske værdier som for eksempel ligestilling mellem kønnene ret til lige uddannelse

hvor livet for nogle gruppers vedkommende leves parallelt i små lukkede enklaver

og med en parabol i vindueskarmen

det er fortsat op til lægen at vurdere om der er brug for tolkebistand

mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne som af den ene eller den anden grund ikke er i stand til at tilegne sig eller oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber

er en vigtig pointe for mig jeg har tidligere besøgt psykiatrien i aarhus og deltaget i lægekonsultationer med mennesker som er kommet hertil fra blandt andet syrien

mange er ramt af ptsd og enhver kan sige sig selv at er en næsten umenneskelig opgave at skulle lære et helt nyt sprog når man i forvejen har store udfordringer med for eksempel at udtrykke sig på sit eget modersmål blandt andet på grund af traumer eller i det hele taget bare at holde sammen på sig selv de mennesker er set fra min stol

på mennesker som også i fremtiden skal have ret til betalt tolkebistand venstre kan støtte lovforslaget som fremlagt

ordføreren om ordføreren er enig i at kommunikationen mellem patienten og sundhedspersonalet er helt afgørende for

sig gøre at stille den rigtige diagnose lave den rigtige behandling fortælle hvordan man skal anvende sin medicin

i yderste konsekvens hvis man har en mangelfuld kommunikation

at man fejlbehandler at man laver skader

have

politisk prioritering af den måde som vi skal anvende fællesskabets midler på og mit udgangspunkt er

i tre år eller mere har haft mulighed for at lære

han eller hun har med patienten

en bunke af høringssvar som

advarer kraftigt imod det lovforslag som regeringen har fremlagt her så siger

det her handler om at prioritere samfundets økonomiske ressourcer

hos de praktiserende læger samlet set

til til det danske samfund

skal man bo i danmark er der nogle helt basale

jeg sagtens man kan sige som jeg også sagde i min

så kan vi godt forvente og stille det krav at så kan man klare en lægekonsultation

vi siger bare at hvis man efter tre år

ordfører mener jo så at sundhedsvæsenet skal bruges som incitament til

komme til at betyde at patienter som har behov for lægehjælp ender

med ikke at opsøge den fordi de ikke har råd til at betale for en tolk en anden konsekvens er

det er jo ikke hensigtsmæssigt der

med det her tema hvor man understreger at det på længere sigt

farligt og det kan også blive en udgift for sundhedsvæsenet hvis vi gør det her anerkender ordføreren de

at nogen retten til tolkebistand jeg forstår

omkring at nogle ikke får tolkebistand for det er jo lægen der skal afgøre

om der er brug for en tolk eller om der ikke er tolk det ligger ligesom i det informerede samtykke

lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse hvordan har ordføreren det med at det her

det hele starter det skal en læge jo sikre uanset

så alligevel kan være undtaget fra det her lovforslag lige fra

havde til gengæld nærmest ikke undtog nogen som helst

eller psykisk funktionsevne

tilegne sig anvende

skal man have mulighed for at få en betalt tolk nu nævnte jeg selv her at jeg havde besøgt psykiatrien i

en reel mulighed for at tilegne sig sproglige kompetencer

sige at der var nogle af de patienter som jeg mødte der

også hører til de svageste borgere

borgere i samfundet og når man sådan indfører en ny form for brugerbetaling i det ellers gratis sundhedsvæsen som vi har haft indtil nu

at vi risikerer at borgerne vælger tolken

dårlige tolke som overtager tolkningen også til skade for patienten hvad tænker ordføreren om det

bruges som tolke for deres forældre

afgørende for os i venstre og så er jeg ikke enig i den slutning som sfs ordfører her lægger frem at det er de svageste og de fattigste det som det her

lovforslag sigter mod er dem som ikke har tilegnet sig danske sprogkundskaber og jeg har ikke set nogen dokumentation for at det per definition er folk der er særlig svage eller har en særlig økonomisk udfordring jeg konstaterer at

at det er helt rimeligt at sige at så må man selv betale for tolken

enhedslisten værsgo

de mennesker som har været i danmark i mere end tre år og som ikke

mestrer det danske sprog vil øge uligheden i sundheden og det vil gå hårdt ud over nogle af samfundets mest sårbare mest udsatte dem med de færreste ressourcer dem med den dårligste økonomi og dem som er mest syge det er navnlig kvinder med indvandrerbaggrund traumatiserede flygtninge og torturofre som i særlig grad vil

har brug for lægehjælp som i særlig grad vil blive

regeringen siger de vil lave undtagelser for mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser men hvordan er det man

det er jo blandt andet ved at man kan bruge det danske sundhedsvæsen det giver ingen mening

princip i dansk sundhedspolitik

og gratis at få behandling på sygehuset

en måde hvor det er nogle af de mest sårbare som bliver pålagt udgifter ved at søge hjælp det er trist og ikke mindst er det trist

tale om principper der er også tale om alvorlige konsekvenser for den gruppe som bliver

det vil føre til at sygdommen bliver forværret tilstande som kunne have været behandlet planlagt eller som kunne

fuldstændig tosset prioritering efter min mening

når en læge eller en sundhedsperson står i en situation hvor det kan være den eneste mulighed for at gennemføre en

siger det sig selv at der vil være et pres

og sundhedspersoner vil blive sat i ubehagelige situationer

det har brug for en tolk lægen skal også vurdere om tolken er god nok selv om det foregår på et sprog som lægen ikke kender

hvor han eller hun ikke har nogen forudsætninger kan det føre til fejlmedicinering forkerte diagnoser og skader og lægen vil

hvad skal lægen gøre i den situation det er der ikke noget svar på

bekræftet her i dag til gengæld er

fra patientorganisationer

få folketinget på bedre tanker den eneste begrundelse vi

gøre begrundelsen

ekstremt vanskeligt at fungere

i nogle tilfælde lykkes det ikke

kan der være gode grunde til man kan være traumatiseret på en så voldsom måde at man ikke er i stand til at lære nyt man kan komme med ingen eller meget meget ringe skolegang uanset hvad

tilbage i to tusind og elleve et

massivt bureaukrati for regionerne for sundhedspersonerne for almen praksis

til at der

de borgerlige partier og socialdemokraterne nu vil trække ned over sundhedsvæsenet igen det betyder at vigtig tid for sundhedspersonerne skal gå med at søge dispensationer og undtagelser at undersøge hvem

med det som er kerneopgaven i sundhedsvæsenet nemlig at stille diagnoser behandle yde pleje og omsorg i lovforslagets indledning hedder det kommunikationen mellem patient og sundhedsperson er afgørende for at opnå den bedst mulige patientbehandling og manglende eller mangelfuld kommunikation kan i yderste konsekvens være medvirkende årsag til forkerte diagnoser og fejlbehandlinger

og har været bosat i danmark i mere end tre år liberal alliance mener at det er helt rimeligt at man selv må betale regningen for at man har undladt at lære dansk det er helt skævt at lade skatteyderne samle regningen op

for at kunne begå sig i danmark men det er

fritager folk for brugerbetaling hvis de har en så nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

og jeg skulle hilse fra de konservative og sige at det gør de også

en ældreminister som primært har indført bureaukrati

nu citerer jeg bare region syddanmark

en liste med otte punkter med forskellige

tid fra sundhedspersonalets arbejde som det her forslag vil medføre

som ordføreren også selv siger ind for mindre bureaukrati hele tiden og det arbejder vi for med hensyn til ældreområdet vil jeg ikke definere det arbejde der er lavet der som ekstra bureaukrati men sund fornuft

med hensyn til lovforslaget her er det muligt at der bliver noget ekstra bureaukrati

der har vi altså så vurderet at der i den her sammenhæng er nødt til

områder i forbindelse med integration vi har et ekstremt problem i forbindelse med integration og der har vi været med til at lave nogle tiltag som ikke er særlig liberale og som vi ikke er så glade for

regionerne og omkostningerne vil på ingen måde stå mål med

indtjening på forslaget det er sådan regionerne skriver

at ordning søge dispensationer

værdifuld tid

at reducere bureaukratiet i den offentlige sektor

vurderet at det er formålstjenligt at

et lovforslag som ifølge regeringen blandt andet er fremsat fordi det er afgørende at

til gavn for den enkelte og for samfundet som helhed sundhedsvæsenet bruges altså her som

motiveret til at lære at

bærende og helt afgørende princip i den danske sundhedslovgivning

og § seksten siger at information skal gives løbende og give en forståelig fremstilling af sygdommen undersøgelsen og den påtænkte behandling

vi mener det er forsvarligt at sundhedsvæsenet skal bruges som incitament til at lære dansk

vi mener at lovforslaget strider mod helt grundlæggende principper

vederlagsfri tolkebistand er der en risiko for at patienter der har

ikke får det samme sundhedstilbud som andre

trængte og sårbare er traumatiserede og de kan ende med slet ikke at møde op til behandling kommunikationen mellem patienten og sundhedspersonen er afgørende for at opnå den bedst mulige patientbehandling af os danskere hvis kommunikationen ikke fungerer kan det være årsag til forkerte diagnoser og fejlbehandlinger et eksempel på hvor slemt det

i medierne sidste efterår en congolesisk familie blev indlagt med symptomer på forgiftning og på ulykkelig vis kostede forgiftningen to af deres børn livet familien oplevede flere gange ikke at få tolkebistand vi har som sagt set rigtig mange høringssvar

vi har i høringssvaret fra københavns universitets sundhedsvidenskabelige fakultet kunnet læse at de skriver at det faktisk også er et problem i forhold til at den enkelte læge kan leve op til sit lægeløfte hvori

kundskaber med flid og omhu til samfundets og

bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse det

fagpersoner der har afgivet høringssvar om vil kunne lade sig gøre hvis vi

det hvis alle kunne lære

kom til lægen det ville gøre kommunikationen meget lettere men vi ønsker simpelt hen ikke at sige ja til et lovforslag hvor ønsket om at

form for straf som motivation vi mener det er et lovforslag der

og som kan få konsekvenser for patienters retssikkerhed og for patientsikkerheden

derfor siger alternativet et stort nej til l

vi lytte til fru marlene borst hansen

er organisationer

danske patienter lægeforeningen danske regioner det etiske råd

institut for menneskerettigheder og en masse masse andre der alle sammen

vildt kritiske og bekymrede over det her lovforslag og det er vi også i radikale venstre tolkenes funktion er altafgørende når patienten skal fortælle lægen eller sygeplejersken hvordan han eller hun

og hvordan symptomerne er tolken er ligeledes altafgørende når lægen skal forstå patientens situation

nå ja siger regeringspartiordførerne og dansk folkeparti og nu åbenbart også socialdemokratiet men man kan da forvente at alle

skal man lære sproget

de fleste også efter tre år men vi må da

og sundhed hvis de nu ikke gør eller

i forhold til politisk positionering

at man i lovforslaget skriver og jeg citerer

tolkebistand af økonomiske årsager jo det kan man jo godt hvis man helt lader være med at komme

udlændinges integration i det danske samfund og gode danske sprogkundskaber har selvfølgelig

for god integration

man lægger hindringer i vejen for at opnå den bedst mulige sundhed blandt indvandrerne ja så risikerer man at modarbejde integrationen og det her lovforslag bryder med den danske tradition om at alle uanset pengepung og uddannelsesniveau har lige adgang til sundhedsvæsenet vi synes det er virkelig ærgerligt at socialdemokraterne har valgt at ændre sin linje i spørgsmålet om egenbetaling for tolkebistand radikale venstre stemmer

til enhver tid bekæmpe ulighed i sundhed det betyder også at vi ikke stemmer

som vil øge uligheden det er tilfældet med det

kommunikationen er afgørende for patientsikkerheden den læge som ikke kan kommunikere med patienten risikerer

og det kan naturligvis være fatalt

at jeg også mener at nye borgere som gerne vil bo i danmark også skal lære dansk hvis der overhovedet er mulighed

at så skadet at det ikke er muligt at tilegne sig et nyt sprog i andre tilfælde handler det bare om at det er for svært i langt de fleste tilfælde går det heldigvis fint men uanset årsagen til at man ikke får lært sproget i løbet af

af mindre kompetente tolke eller i værste fald af familiemedlemmer som er

tolke korrekt det ved vi desværre tidligere bitre erfaringer det er en formildende omstændighed

også stiller krav til de professionelle tolke i fremtiden

kunne netop berette om hvor fatalt det er når man ikke kan kommunikere ordentligt ud over at risikoen for fejlbehandling

forsinker den svære kommunikation også lægerne i deres arbejde

de svageste patienter som altså ikke lige får lært sproget

ikke får gavn af de certificerede tolke

derfor opfordre regeringen til at genoverveje det her forslag

lægernes arbejde unødigt sf er helt i tråd med de mange som er særdeles kritiske i forhold til det her forslag

nemlig sundhedsministeren værsgo

for modtagelsen af lovforslaget

på det her område i forhold til hvad man kan gøre og hvad man kan stille af krav når det handler om at sikre at folk der kommer hertil

million kroner det er rigtig mange penge

tolkebistand til udlændinge der har haft bopæl i danmark i flere år vi må kunne

efter tre års bopæl i landet

regeringens opfattelse at det er helt rimeligt at der stilles krav om betaling i af gebyr på samme måde som

lande vi normalt sammenligner os med det kan for eksempel være holland og tyskland

at tage nogle lige syd for den danske grænse

for vores samfund som helhed

til rigtig meget i vores samfund

det danske samfund og her spiller evnen til at tale dansk en stor rolle for regeringen er det derfor afgørende at incitamentet til at lære dansk også øges for udlændinge der bosætter sig danmark

vi også er klare omkring de forventninger

indføres desuden også krav om fuld egenbetaling for tolkebistand ydet til personer der ikke ønsker at benytte den tolk som sundhedsvæsenet

person med en anden religion skal tolke der mener vi det er helt rimeligt

selv skal kunne vælge om den tolk man får

dermed på ingen måde retten til tolkebistand og regionerne vil også fremover være ansvarlig for at stille tolkebistand til rådighed for dem der har brug for det i forbindelse med behandling nogle af dem vil så selv skulle betale

være lægen der vurderer om der er

en samtale med patienten og

i landet

regeringens side at der findes personer som for eksempel på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

derfor indeholder lovforslaget også en hjemmel til at udstede regler om at vi

have undtagelser på de områder det betyder

set at der ligesom da ordningen fandtes

to tusind og elleve hvor den tidligere vk regering sammen med folkeparti indførte en lignende ordning vil blive fastsat regler der undtager børn og forældre i forbindelse med et barns sygdom fra at skulle betale et gebyr

to tusind og og elleve på den måde synes jeg

når jeg læser høringssvarene har været meget

at der selvsagt vil være undtagelser på området

vi lavede med dansk folkeparti i forbindelse med finansloven for to tusind og atten hvor vi jo

en certificeringsordning for fremmedsprogstolke inden for sundhedsvæsenet sådan at vi sikrer at tolke der er certificerede også vil få testet deres kvalifikationer der vil blive stillet krav

viden om tolkeetik og deres forståelse for og kendskab til sundhedsvæsenet

en swahilitolk der kun kunne få ord swahili ved man også hvorfor det er vigtigt at vi netop ser dagens lovforslag i sammenhæng med de øvrige aftaler regeringen indgik med dansk folkeparti i forbindelse med

sikre mere kvalitet for de mange millioner kroner vi hvert år bruger på tolkebistand

akuttolkecenter som der er afsat penge til

understøtter at regionerne begynder at anvende videotolkning på landets sygehuse via det nationale videoknudepunkt det følger

den tidligere vk regering og dansk folkepartis aftaler

elleve hundrede og ni så vil man desværre kunne se den store variation der er landet over i forhold til om man bruger videotolkning og dermed også kigger på om man kan reducere omkostningerne ved tolkning i sundhedsvæsenet fordi man så ikke er afhængig af at en tolk skal køre frem og tilbage man er ikke afhængig af at man ikke kan lave optimal bookning af tiderne

på en helt anden måde sådan set afkoblet tid og sted i forhold til at man heller ikke har behov for at bestille tid på forhånd fordi man hurtigt kan koble op

at sikre tolkningen i vores sundhedsvæsen og også sikre at vi bruger vores ressourcer

at vi får udbredt videotolkning på landets sygehuse og i landets almene praksisser jeg synes ikke det er tilfredsstillende og jeg er nødt til at sige at regionerne på ingen måde har udnyttet de muligheder der er på området og hvor der er investeret i udstyr jeg synes jo sådan set at når man ser på fordelingen af brugen af videotolkning i regionerne så er region syddanmark et meget godt eksempel på at det kan lade sig gøre at øge brugen af videotolkning

der i høj grad er store fordele ved videotolkning i forhold til

er noget af det vi også gerne skubber på med finansloven og som jeg synes er

nævne fordi det her også skal ses i sammenhæng

i dag i forhold til netop

sikre at der i den akutte situation kan tændes for et videotolkningslink

hvad hvis man så ikke ved at patienten har behov for en tolk så har man jo ikke bestilt det i forvejen

ja det kan man løse teknologisk på en anden måde end vi gør

af den finanslovsaftale regeringen og dansk folkeparti

videotolkning jeg håber på at lovforslaget får en god udvalgsbehandling

at have en forventning om at folk der kommer hertil lærer det danske sprog og at

at vurdere om en patient har brug for en tolk

at høre ministeren svare de mange sundhedspersoner

jeg kan gennemføre den her konsultation jeg skal gennemføre

at min patient ikke har råd til at betale og vil udeblive fra en vigtig konsultation

eller som sygeplejerske eller som

derfor skal man jo som sundhedsperson

med sin patient som der er behov for

via en teknologisk løsning med blandt andet videotolkning sikre at man ikke hver gang skal tage stilling

på forhånd men at man kan koble op til et akut fælles regionalt videotolkningscenter og på den måde bruge de knudepunkter der er

den teknologiske løsning skal være med til at understøtte

sundhedspersonen der skal vurdere om man kan føre en kvalificeret samtale og dermed også få et informeret samtykke uden eller med brug

det regionen der efterfølgende skal opkræve og afregne med den enkelte person hvis vedkommende har haft bopæl i landet i

en patient et gebyr vel vidende at

til at patienten udebliver

og som dermed kan føre til at

ikke vil møde op til en nødvendig

det skal regionerne derfor skal sundhedspersonerne gøre fuldstændig ligesom de gør i dag sikre en god kvalitativ patientbehandling hvad enten det foregår inde på sygehusene

fuldstændig ikkefungerende sundhedsvæsen altså tag tyskland

tag frankrig hvor tolkebistanden nogle gange ydes telefonisk af tolke fra almennyttige organisationer tag italien

vi kan også tage nogle af de østeuropæiske lande kroatien og så videre derfor mener

er der jo rigtig mange sundhedsfaglige personer og organisationer

påpeger at det her lovforslag er problematisk for eksempel

påpeger københavns universitets sundhedsvidenskabelige fakultet at

sådan at at læger

udrednings og behandlingsansvar og at de også kan komme til i visse tilfælde at have svært ved at leve op til deres lægeløfte om at at de skal

bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som

ministeren at

spørgsmålet om om jeg anerkender at der ligger de der høringssvar at ja det anerkender jeg da til fulde det ændrer ikke på at regeringen synes det er ret og rimeligt at man efter tre år i

vi taler om fejlslagen integration gennem årtier

og

hvis man har boet her i årtier og stadig væk ikke kan det danske sprog ikke kan hjælpe sine

tage en almindelig samtale i vores samfund og det her lovforslag handler jo om meget mere og andet end spørgsmålet om det sundhedsfaglige som ordføreren siger det handler om

det er for et samfund vi vil have fremadrettet i forhold til om vi vil stille krav om at man

lærer dansk hvis man bosætter sig i danmark

i høringssvaret altså at der er nogle sundhedspersoner som er nervøse for

bekymrede for om de kan leve op

lægefaglige forpligtelser det er den ene ting som jeg gerne vil høre om ministeren hvad

den anden ting er er det sundhedsministeren der skal sørge for at folk kan sidde derhjemme og hjælpe

via sundhedsvæsenet altså

som instrument til at få nogle til

ikke den tankegang der kan være

ved at sundhedspersonen skal koncentrere sig om den sundhedsfaglige opgave og tage sig af behandlingen af personen og hvis lægen sygeplejersken andre sundhedspersoner vurderer at der skal en tolk til for at tilvejebringe en tilfredsstillende kommunikation

sundhedsperson der skal tage en snak om betalingikke betaling med den enkelte

for den relation skal lægen ikke have i forhold til spørgsmålet

om om sundhedspersonen skal stå i det dilemma det er administrationen i regionen der skal tilvejebringe den opkrævning af egenbetaling efterfølgende så grundlæggende

en regering der ønsker en bedre integration i danmark og hvis vi skal have

ikke noget at man kun har fokus på et enkelt område så skal vi styrke vores krav og forventninger til folk der kommer hertil

samfundet i forhold til at skabe et stærkere samfund hvor den enkelte også bliver bedre integreret og har mulighed for at begå

at lovforslaget henvises til sundheds og ældreudvalget hvis ingen gør indsigelse

jeg det som vedtaget det er

syge som følge af at de har været udsat for asbest vel at mærke personer der ikke selv har arbejdet med asbesten

har boet i samme hus været familiemedlemmer været ægtefæller til personer som har bragt asbeststøvet med hjem og som har givet de desværre helt særlige sygdomme

det er lungehindekræft som den store sygdom men det drejer sig også om bughindekræft og testikelhindekræft

vi blevet enige om en lovgivning vi er blevet enige om en godtgørelsesordning og den ligger nu placeret i finansloven det er det der er udfordringen og det er årsagen til at vi nu har et lovforslag her som skal skabe en helt særskilt lov for lige nøjagtig den her godtgørelsesordning

det er det rigtige at gøre man ændrer ikke noget

til vilkårene for at opnå godtgørelsen det drejer sig alene om at få placeret den her godtgørelse det rigtige sted rent lovgivningsmæssigt derfor er vi fra socialdemokratisk side glade her lovforslag for vi har hele vejen igennem kæmpet de her patienters sag sammen med gode kolleger her i folketinget jeg skal sige fra både det radikale venstre men også fra sf at de også støtter lovforslaget som det er fremsat her

tilhørere der ikke helt ved hvad det i det

et byggemateriale som man brugte på grund af dets gode egenskaber i byggerier

fiberstruktur var farligt at indånde

materiale som satte sig i lungerne og som har været med til at folk udviklede hvad

asbestose og man forbød det engang i

det er jo fordi mange af

i tæt kontakt med asbest

var rigtig mange der pådrog sig lungehindekræft og andre former for kræft

mange år efter fandt ud af at nogle af

gift med nu var det vist kun mænd der arbejdede på fabrikken dengang det var dengang det var moderne at det var mændene der arbejdede

samme sygdom fordi de havde med tøjet at gøre rystede det og støvet blev indåndet og på den måde

pådrog de sig også den her lungehindekræft

at der var andre pårørende til de her asbestofre som ikke kunne få

en lille håndsrækning til nogle mennesker der har fået en alvorlig sygdom man kan sige at selve forslaget

vokse op blandt nogle forældre og tro at man er sund og rask men tyve

får man pludselig en sygdom på grund af ens fars arbejde

mennesker der får glæde af det her og ser det som et lille

til andenhåndseksponerede asbestofre den ordning besluttede vi med satspuljen for to tusind og atten til en og tyve at udvide

folketingssalen med lovforslaget her sikrer vi at adgangen til at søge om erstatning bliver reguleret i en særskilt lov

årsag til forskellige former for kræft en af de kræftformer er lungehindekræft

statistikken viser

at diagnosen er stillet vil halvtreds procent af patienterne være afgået ved

at eksponeringen af asbest

tidligere har arbejdet med asbest der er blevet diagnosticeret med asbestudløst kræft men også for eksempel ægtefæller

asbest kan blive ramt andenhåndseksponering kan blandt andet ske hvis en ægtefælle ryster dagens arbejdstøj for støv inden det lægges i vaskemaskinen og det er netop derfor at

indirekte berøring med asbest skal kunne søge erstatning hvis de bliver syge af asbestudløst kræft lovforslaget som vi behandler i dag ændrer ikke på de nuværende forudsætninger for at søge erstatning lovforslaget sikrer blot at der kommer en klar hjemmel at søge ud fra

asbest ved andenhånd som man siger altså ikke

at gøre men dem der via tøjvask eller

også kan søge erstatning

med i aftalen som kommer fra satspuljen og det skyldes at vi slet ikke indgår i satspuljen satspuljen er jo finansieret ved at man hvert år undlader at regulere folkepensionen førtidspensionen og andre overførselsindkomster i takt med resten af samfundets velstandsudvikling det vil altså sige at de mennesker som er

alle andre vi synes ikke det er en rimelig måde at finansiere vores socialpolitik på det burde være os alle sammen som er med til at betale for den socialpolitik vi har det er altså årsagen til at vi ikke

i hvert fald indtil videre en tidsbegrænsning på at det kun er muligt at få udbetalt erstatning frem til og med

og fem og tyve men vi ved at

er udløst af asbest

der kan gå rigtig mange år fra man har været i kontakt med asbest til man udvikler sygdommen der gå op til tres år men det skyldes jo også at

man sige overordnet sammenhæng nemlig

mennesker som bliver syge

at fjerne asbest

korrekt vi mener det vil være

andenhåndseksponerede asbestofre får den fornødne adgang til at

vi for alvor fandt ud af hvor skadeligt et produkt vi havde med at gøre altså asbest

der heldigvis sket meget både tilsynet og loven på området er i dag skærpet betydeligt det er i dag ulovligt både at anvende og at pille materialer af asbest ned selv for vi er blevet klogere på de sygdomsfarer der følger med materialet derfor er

at lovgive om den godtgørelse der bør være mulig at modtage for de personer der er ramt af følgesygdommen lungehindekræft som opstår ved indånding af asbestens støv

udviklingen af sygdommen kan tage op til tredive til fyrre år og derfor

skal vi sørge for at de mennesker der nu mange år senere rammes af kræft får en godtgørelse derfor er vi glade for at være med i den satspuljeaftale hvor

finansierer den her godtgørelsesordning og derfor er vi også for l tohundrede

fra henholdsvis to tusind og femten og to tusind og sytten og sikrer at personer der har

udviklet asbestudløst kræft efter andenhåndseksponering med asbest har ret godtgørelse efter nærmere fastsatte vilkår

en ordning der har været gældende siden første januar

at kvinder blev andenhåndseksponeret

asbestfibre når de eksempelvis vaskede deres mænds arbejdstøj og på den måde fik asbestudløst lungehindekræft efterfølgende har det så vist sig at

søskende til personer der har været direkte erhvervsmæssig eksponeret for asbestfibre også har udviklet kræft som følge af indirekte eksponering det kan være børn og søskende i husstanden og vi har også

set at der ikke kun var tale om asbestudløst kræft i lungehinden men også i bughinden og i testikelhinden derfor

valgte vi politisk at udvide ordningen med virkning fra den sjette oktober to tusind og sytten og derfor er det her lovforslag sådan set et lovforslag der sikrer at ordningen også vil være gældende til og med

og fem og tyve og af hensyn til de potentielle ansøgere komme til at hvile på et særskilt lovgrundlag hensigten med lovforslaget er ikke at ændre vilkårene for at opnå godtgørelse efter den allerede gældende ordning det er

sikre at vi har en ordentlig ramme for de udbetalinger af godtgørelse

finder sted jeg står selvfølgelig til rådighed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

at beslutningsforslag som jo giver os en anledning til

på dagsordenen også her i folketingssalen

indsatsen for mennesker med psykiske lidelser står højt på regeringens dagsorden og derfor vil jeg egentlig også gerne gentage det jeg slog fast her i salen

og i forbindelse med forespørgselsdebatten tilbage i december måned sidste år

dansk folkeparti i december sidste år i forbindelse med vedtagelsen

f4 blev enige om at udarbejde en samlet plan for udviklingen af psykiatrien blandt andet på baggrund af den styringsgennemgang af psykiatrien kulegravningen

som vi iværksatte fra regeringens side tilbage i januar måned sidste år mennesker med psykiske lidelser skal lige så vel som mennesker med somatiske lidelser tilbydes en sammenhængende indsats af høj og ensartet kvalitet

præmis om et tæt samarbejde mellem den enkelte patient og lægen ved behandling med psykofarmaka sympatisk og jeg er også enig i at det gode samarbejde er afgørende når udtrapning af psykofarmaka

i at læger skal pålægges altid at udarbejde en ned og udtrapningsplan ved behandling med psykofarmaka og at man skal gøre det allerede når man iværksætter behandlingen ikke to patienter er ens heller ikke patienter med psykiatriske lidelser og derfor skal psykiatrien kunne tilbyde patienterne forskelligartede indsatser ikke ensrettede stive standardiserede løsninger som kommer til at føles som pligter når vidt forskellige mennesker med forskellige sygdomme

derfor handler det sådan set også om at have tillid til vores sundhedspersoner i forhold til at kunne lave den individuelle vurdering af

når man iværksætter behandlingen med psykofarmaka og hvornår er der behov for ligesom at se om der overhovedet er en effekt af behandlingen før man begynder at tale nedtrapningsplan og hvornår er der behov for at man løbende justerer

mellem patienten og sundhedspersonen regeringen kan ikke støtte

obligatorisk udtrapningsplan

mange gange ikke kender effekten af medicinen på den pågældende patient allerede inden

grundene også mere fagligt til at regeringen ikke ønsker at støtte beslutningsforslaget

ifølge sundhedsstyrelsen vil en obligatorisk udtrapningsplan udarbejdet allerede ved behandlingsstart ikke forbedre kvaliteten af et behandlingsforløb for eksempel er det sjældent muligt ved behandlingsstart

depression vil vare og dermed hvor lang tid behandlingen med psykofarmaka bør strække sig

som jeg også sagde før at behandlingen iværksættes efter de gældende retningslinjer og på

og at behandlingen også følges og

kan patienten som udgangspunkt allerede i dag til hver en tid kræve udtrapning af sin medicin kun patienter

sig uden de fornødne kompetencer til at gennemføre en konkret udtrapning har lægen mulighed for at henvise til eller konferere

for det tredje findes kravet

også allerede mange steder for eksempel ved indlæggelse af en patient på en psykiatrisk

planen skal også fungere som vejledning til patienten omkring formålet med indlæggelsen opholdet og behandlingen samt udsigterne til bedring

stillingtagen til en eventuel afslutning af behandlingen udtrapning af medicin og lignende

af sundhedsstyrelsens vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser fra to tusind og tretten

en plan for behandlingens forventede varighed kontrol og eventuel slutdato og derudover præciseres det at speciallægen efter tre og seks måneder samt derefter

rigide og kan bedre møde patienten der hvor patienten er

derfor finder jeg det heller ikke hensigtsmæssigt at patienter skal have en obligatorisk udtrapningsplan allerede når de starter

vil det optage tid for sundhedspersonerne og give besvær derude jeg ser det i stedet som en grundlæggende ret at alle patienter skal inddrages og høres

det nødvendige medicinske forløb med relevante justeringer undervejs beslutninger om patienten eller patientens behandling skal tages sammen med patienten

er til for patienterne og skal tage udgangspunkt i hvad der skaber værdi for patienten

derfor vi arbejder bredt set med vores sundhedsvæsen med pro data i forhold til netop at sikre at patienten kommer i centrum for behandlingen i langt højere grad end tilgangen måske har været tidligere for det fjerde

at udviklingen i forbruget af psykofarmaka heldigvis går

eksempelvis er antallet af børn der

til to tusind og seksten faldet med knap halvtreds procent

for voksne ses en tilsvarende udvikling hvor antallet af personer i behandling med psykofarmaka under et fra to tusind og ti til to tusind og seksten er faldet med ti procent svarende til at syvhundrede og enogfyrretusindtohundrede voksne patienter modtog det i to tusind og ti mod sekshundrede og syvogtredstusindfirehundrede i to tusind og seksten jeg synes

et øget fokus på brug af alternativer til psykofarmaka og også en bedre inddragelse af patienterne og at de her debatter vi har nogle gange sådan lidt kan tegne et forkert billede af hvad udviklingen egentlig er i psykiatrien og hvad det er for en dialog og virkelighed

er en stigende opmærksomhed fra lægernes side på at medicinsk behandling af psykiske lidelser ikke skal være førstevalg i de fleste tilfælde

det synes jeg er en positiv udvikling som vi også

og som vi skal skønne på og det er en udvikling som glæder mig

som princip laves en obligatorisk udtrapningsplan ved udskrivelse af psykofarmaka

anledning til at det skulle være et element der indgår i den samlede handlingsplan

er meget i tråd med den recovery tanke som i øvrigt

at det netop er ens egen deltagelse i behandlingen og håbet om at blive rask som er med til

få folk til at få det bedre

oplever manglende virkning af medicinen hvorfor

at der ligger en behandlingsplan men man ændrer jo i forvejen mange ting i en behandlingsplan det kan man jo hele tiden gøre alt efter hvordan det udvikler sig

med at starte med at sige nu får du noget medicin som skal hjælpe der lige nu og her men det skal du ikke have altid det er

jeg gerne ville have til at starte allerede

at man har lavet en en udtrapningsplan allerede når man giver det første gang altså jeg synes det bliver firkantet jeg synes det bliver en papirtiger som medarbejderne skal

kigger hinanden i øjnene og netop taler om håbet for at man er godt på den anden side af sit sygdomsforløb hellere hurtigere end langsommere

er ens sygdomsforløb ikke det samme for nogle kan det måske endda blive

ikke er trappet ud af medicinen at uha så må det være fordi det går dårligere end det skulle i stedet

anerkende at for nogle er det et mere langvarigt forløb hvor man skal have medicin og for andre er det et kortvarigt forløb hvor man jo skal kunne iværksætte en udtrapningsplan så relativt hurtigt hvis man kan se at der sker en ændring så

ikke et spørgsmål om at man ikke skal have en recovery tilgang

man i øvrigt lægger at man også skal trappes

få skrevet det ind som en en helt naturlig del af behandlingsplanen at nu sætter man noget i værk og at

bare lige høre sætter ministeren varigheden af en lidelse lig med varigheden af

de individer de er og med de forskelle der også er i deres sygdomsforløb desuagtet at de har den samme diagnose

set det der ligger i hele tilgangen nemlig at den skal være individuel

lavet en udtrapningsplan for alle patienter helt fra starten af har psykiateren har

den løbende dialog og jeg synes at udviklingen i forhold til også at inddrage patienterne mere herunder at bruge pro data

og tage hul på rækken af ordførere det er herre flemming møller mortensen

dermed ikke være sagt at jeg er enig med sf i deres fremsatte beslutningsforslag og det vil jeg naturligvis uddybe men en ting er i hvert fald sikkert og det er at der påhviler os et meget stort

med primært ressourcer men også politisk opbakning til psykiatrien for vi har udfordringer i psykiatrien både i den regionale behandlingspsykiatri men også ude i den kommunale del i landets otte og halvfems kommuner

beslutningsforslaget her fokuserer på det som vi i socialdemokratiet synes er de største problemer

egentlig lidt med det som sundhedsministeren allerede har sagt

den socialdemokratiske holdning til selve behandlingsprincipperne hviler naturligvis på at man skal gøre brug af de højeste faglige standarder og den bedste viden

og det er det primære og helt ufravigelige

at når man indleder en behandling så indleder

man har en læge

en specialpsykolog eller andre der indgår i drøftelsen med den psykiatriske patient om hvilke

hvilken forventet effekt

medicin der er mange der har bivirkninger af medicin

få taget den drøftelse med patienten fra starten af det er et ufravigeligt grundelement i det

have samtykke og oppebære tilliden

drøftelsen mellem den behandlende læge

at lave en obligatorisk udtrapningsplan tolker jeg det lidt som om der er en skepsis

brug af psykofarmaka den skepsis har

en fagligt velfunderet

tager stilling til en eventuel udtrapning eller et stop

en løbende vurdering der skal til

er rigtig mange der opstiller i handlingsplanerne hvornår man drøfte det igen og finde ud af om der har været den ønskede effekt eller om bivirkningerne er for store om der skal laves justeringer i

eventuelt skal trappe helt ud

man skal have det som er den bedste behandling og det er jo altså den der beror på en tæt drøftelse mellem patienten og den

frygt at hvis man får tingene gjort for rigide og

det er altså altid samarbejdet mellem patienten og det kan også

der munder ud i hvilken plan og hvilke justeringer

hvis man laver alt for for fastsatte

jeg siger at så tilsidesætter man måske lige nøjagtig den faglige refleksion der altid skal være og som vi aldrig må fratage den enkelte behandlingsansvarlige

vi er med på at sundhedsstyrelsen skal følge området tæt ministeren har været inde på det

og det beror jo også på tidligere politiske drøftelser

har med nogle produktgrupper at gøre

man finder ud af at bivirkningerne måske ligefrem får en anden karakter end det man troede

er et et område vi skal prioritere at pålægge en ny politisk ramme i forhold til de fagprofessionelle

vi er naturligvis med på at vi skal følge det meget tæt men vi synes ikke

dem har man så ikke brug for at blive afvænnet

både patienten og lægen

man ved skal erstattes af

en reel forståelse for hvad det er den medicinske behandling

det synes jeg er dybt fornuftigt men det ligger jo allerede

man sætter noget i værk fordi

adskillige måneder eller et halvt år inden man kan se om der har været

tillid mellem de to det kan give en god tryghed for patienten og så kan man lave nødvendige justeringer hvis der er behov for det men at kalde det en slutdato

mig

så vi får lejlighed til at debattere hvordan vi sikrer

at ordinere medicinen men også har fokus på at lave en plan der sikrer at man som borger ikke bliver medicinafhængig

medicin og jeg har været en af de største forkæmpere for at reducere medicinmængden og

henvendelser fra folk der siger nu har jeg fået min antidepressive medicin i nogle år og jeg vil ikke

folk afhængige af medicin

alkoholmisbrug

medicinafhængige der er blevet misbrugere

sammen og laver en beretning på det her område i det hele taget uanset om det handler om sygehusregi

der kan man godt genbruge nogle af de forslag der står i teksten som

der står jo at forslagsstillerne ønsker at der indføres et nyt princip i forbindelse med udskrivning af psykofarmaka

af medicin forslagsstillerne foreslår at der

en målrettet ned eller udtrapningsplan

ville yde en hjælp til de mennesker der virkelig har brug for at komme af med deres medicin de kæmper i dag

hjælp at hente det synes jeg faktisk er et

at skade sig selv der der må man få noget akutmedicin her og nu det kan være i et par dage at man får medicinen og så

jo ikke nødvendigt at gå ind og lave en plan det må være når

jeg ved at der er strammet op på lovgivningen og derfor

udskrivning af medicin

også rigtig mange henvendelser fra folk der er rigtig irriterede over

har vi strammet lovgivningen for meget den vej derfor synes jeg det er en rigtig fin og en rigtig vigtig debat vi tager

også bare høre om ordføreren allerede selv har gjort sig nogle tanker om

nogle tiltag man kunne

ikke er noget hjælp at hente hvis man gerne vil

gjort sig nogle tanker

nedtrappe eller komme ud af deres medicinforbrug men det er jo mange gange kun dem der har været i sygehusregi der er rigtig mange patienter der har været oppe hos deres almenpraktiserende læge eller

ligesom ikke kommer derud og jeg ønsker at det skal favne dem alle sammen der er mange der ikke kan få hjælp når de har været oppe hos deres almenpraktiserende læge og fået

hvis man har nældefeber

hvis man har en depression

kan en pille lindre et trist sind

med fysisk aktivitet sådan er det med mange sygdomme både fysiske og psykiske der kan være flere behandlingsmuligheder uanset om man vælger medicin eller et alternativ

at baggrund af dialogen med lægen og at man sammen finder ud af hvilken model om man så må sige der passer bedst til den sygdom man har og det menneske som man nu er nogle mennesker vil intuitivt have en alternativ løsning som første valg andre vil uden at blinke lige så intuitivt vælge en mere konventionel behandlingsform

vigtigt område medicinering i psykiatrien

psykofarmaka de seneste år for børn og unge er behandlingen med psykofarmaka faldet betydeligt fra to tusind og ti til to tusind og seksten

der starter i behandlingen med antidepressive midler og blandt de voksne er der også en positiv udvikling

tallene at der i samme periode altså fra to tusind og ti til to tusind og seksten er ti procent færre i behandling med psykofarmaka

i psykiatrien har båret frugt

og det er vigtigt at understrege at medicin ikke

ligesom det er vigtigt at understrege at medicinsk behandling

om en obligatorisk udtrapningsplan hver gang patient i psykiatrien får udskrevet psykofarmaka i venstre er vi helt enige i at der skal være et tæt samarbejde mellem læge og patient under hele behandlingen med psykofarmaka også når patienten begynder at trappe ud af medicinen vi mener imidlertid ikke at en obligatorisk udtrapningsplan er det rette værktøj hverken for patienter eller behandlere og det er

derfor mener vi i venstre at meget forsigtig med at sætte en slutdato på forløbet allerede fra

og jeg kan godt være bekymret for om en sådan plan snarere bidrager til unødigt bureaukrati i sundhedsvæsenet og måske endda spænder ben for at patienten får den rette behandling på det rette tidspunkt vi har jo i dag behandlingsplanen derimod er det afgørende at patienten bliver fulgt tæt under sit forløb og kender de muligheder der findes

og det er vigtigt at huske på at man altid som patient kan bede om at blive trappet ud af medicinen hvis man altså ikke lige er tvangsmedicineret ligesom det er helt naturligt at den behandlingsansvarlige læge tager snakken med patienten når man laver behandlingsplanen om hvordan forløbet skal være og hvad målet for behandlinen

at understrege at også medicinsk behandling følger et mindste middel princip

psykiatrien vi har siden regeringsskiftet

løftet sundhedsvæsenet med fire milliard kr og det er penge som er kommet både psykiatrien og somatikken til gode

som skal sikre at vi i langt højere grad får øje

og unge som af den ene eller den anden grund viser tegn på mistrivsel så vi kan give dem et hjælp

ønske fra sf at tilbyde gratis psykologhjælp til unge

den seneste satspuljeaftale prioriterede midler til gratis psykologhjælp til unge mellem atten og tyve år det er indsatser som giver meget mere mening for mig forebyggelse

på sigt sikre at færre bliver patienter i psykiatrien og dermed undgår at stifte bekendtskab med psykofarmaka sidst men ikke mindst

som sundhedsministeren arbejder på i øjeblikket vi har i venstre ambition om en bedre psykiatri

det udgangspunkt som forslagsstillerne taler for i bemærkningerne til beslutningsforslaget

i det enkelte menneske jeg skal hilse fra det konservative folkeparti og sige at

løser alle udfordringer i psykiatrien

del af af behandlingsplanen

kan man forvente at forløbet skal være

af bivirkninger jeg synes det vil være helt naturligt at lægen fortæller patienten

fordele og ulemper og der hører bivirkninger jo til men også at

behandlingsforløb skal være der synes jeg jo også det er helt naturligt at man i den forbindelse også tager snakken om hvordan

uden at man dog har sat en slutdato på for som jeg sagde i min ordførertale

psykiatriske behandlingsforløb ofte svære at

når nu det er så naturligt

at det også skal indgå som en obligatorisk del af den

hvad er fordele hvad er ulemper og hvad kan man forvente

deler sfs holdning om at det er helt centralt at den enkelte patient selv har muligheden for

at man kan få hjælp til at håndtere symptomerne i tilfælde af at man

der giver bivirkninger og at der selvfølgelig også skal være støtteforanstaltninger klar omkring patienten som kan hjælpe og understøtte patienten når man begynder sin udtrapning for mig hører det tæt sammen med det informerede samtykke at der på tilsvarende vis også

i alle tilfælde skal laves som en obligatorisk

sammenhæng med at patienten rent faktisk efterspørger det man kunne overveje om man skulle indføre et krav til at man skulle følge op efter noget tid hvis det

psykofarmaka at man skal i lang tid

jeg er også enig med sf i som der står i bemærkningerne og som vi også

og på andre former for behandling for eksempel psykoterapeutisk

lidt på samme linje som dansk folkepartis ordfører

som er god men jeg er ikke sikker på at det er det rigtige at indføre en obligatorisk udtrapningsplan der er også

de patienter som er blevet afhængige af smertestillende medicin der er også andre medicintyper man bliver

stilling til hvordan den misbrugsbehandling reelt fungerer det er mit indtryk at

forskellig tilgang nogle steder rapporterer folk for eksempel om tvungen udtrapning

så jeg vil sige at vi er positive

indføre en obligatorisk plan

hvis ordfører er til forhandlinger på samme tid

deltage i et samarbejde om problemstillingen men hun synes at problemstillingen

her beslutningsforslag hun synes det vil være en god idé at

en beretning så med det korte resumé af de radikales holdning

som en del af det informerede samtykke og det

kan leve uden altså de tror

anden ting er i forhold til det her med med misbrug jeg vil bare

en afhængighed der er skabt af et forbrug

beroligende medicin smertestillende medicin men som behandles på misbrugscentrene som så

jeg synes

hører nogle dybt bekymrende ting indimellem for eksempel om tvungen

se på det undervejs men jeg må sige at jeg

ikke noget der hjælper patienterne altså at det bliver sådan et automatskema man udfylder

at man ikke bruger psykofarmaka unødigt ved at der udarbejdes en obligatorisk nedtrapningsplan når psykofarmaka udskrives at fokusere på at nedbringe brugen af psykofarmaka

er virkelig en god idé det er jeg meget enig i at det er

man arbejder allerede systematisk med at sikre andre tilbud for mennesker der er ramt af psykiske lidelser og man kan se at brugen af psykofarmaka er faldende men derfor er jeg stadig væk enig i at vi fortsat skal have fokus på det her vigtige område forslagsstillerne lægger til grund at en stor grad af systematik i nedtrapningen er vigtigt fordi processen kan være forbundet med abstinenser og tilbagefald det tror jeg at sagkundskaben er helt enig i det er vigtigt at man ikke bare hopper på og af psykofarmaka men omvendt er

meningsfuldt at lave en nedtrapningsplan samtidig med at man udskriver medicinen der kan være store individuelle forskelle på hvordan man reagerer på medicinen i nogle tilfælde prøver man nogle forskellige præparater for at finde et som maksimerer effekten og minimerer bivirkningerne for patienten andre gange bliver man nødt til at vente og se hvordan patienten udvikler sig med præparatet

nogle vil skulle bruge psykofarmaka resten af livet men i alle tilfældene som jeg lige har nævnt her vil en obligatorisk nedtrapningsplan være en bureaukratisk byrde som ikke gavner patienten tværtimod

at have fokus på at begrænse brugen og på at lave en gennemtænkt nedtrapning og det skal vi gøre meget ud af fremad men jeg mener ikke at det her

vil ud af det fordi der er så relativt mange bivirkninger ved det eller de ikke oplever at det virker som de

set også den del af det jeg er lidt bekymret for

at lægen har en pligt til at være opmærksom på de her ting

bivirkninger for den her patient

har en inddragende proces hvor man taler med patienten og

er bedre

at finde et andet produkt eller hvad

i den her individuelle aktuelle situation og det skal være en faglig lægelig vurdering der

har anerkendt deres behov for

og jeg mener at plan skal have fokus på de her ting og understrege hvor vigtigt det er både at patienten fortæller lægen om sine ønsker og bivirkninger

og at lægen er opmærksom på det og at man sammen finder ud af hvad

alt for mange ældre og alt for mange

får antipsykotisk og antidepressiv medicin ifølge bedre psykiatri var syv procent af danmarks befolkning eller godt firehundrede og fjortentusind danskere i to tusind og seksten på antidepressiv medicin og ifølge bedre psykiatri virker psykosociale behandlingsmetoder i gennemsnit fire gange bedre end medicin over for depressioner blandt børn og unge

det er derfor vigtigt for os i alternativet at vi har mere fokus på forebyggelse og at de tilbyder andre metoder end de medicinske i psykiatrien og at der er mulighed få hjælp til at trappe ud af den medicinske behandling så beslutningsforslaget som vi behandler i dag er på mange måder i tråd med alternativets sundhedspolitik vi ønsker et andet fokus end i dag nemlig et

psykiatrien ligger mit hjerte meget nær og særlig i

det ligger også mit hjerte nær at få indført et nyt syn på sygdomme og behandling i psykiatrien at vi får ligestillet andre metoder med medicin naturterapi musikterapi kropsterapi

at et meningsfuldt liv betyder meget for forebyggelse og for behandling

et godt og dejligt indhold i hverdagen med blomster bøger og nærvær

forslaget om udtrapningsplaner for

vi ønsker et sundhedsvæsen med mange flere alternativer til medicin sidste år stod jeg selv i salen med et lignende forslag b en hundrede og fem og tyve hvormed vi ønskede at pålægge regeringen at oprette rådgivningsteam der skulle

kommunale og regionale sundhedshuse i at etablere komplementære og alternative behandlingsformer så vi er som sagt positive over for tankerne i sfs

som meldte sig da vi

for alle uanset deres situation

at er obligatorisk men samtidig

er en stor dag

et standardregime

ting bliver udløst som standard

sådan vi skal væk fra at en diagnose

om det kun er psykofarmaka det i så fald skal omfatte eller det også skal omfatte overforbrug og afhængighed af for eksempel sovemedicin og smertestillende præparater

intentionerne og tankerne bag beslutningsforslaget vi vil gerne arbejde sammen om

nogle gode løsninger der tager udgangspunkt i det enkelte menneske og helhedsperspektivet og vi vil gerne skabe nogle løsninger der imødekommer en fornuftig balance mellem medicin og komplementær

ved udskrivelse af psykofarmaka i psykiatrien altid skal medfølge en udtrapningsplan og der er flere årsager til at vi mener at sådan et forslag er relevant og nødvendigt

ser vi i dag at den biomedicinske behandlingstilgang ofte er den herskende tilgang inden for behandlingen af psykiatriske patienter vi ønsker at udfordre ideen om at medicin

skal være den primære og eneste løsning på menneskers psykiske tilstand

behandling i det men men rigtig mange oplever at det kan være svært at finde vej til de alternativer det er helt afgørende at patienter får en ret til selvbestemmelse og bliver inddraget

det vil et princip om udtrapningsplaner efter vores mening være med til at understøtte for det vil betyde at patienten såvel som lægen

skal forholde sig til udtrapning når behandlingen igangsættes

det også helt afgørende at udtrapningen tænkes ind helt fra begyndelsen af den medicinske behandling vi ved at hjælp rådgivning og vejledning ved udtrapning er altafgørende for hvordan udtrapningen går patienten har ret til

og brug for at blive fulgt tæt under udtrapning hvor potentielle og alvorlige abstinenssymptomer opstår et trygt og sikkert miljø og et tæt samarbejde mellem patient og læge er vigtigt når patienter skal dosisreduceres eller helt udtrappes af psykofarmaka og det vil det her forslag også kunne imødekomme for det tredje skal udtrapningsplaner være med til at sikre at alle patienter uanset

social eller økonomisk baggrund har den viden om den hjælp de

til udtrapning så når både patient og læge skal forholde sig til udtrapning ved udskrivelsen af

det nødvendigvis også betyde

opmærksomhed på at medicineringen ikke nødvendigvis er en langvarig eller evig tilstand og det er vigtigt

for patientens håb om bedring

i psykiatrien handler det ikke om at vi er imod medicinering intentionen med det her forslag og vores tilgang til det her område generelt er at starte en reel debat og en bevægelse der fokuserer på at medicin ikke altid skal være

primære og eneste løsning

anden måde kan samles om en eller anden beretning som

nogle af de gode perspektiver op der har været i den her

sende et forslag til afstemning som ikke nogen har bakket op om sådan fuldt og helt

enhedslisten og alternativet har fremhævet nemlig

at det er den samme udtrapningsplan eller det samme forløb som er obligatorisk for alle

at borgerne får en bedre indsigt i hvad deres muligheder er

sådan i den videre udvalgsbehandling kan samles om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

det forslag vi behandler nu handler om retsvirkninger af et foreløbigt forbud mod eller en opløsning af en forening det er et alvorligt forslag men det har også en alvorlig baggrund for vi har jo

i hvert fald i to tusind og sytten været vidner til en voldsom bandekonflikt med skyderier

en del af virkeligheden og hverdagen for almindelige borgere rolige gader

jo forvandlet til krigszoner

bevæge sig frit rundt og bekymringen for at sende børn ned på legepladsen var selvsagt stor

samfund og vi skal ikke tolerere at

med skydevåben skyder på hinanden og bedriver meget meget alvorlig kriminalitet vi vil ikke være vidner til at lovløsheden som vi så det hersker hvor sagesløse borgere og forretningsdrivende skal leve et liv i utryghed derfor

gentagne gange foreslået initiativer som skulle være med til at forstærke indsatsen over for især rocker bande miljøet vi har været med til at vedtage den senest vedtagne bandepakke som slår ned på dem som har forsøgt og stadig væk forsøger at rive danmark fra hinanden

har markant større konsekvenser hvis man altså er involveret i bandemiljøet og i

altså rigsadvokaten har sagt god for at der kan indledes en sag mod

er det vigtigt at vi også overvejer mulighederne for at benytte os af grundlovens bestemmelser om

at iværksætte initiativer som en del af et

at det er meget fornuftigt at det her bliver justeret og tilpasset den omstændighed at der altså er noget der tyder på at en sag kan

handler det jo blandt andet om at vi så med det her lovforslag sikrer at hvis eksempelvis en bande

kan være iværksat et foreløbigt

rygmærker trøjer t shirt og andet med bandens kendetegn

man forbyde det man kan også pålægge personer ikke at komme på steder hvor banden typisk holder til altså give det der hedder et opholdsforbud man kan også

at forlade en forsamling således at de ikke spreder mere utryghed end de allerede har gjort det en række fornuftige initiativer som kan være med til at styrke trygheden i gadebilledet

vi kommer dertil at der kan indledes en sag mod den her specifikke forening som bliver nævnt i lovforslaget altså

familia men principielt kommer

til at gælde for andre foreninger af den her karakter

at iværksætte de her initiativer

at vi skal førstebehandle l to hundrede og otte der går på hvad man skal stille op hvis man vælger at nedlægge et foreløbigt forbud mod

at gennemføre et forbud mod bander

bander som truer vores tryghed og som er kendt for at begå nogle af de allerværste straffelovsovertrædelser i i det her land

glæder vi os da rigtig meget over at regeringen nu har fremsat det her lovforslag der jo har til hensigt

et beslutningsforslag om bandeforbud og vi betragter regeringens forslag

særlig i forhold til de muligheder som forslaget vil give for konfiskation af værdier fra de her bander

helt centralt at man kan tage deres værdier

håndhæve et forbud mod bander ved at kunne bortvise folk fra forsamlinger give dem opholdsforbud og så videre det ser

jeg tror ikke det er nogen overraskelse for nogen at der har været

i indeværende år og det har regeringen taget ekstremt seriøst man har blandt andet fremlagt flere bandepakker flere omfattende bandepakker og det er helt klart at man ønsker maksimalt pres på banderne maksimale forholdsregler truffet en af de forholdsregler der har været under overvejelse er et forbud mod banden ltf jævnfør grundlovens § otte og halvfjerds det er absolut ikke nogen særlig nem sag og det har derfor også været genstand for væsentlige overvejelser

henholdsvis rigsadvokaten og rigspolitichefen om hvorvidt en sådan sag kunne gennemføres med succes det har man vurderet kan lade sig gøre og politi er i gang med at forberede sagen det er en ganske voldsom forberedelse der skal til det skal jo ikke alene belyses at der er tale om kriminalitet men altså også at kriminalitet der er struktureret omkring den her bandeopbygning så det er et stort arbejde

også træder i anvendelse så hurtigt som overhovedet muligt og altså ikke først når højesteret engang har stadfæstet en eventuel opløsning af foreningen og derfor er der i grundlovens § otte og halvfjerds stykke tre mulighed for at iværksætte disse tiltag på et tidligt tidspunkt nemlig når stævningen indleveres derfor

og det vil sige mulighed for forbud mod at benytte den pågældende bandes kendetegn mulighed for opholdsforbud bortvisning og ikke mindst konfiskation og beslaglæggelse af formue det er alt sammen det jeg vil kalde naturlige tiltag i fortsættelse af en sag omkring forbud mod en bande så

venstres absolutte støtte

regeringen tager forskud på glæderne gennem lang tid har regeringen presset voldsomt på for at få gennemført en opløsning ved dom af bandegrupperingen loyal to familia også kendt under forkortelsen ltf og nu vil man med dette lovforslag have vedtaget en følgelovgivning for det tilfældes skyld at det

gennemført et foreløbigt forbud og måske endda en opløsning ved dom efter grundlovens § otte og halvfjerds

læse en meget foruroligende artikel i dagbladet politiken den handlede om rigsadvokat ole hasselgaards meget pludselige afgang den treogtyvende februar i år i gensidig forståelse som det hed i justitsministeriets kortfattede pressemeddelelse politiken løfter i sin grundige artikel sløret for at rigsadvokatens afgang formentlig hænger sammen med regeringens voldsomme politiske pres for at få ltf forbudt og opløst som der også står i bemærkningerne til det her lovforslag vi behandler i dag har rigsadvokaten som altså ikke længere er rigsadvokat vurderet at der er grundlag for at gå videre med en sag om opløsning af loyal to familia men læsere af politiken

ikke var tale om en juridisk men snarere en politisk vurdering at den nu tidligere rigsadvokat angiveligt konkluderede at der var grundlag for at gå videre med opløsningssagen mod ltf

den islamistiske gruppering hizb ut tahrir kunne opløses efter grundlovens § otte og halvfjerds i begge tilfælde med et negativt resultat politikens artikel fra i

at landets øverste anklagemyndighed er sat under et politisk pres som blev så voldsomt at det endte med rigsadvokatens afgang eller fyring om man vil

en varig tjenestemandsstilling allerede i dag er der en straffebestemmelse i straffelovens § en hundrede og to og tredive a der retter sig imod personer der viderefører forbudte eller opløste opløste foreningers virksomhed strafferammen er to års fængsel det forslag vi behandler nu går ud på at udvide det

for beslaglæggelse samt at give politiet mulighed for at udstede opholdsforbud i enhedslisten opfatter vi det her lovforslag som signallovgivning der skal tegne billedet af en handlekraftig regering og fastholde opmærksomheden regeringens ambitioner om at forbyde

hvis man forbyder foreninger risikerer man at gøre dem særlig interessante og dermed hverve nye medlemmer til dem

de sværere at kontrollere end hvis de er lovlige

der begår kriminalitet og de kommer også i fængsel for det men i en retsstat må det være et krav at anklagemyndigheden i hver enkelt straffesag overbeviser domstolene om at den tiltaltes skyld er hævet over rimelig begrundet tvivl og det lykkes i rigtig mange sager hvilket de fyldte rocker og bandeafdelinger i landets fængsler vidner om lad os nu se den kommende rigsadvokats endelige vurdering af om ltf kan opløses ved dom

kan vi diskutere om der er brug for yderligere følgelovgivning men allerede i dag er der taget højde for situationen i straffelovens § en hundrede og to og tredive a og beslaglæggelsesreglerne i straffelovens § fem og halvfjerds stykke femte vi kan i enhedslisten ikke støtte det her lovforslag selv om

fru rosa lund har læst politiken og nogle artikler der har været om

ikke har nogen kilder der vil stå frem med navn og som handler om

der vil bruge den fra folketingets talerstol jeg vil bare høre enhedslistens ordfører om man har gjort sig nogen tanker om det altså at der

på folketingets talerstol i en aktuel

anklagemyndigheden er sovset ind i noget der er politisk og det at mistanken overhovedet kan rejses

betyder jo at det ikke fremstår som en uafhængig myndighed

fra det her dagblad videre til folketingets talerstol det synes jeg egentlig må være ubehageligt for alle parter i sagen og jeg forstår det

en meget meget politisk sag vi diskuterer her nemlig hvordan man vil håndtere den situation

fuldstændig op i hvis det det er beslutningen nedlægger et foreløbigt

er uafhængig og jeg bliver rystet når der er nogen der gør det og tager det meget meget alvorligt men det er måske forskellen på herre peter kofod

anklagemyndigheden ikke bare skal være uafhængig den skal også fremstå uafhængig så der ikke kan rejses tvivl og der er rejst tvivl i den her sag og det synes jeg

tak for det lad mig starte med at tale lige ud af posen det her lovforslag handler om bander

ltf som københavns politi i øjeblikket er ved at undersøge om man kan opløse efter grundlovens § otte og halvfjerds man ønsker at opløse ltf som forening fordi den virker ved vold lovforslaget som vi behandler her vil blandt andet medføre at man fremover vil kunne beslaglægge foreningers sådan som ltfs formuer og øvrige ejendele fra det tidspunkt hvor foreningen foreløbigt måtte være blevet

vi står her for at behandle lovforslag to hundrede og otte som handler om at opløse bander

retsvirkninger af et foreløbigt forbud mod eller en opløsning af en

jeg synes det er svært det vil jeg gerne sige og derfor

ikke taget stilling endnu i alternativet der er ingen tvivl om

er jo egentlig af den opfattelse at når de eksisterer

de har med dem at gøre og så sådan set det bliver lettere at slå ned på dem men når det så er sagt

jo grotesk at vi har nogle bander som er så voldelige

i gang med med at vurdere om vi kan opløse bandegruppen loyal to familia i medfør af grundlovens § otte og halvfjerds altså vi bevise at de virker ved vold

nogle af de tvivlsspørgsmål jeg så også har i den her forbindelse er

nu går vi så i gang med at undersøge loyal to familia men hvad hvis de bliver nedlagt i morgen hvad hvis halvfems procent af medlemmerne siger at nu opløser de loyal to familia

det så den samme undersøgelse eller skal vi så starte

vi havde et udvalgsmøde med

gøre retsudvalget klogere på hvad det egentlig er man går i gang med her det er jo ikke bare sådan en fingerknipssag det er en lang proces man går i gang med for at finde ud af om man kan gøre en bande ulovlig ifølge grundloven hvis de altså virker

det er meget meget sværere at vurdere om

er noget af den udfordring der er i den her situation i forhold

vi så i gang med den her undersøgelse

blive nedlagt et foreløbigt administrativt forbud

det her lovforslag så lægger op til

straffe personer som har

det er selvfølgelig også det som institut for menneskerettigheder

skal vi også kunne håndhæve det og så skal vi kunne sige til de folk der omgås banden eller fortsat bærer deres rygmærker

eller hvad de nu gør at det skal de ikke kunne gøre så som i nok

og jeg vil selvfølgelig stille justitsministeren nogle spørgsmål og jeg ser frem til udvalgsbehandlingen og så skal vi selvfølgelig nok vende tilbage til

følgelovgivning i forbindelse med et eventuelt forbud mod en

det problem vi har

nemlig at man ligestiller

overtrædelse af et forbud som er resultatet af en dom og altså en proces ved

problem med i lyset af den diskussion vi har haft

har været udsat for et politisk pres

diskussion i virkeligheden behøver vi heller ikke

kun at henholde os til rygter og den enkeltsag for allerede i dag er det jo sådan at justitsministeren har instruktionsbeføjelser over for anklagemyndigheden

blandt andet også i forbindelse med at rejse sager

tager stilling til den her sag

rigsadvokaten i at rejse en sag mod en bestemt forening

af ikke rigsadvokatens vurdering men af en ministers politiske ønsker

en afklaring af

beskæftige os så meget med med rigsadvokatens afgang for

hvis sagen faktisk er at ministeren

så

scenarie uanset om det så foregår i det åbne eller det lukkede

stilling til forslaget som vi ellers overordnet godt

fornuften i altså hvordan håndhæver man et forbud mod en forening men vi er som sagt lorne ved konsekvenserne af

eventuelt kan basere sig på

rimelig grund til at tro på at at foreningen

jeg gerne vil have svar på

vil ministeren altså også bare ud fra et politisk ønske kunne instruere anklagemyndigheden i at rejse en sag

af de værste bandekonflikter i nyere tid vi havde i to tusind og sytten det højeste antal skudepisoder relateret til rocker og bandekonflikten tre personer er døde og flere uskyldige forbipasserende er

hvorfor fordi to konkurrerende bander slås om et område for for alle os almindelige mennesker er det helt uforståeligt men medlemmerne af de her bander er så langt uden for pædagogisk rækkevidde at det kun er hårde midler som de kan forstå vi skal sætte hårdt ind over for banderne derfor har regeringen indført en lang række initiativer der skal bekæmpe den hårde bandekriminalitet vi har set hvordan det øgede pres fra myndighederne har sat banderne under pres men vi skal have afskaffet dem helt derfor har justitsministeren bedt rigsadvokaten og rigspolitiet om at vurdere muligheden for at opløse

loyal to familia ved dom som grundloven giver mulighed for man har vurderet at der er grundlag for at gå videre med en sag og det danner baggrund for det lovforslag som vi behandler i dag det handler blandt andet om at forbyde brugen af en forbudt forenings kendetegn at politiet kan opløse en forsamling af bandemedlemmer og at

forbydes af regeringen det er alt sammen tiltag der vil være med til at øge presset på banderne for vi skal have dem af vejen men det handler også om at sende et signal om at her i danmark overholder man lov og orden uanset hvem man er og hvor man kommer fra

ønsker man at skabe et fællesskab

ikke plads til det i danmark det er en hån mod alle lovlydige borgere det konservative folkeparti glæder sig over at rigsadvokaten og rigspolitiet har vurderet at man kan starte en forbudssag og vi håber selvfølgelig på at sagen falder ud til et forbud mod loyal to familia men det

ordførerne for indlæggene og for opbakningen til

helt generelt vi så i

uholdbar danmark skal være et trygt land at leve i og for at stoppe bandekonflikten præsenterede regeringen i marts sidste år sammen med dansk folkeparti og socialdemokratiet en bandepakke med en lang række af initiativer efter en yderligere eskalering af konfliktniveauet flere steder i landet hen over sommeren satte regeringen i august sidste år ind med tolv ekstra initiativer for at komme problemerne til livs på samme tid

anmodede jeg rigsadvokaten og rigspolitiet om at vurdere om der grundlag for at søge banden loyal to familia opløst efter grundlovens § otte og halvfjerds netop loyal to familia var meget fremtrædende i den nævnte konflikt beslutningen om at forberede en opløsningssag er historisk

er opløsningssagen mod ltf forankret hos københavns

når det står klart om der vil blive anlagt en opløsningssag ved domstolene så vil regeringen tage stilling til om der skal nedlægges et foreløbigt forbud mod ltf det er helt afgørende at et eventuelt forbud mod ltf bliver så effektivt som muligt og kommer til at udgøre endnu et vigtigt og brugbart værktøj i kampen mod

derfor har jeg fremsat det lovforslag som vi behandler i dag formålet med lovforslaget er jo kort og godt at give politiet de bedste muligheder for at håndhæve et foreningsforbud så det her er

man sige med lovforslaget præciseres straffelovens § en hundrede og to og tredive a om at videreføre en forbudt forening det gør vi fordi vi reelt ikke kender rækkevidden af bestemmelsen der må ikke herske nogen tvivl om at enhver aktivitet der foregår i en forening efter

er foreløbig forbudt eller opløst ved dom er strafbar det skal for eksempel stå helt klart at man ikke kan rekruttere nye medlemmer til foreningen eller fortsætte foreningen under et nyt navn med lovforslaget lægger vi også op til nye initiativer som noget helt centralt og i mine øjne selvfølgeligt foreslås et forbud mod kendetegn fra en forbudt eller opløst forening det jo helt afgørende at det ikke skal være lovligt at opholde sig i det offentlige rum iført en ltf hættetrøje eller kasket hvis ltf

være med til at øge trygheden i befolkningen fordi tidligere medlemmer af en forbudt forening ikke via deres rygmærker vil være synlige i gadebilledet med lovforslaget lægges der også op til at give politiet nye redskaber som skal være med til at forebygge overtrædelser af et foreningsforbud det foreslås at politiet kan forbyde personer der har haft en tæt tilknytning til en forbudt forening at færdes eller opholde sig på bestemte gader et torv eller en park hvis det er af væsentlig betydning for at sikre at foreningen ikke videreføres et sådant forbud

skal for eksempel bruges til at sikre at foreningens medlemmer ikke kan mødes på deres sædvanlige tilholdssteder hvis politiet har oplysninger der tyder på at foreningen videreføres det foreslås også at politiet kan påbyde personer at fjerne sig fra en forsamling hvis den giver anledning til utryghed og en stor del af deltagerne har haft en tilknytning til en forbudt forening også dette forslag skal være med til at forhindre yderligere aktiviteter i den forbudte forening og bidrage til

med de bemærkninger vil jeg endnu en gang takke ordførerne for de forskellige indlæg og se frem til den videre behandling her i folketinget jeg står naturligvis

for besvarelse af spørgsmål der måtte opstå under

debat der har været om det her forslag at ministeren forholder sig til

for jeg synes jo ikke at man kan have den slags ting hængende på sig eller hængende på et bestemt lovforslag så jeg vil meget gerne høre ministerens

men jeg kan jo sige meget klart og tydeligt

forhenværende rigsadvokat ikke blev fyret han har aftalt med ministeriet at han stopper som rigsadvokat og derudover

gå nærmere ind i det dog kan jeg også bekræfte at den gensidige aftale ikke er indgået på baggrund af opløsningssagen mod ltf eller andre konkrete

ikke bare kan lukke foreningen ned og så genopstå som en ny forening og jeg tænker egentlig at det egner sig bedst til et skriftligt spørgsmål så det

nedlægger sig selv og

kæmpestort personsammenfald og så er

må jo blive et bevisspørgsmål så man vil vel kunne komme i en situation hvor en gruppe nedlægger sig selv og

nogle opstår på en ny måde og nogle andre

på en helt anden måde så man

fra talerstolen

ved at finde på et nyt navn og det vil selvfølgelig være en vurdering

det afgørende vil være om der reelt er tale om at videreføre

opløst eller forbudt og der vil der selvfølgelig skulle foretages en en vurdering af om der er tale om en forening med samme formål aktiviteter og medlemskreds

og man kan heller ikke bare udvide sin medlemskreds for at komme til at ligne en ny forening

meget på personkredsen og aktiviteterne og

vi kan folde tydeligere ud i et skriftligt spørgsmål men det

de kan grine af og så omgå

tiltag som det her lovforslag lægger op til på baggrund af et administrativt forbud hvordan vil man sikre sig at

ytringsfrihed og rygmærkefrihed var

meget meget sjældent at vi kommer i en situation håber jeg da hvor vi efter grundloven skal forbyde en forening når vi så står i situationen

behandle et foreløbigt forbud og et administrativt forbud så giver grundloven jo

nedlægge et foreløbigt forbud når når man straks anlægger

så det vil sige at man kan sige

ikke stå alene og i det øjeblik vi siger

foreningen skal forbydes eller ej men indtil domstolen har talt

give de offentlige anklagere pålæg vedrørende behandlingen af konkrete sager

undlade eller standse forfølgning jeg skal derfor høre

justitsministeren kan instruere rigsadvokaten i at

der lå en saglig begrundelse for det

men jeg vil meget meget gerne have lov til skriftligt at redegøre

sige meget klart og tydeligt er at når rigsadvokaten kommer med en

selvfølgelig tænkt mig at iværksætte og følge

men hvis fru zenia stampe spørger om der bare er fuldstændig carte blanche til at

minister kan gøre hvad man vil og der slet ikke er nogen saglighed i betragtningerne så

muligheder en minister har og ikke har på det her felt

poulsen syntes at at hans vurdering var

var grundlag for at anlægge en sag og så ville han gøre det og så ville de her retsvirkninger træde i kraft

synes at det var en tilfredsstillende retstilstand at en justitsminister af en anden støbning end

i at rejse en sag mod en forening hvorefter de her forskellige følgevirkninger ville træde

det skal selvfølgelig være på saglig grund men lige præcis

vi står os bedst ved at få afklaret ved et skriftligt

er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til retsudvalget

i folketinget behandle et lovforslag der handler om at udskyde revisionen af de danske logningsregler den her gang handler det så om at udskyde revisionen nok en gang med en år

de videre konsekvenser af den

men vil gerne benytte lejligheden til at understrege nok en gang

af den opfattelse at lige nøjagtig logningsreglerne er regler som er af afgørende betydning for politiets muligheder for at efterforske alvorlig kriminalitet det er jo sådan at det er teleselskaberne som skal opbevare de her loggede data det kræver

haft utrolig svært ved at forstå hvorfor

det skulle være et meget stort overgreb

det her endnu en gang udskydes således at næste gang vi kommer til at tage stilling til en revision af bekendtgørelsen her er

som vi har diskuteret nogle gange i folketingssalen efterhånden som det

meget meget vigtigt og væsentligt redskab for politiet når det kommer til at opklare meget alvorlig kriminalitet det er derfor selvfølgelig også helt klart at det redskab vil vi ikke være med til at tage ud af hænderne på

hvorfor vi også støtter det her forslag jeg synes det er væsentligt at der bliver fundet en eller anden løsning på længere sigt men altså nu udsætter vi jo så situationen til senest engang i to tusind og nitten så er det jo vores håb at regeringen på et eller

at et spørgsmål som det her kan blive et spørgsmål

nogle føler sig meget krænkede

for at sige det rent ud føle mig mere krænket hvis vi står i en situation hvor folk der begår meget alvorlig kriminalitet ikke stilles til ansvar for det de har begået

fuld tillid til at man sagtens kan håndtere det her

dansk politi har det her redskab så vi støtter

forbrydelser før man finder ud af at det tungeste bevis

de pågældende var klar over konsekvensen af

i den såkaldte tele2 sag hvor man jo altså fastslog at den form for logning der er praktiseret og som har medført domfældelse af de

sagde man ved domstolen men altså vi skal rette os efter eu og domstolen og derfor skal praksis ændres

beskrives så derfor må jeg bare sige om der

bliver en begrænsning

en kattelem i præmisserne idet de tillader logning af teleoplysninger vedrørende bestemte personkategorier i bestemte tidsrum og i bestemte områder

hvis der foregik et mord i tirsdags ude i valby så kan man altså i henhold til den her dom bagefter om onsdagen få lov at bede teleselskaberne om at logge oplysninger fra onsdag og fremad i valby

skal man dog med det forbryderen vender vel ikke tilbage

som jo er helt ubrugelig så jeg håber at

justitsministeren sammen med de øvrige eu lande finder brugbare redskaber så det her vigtige efterforskningsmiddel kan

skal have nogle redskaber og på den anden side at vi ikke synes at den brede befolkning skal

der ligger til grund for tele2 dommen

logge i forhold til nogle specifikke formål

uspecificerede udifferentierede logning af alle borgere jeg hørte godt hvad ordføreren sagde i slutningen af talen men den balance er vel også vigtig

i venstre ligesom det sikkert gør i mange andre partier og ja der er behov for en balance jeg må bare sige at balancen

derhen hvor forbryderne har fået alt for let spil hvis eu dommen medfører at man ikke længere kan logge oplysninger i den form det er sket hidtil så ja der er en balance men jeg jeg er altså på den side hvor jeg siger at det vigtigste er at vi får de grove forbrydere fanget

det er noget medlemslandene skal rette ind efter herunder danmark

siden dommen og da vi havde justitsministeren i samråd for et år siden henviste han til en dom om feriepenge og sagde at der var der også gået et år før man

vi skal rette ind efter det og det er rigtigt at der har været henvist til en feriepengedom tidligere der

et års respit det år er da vist gået godt og vel altså hvor længe skal skal vi vente jeg er lige ved at sige at den der venter på noget godt

vente og jeg håber at jeg venter på noget godt for det

lagt op til her er så dårligt

bang henriksen som jo også er advokat give sit syn på hvordan domstolen har ageret

vi synes jo det er et stort problem at vi har en eu domstol

med en praksis der er et virksomt redskab for politiet i rigtig mange medlemslande hvad mener

på en måde som jeg absolut ikke synes er spændende

generelt at foretage en nærmere kritik eller gennemgang af eu domstolens aktivistiske

og sytten førstebehandlede lovforslag l en hundrede og en og halvfems som havde et indhold

carolina magdalene maier fra alternativet et meget kort og meget

det lød og jeg citerer vil ministeren så garantere at den ændring der så bliver stillet i udsigt kommer i næste folketingssamling det vil sige

ministerens svar var endnu kortere det lød

ja det er sjældent at ministre

måske var det også lidt dumt af den nuværende minister at at give den garanti i det her tilfælde i hvert fald kan vi jo garantere at

med fremsættelse af det her lovforslag har brudt sin garanti og måske er det lidt et symptom på hvad garantier fra den her regering er værd jeg fristes i hvert fald til at kalde det for en løftebrudsregering det aktuelle lovforslag begrundes med at

kommissionen ikke er færdig med at tygge på konsekvenserne af eu domstolens dom i den såkaldte tele2 sag som faldt i december to tusind og seksten

her i folketinget gået en lang række udskydelser af revisionen af logningsreglerne i to tusind og seks i to tusind og ti i to tusind og

præcis som det fremgår af bemærkningerne i lovforslaget jeg synes det her lidt

udvikle sig til en farce hvis altså ikke det var så

institut for menneskerettigheder skriver i sit høringssvar

med eus grundlæggende rettigheder udskydelsen sker som instituttet skriver på bekostning af borgernes ret til privatliv og databeskyttelse

meget enig med institut for menneskerettigheder i nu skal vi jo i enhedslisten være blandt de sidste til at hylde eu men eu domstolens afgørelse i tele2 sagen er indlysende rigtig selvfølgelig skal borgerne i danmark beskyttes mod masseovervågning konsekvenserne af tele2 dommen er

regler om logning og at logningen skal være målrettet mod en afgrænset personkreds med forbindelse til grov kriminalitet selvfølgelig skal folketingets lovgivning være velfunderet og velovervejet men hvis regeringen mener at juristerne har brug for en yderligere tænkepause

mellemtiden ophæve den logningsbekendtgørelse

vores dårlige erfaringer med justitsministerens garanti fra sidste år kunne også gøre det nærliggende at vedtage at logningsbekendtgørelsen ophæves

og behandler et nyt lovforslag om at udskyde revisionsbestemmelsen

at ændringen kommer i næste folketingssamling

det spørgsmål synes jeg erfaringen viser at vi ikke kan bruge til så meget som i nok har regnet ud

kan vi i enhedslisten ikke støtte en yderligere

fra at man slukker for logning nærmest med det samme så det ikke findes hvad vil enhedslistens svar så være til

i de sager om grov vold hvor man ikke vil kunne finde den eller de mennesker

gjort det hvad vil svaret være til de

at kriminalitet selvfølgelig skal opklares og at i de lande hvor man ikke logger bliver kriminalitet også opklaret herre peter kofod poulsen i østrig hvor logningsreglerne er fuldstændig anderledes bliver kriminalitet

næste i rækken er fru christina egelund

at udskyde revisionen af de danske logningsregler til næste folketingsår baggrunden for det er

den såkaldte tele2 tele2 dom fra eu domstolen som fastslog at det er i strid med eu retten at have lovgivning der forpligter teleudbydere at logge deres kunders trafik og lokaliseringsdata eu domstolen fastslog også at regler om logning skal være begrundet i objektive forhold

begrænset til det strengt nødvendige i liberal alliance har vi noteret os tele2 dommen ikke helt uden tilfredshed og at de danske logningsregler derfor ikke kan videreføres efter den her dom på baggrund af tele2 dommen er

kommissionen i øjeblikket i gang med at udarbejde retningslinjer for hvordan medlemsstaterne kan fastsætte nationale logningsregler derfor mener vi i liberal alliance i tråd med lovforslaget at det giver god mening at udskyde revisionen af de danske logningsregler indtil kommissionens arbejde foreligger det betyder ikke at vi i liberal alliance ikke har holdninger til hvilke afvejninger logningsreglerne bør have det handler om

to modsatrettede hensyn rigtigt og det er rigtig svært jeg vil ikke lægge skjul på at vi er stærkt skeptiske over for den brede indsamling af data altså masseindsamlingen samtidig er vi selvfølgelig heller ikke blinde for at logningsdata er særdeles effektivt værktøj for politiet i efterforskningsøjemed så i afvejningen mellem en total afvisning af systematisk overvågning af alle borgere på den ene side og på den anden side hensynet til politiets muligheder for at agere i sager om terror og grov organiseret kriminalitet mener vi at de nye logningsregler skal findes i den forbindelse giver det mening at udformningen af de nye logningsregler sker på et oplyst grundlag i samarbejde

kommissionen og derfor støtter vi lovforslaget

fortsætte de ulovlige

skal ikke herske nogen tvivl om at vi vi er imod det her lovforslag fordi vi synes at den her masselogning er

og vi har svært ved at forstå at vi ikke skal rette ind efter en eu dom

det er meget problematisk at vi faktisk har en ulovlig lovgivning som det er i dag vi synes det er mærkeligt at man ikke allerede har taget kontakt til branchen for at finde ud af hvordan man så skal håndtere det ligesom vi ved man blandt andet

det er altså syvende gang at vi udskyder

en revision af loven på ti år syvende gang det synes jeg jo er

så vi vil gerne have at man retter ind efter domstolen og og det

med at afvente europa kommissionens arbejde på området

vi skal rette ind nu og her og så

et færdigt arbejde fra europa kommissionen men det går simpelt hen ikke at vi agerer ulovligt i danmark det synes vi ikke

at regeringen ikke selv har taget arbejdstøjet på og har givet et bud på hvordan man så målretter logningen

dommen betyder jo ikke at logning i sig selv er forbudt men det betyder at den der meget brede logning som vi har i dag ikke er

eu lovgivningen det

kommer og fortæller os hvordan det her skal skrues sammen og hvordan man skal målrette lovgivningen i stedet for selv at give et bud på det

hvordan man kunne lave en proportionel logning som er fair

tidsfristerne hvor lang tid

der findes jo andre lande i europa

mere målrettede og afgrænsede modeller

og på den måde enten have lavet noget som man tror på kan holde i eu retten eller noget som i det mindste kunne

fungere som en midlertidig overgangsordning til man så hvad europa kommissionen kom frem til men i stedet har man bare

derfor kan vi ikke støtte

af sjette juni to tusind og to

i folketingsåret to tusind og fem

det her den syvende udskydelse i over ti år det er altså ikke

en retsstat værdig at udskyde år efter år med forskellige argumenter lige nu er argumentet i i det her forslag jo at man afventer kommissionens indstillinger til hvordan man kan reagere på tele2 dommen

at revidere det og så finder

det er syvende gang vi står her det er jo en farce ud over alle grænser

regeringen og dansk folkeparti

siger at en bred uspecificeret udifferentieret masseovervågning af samtlige borgere i det her land er i strid med grundlæggende liberale borgerrettigheder og menneskerettigheder

igen det kendetegner altså en demokratisk retsstat at man finder den rette balance imellem

efterretningstjenester og politi nogle værktøjer og på den anden side sige at

til den forkerte side

kriminalitet i et samfund jo mere overvågning man har

det samfund vi ønsker os

heller ikke det jeg hører men i et frit demokratisk retssamfund må man leve med den risiko at der sker noget man ikke havde forudset

ret mange af os der ønsker at leve i et samfund

givent tidspunkt

efter en konkret mistanke efter konkrete efterretninger

noget før man kan få en dommerkendelse som efterretningstjeneste som politi efterforsker kan du have en begrundet mistanke og det er ikke min oplevelse at de danske dommere sidder og er nærige med at give dommerkendelser hvis argumenterne holder det er ikke min oplevelse

det liberale demokrati og have en smule selvdisciplin

muligheder der er for mulighederne er uendelige

have din smartphone på for at være

vil leve i et frit samfund så kan vi garantere at der aldrig aldrig vil ske noget

at udsætte revisionen

har udarbejdet retningslinjer for hvordan medlemsstater kan fastsætte regler om datalogning det sker efter dommen i tele2 sagen som har skabt uklarhed om hvordan reglerne skal udarbejdes ifølge kommissionen vil reglerne være klar i løbet af to tusind og atten derfor giver det ikke mening at ændre reglerne før vi har klarhed fra eu om hvordan vi bedst indretter dem vi skal helst handle på et rigtig oplyst grundlag og derfor kan vi fint udskyde revisionen af

der lægges jo op til at udskyde revisionen af de gældende logningsregler til næste samling sidste år blev revisionen af logningsreglerne også udskudt og det skyldtes jo som de fleste ved at der i december to tusind og seksten blev afsagt en dom ved eu domstolen i den såkaldte tele2 sag som rejste nogle væsentlige problemstillinger i forhold til logningsreglerne i både danmark og de øvrige eu lande vi skal selvfølgelig indrette vores logningsregler i

men vi skal handle på et oplyst grundlag og være sikre på at det er den rigtige løsning vi rammer danmark har som det er ordførerne bekendt i det seneste års tid deltaget i en arbejdsgruppe i eu sammen med de øvrige medlemsstater

kommissionen arbejdet skal munde ud i at kommissionen kan udsende nogle retningslinjer til medlemsstaterne om hvordan logningsregler kan skrues sammen

fra europa kommissionen kommer retningslinjerne i to tusind og atten den fælles proces i eu er efter regeringens opfattelse vigtig for at sikre at der findes en løsning som er

med eu retten samtidig vil en fælles tilgang i eu være med til at sikre at telebranchen ikke pålægges unødige byrder i den forbindelse er det naturligvis også vigtigt at sikre at logningsreglerne kan fungere rent teknisk hos teleselskaberne men vigtigst for mig er at logning i et årti har været et centralt efterforskningsredskab hos politiet og

i kampen mod alvorlig kriminalitet og terror en fuldstændig ophævelse af logningsreglerne eller en midlertidig logningsordning indtil vi har fået retningslinjerne fra europa kommissionen vil efter min opfattelse have vidtrækkende konsekvenser

at vi efter eu retten er forpligtet til at rette ind efter tele2 dommen hurtigst muligt men at der ikke er en bestemt tidsfrist vi skal handle inden for for at opsummere

er altså regeringens opfattelse at vi bør afvente at arbejdet i eu afsluttes

udsteder de lovede retningslinjer det betyder at vi først kan fremsætte et lovforslag om revision af logningsreglerne i næste folketingssamling og med de bemærkninger vil jeg takke for indlæggene og se frem til den videre behandling her

ikke rigtig fået noget svar på hvad omfanget egentlig er

kunne man bede justitsministeren om at redegøre for i hvor høj grad og hvordan det egentlig bliver brugt af politiet og

få nogle tal eller en udredning af hvordan det her redskab og i hvilket omfang det faktisk bliver brugt og hvor mange sager man vurderer

jeg har faktisk mødt folk der tror at det nok noget man skal bruge i anledning af en enkelt terrorhændelse eller eller et eller andet det bliver i den grad anvendt

jeg oplyse at politiet i løbet af to tusind og femten det er

har mere end tre tusind gange anmodede om adgang til loggede oplysninger når man kigger på i hvilke sager man anvender det så kan man se at politiet indgav seks hundrede anmodninger om adgang til loggede oplysninger i forbindelse med efterforskning af alvorlig kriminalitet og tre hundrede anmodninger i sager om drab og drabsforsøg så det bliver den grad brugt og det er i den grad af

til hvor meget vi skal overvåge vores borgere hvor meget vi skal masseovervåge vores borgere for at kunne opklare kriminalitet

i det ekstreme kunne vi jo alle sammen gå rundt med et kamera på os der var logget

kunne blive fundet meget hurtigt hvis vi har begået noget ulovligt

helt med på at vi er helt uenige om hvor den grænse går

jeg har også tydeligt sagt at der er faldet en dom tele2 dommen gør at vi skal lave vores logningsregler om

synes jeg bare at når vi taler om det internationale samarbejde

tit enige om at det giver rigtig god mening ligesom har et fælles grundlag at stå på og jeg synes at det giver en god mening

jeg helt med på at der kommer en dag når vi har grundlaget fra europa kommissionen

her i salen og i folketinget om hvordan logningsreglerne så

og seks og firs i to tusind og ti blev det udskudt for at resultatet af en evaluering af logningsdirektivet kunne indgå i

blev det udskudt også af en eller anden

det kommer vi så til og så er vi nogle der mener at det giver rigtig god mening

jeg sagde jo ja sidste år da jeg blev spurgt

udgang og det har vi så ikke og jeg har også tilkendegivet i min tale at vi har det i to tusind og atten det

ikke give nogen garantier længere før jeg har noget fra kommissionen men

konsulentfirma der havde foretaget nogle beregninger som man skulle vente på

afventer kommissionens reaktion på tele2 dommen

og at der nu er faldet en dom som man så må rette ind efter det er det der betyder noget for mig jeg har ikke sådan stærke følelser omkring hvorfor man tidligere

jeg ved hvad der kommer fra kommissionen det

at det er helt centralt

spørge ministeren hvis man afskaffede det her redskab for politiet ville vi så ende i en situation hvor

bliver dømt altså vil man kunne aflæse det nærmest

anklagemyndigheden vil rejse færre sager

kan da kun være bekymret for

vi fjernede logning i morgen som nogle her i salen ønsker så ville vi jo kunne se konsekvensen det eksperiment vil jeg bare ikke kaste

når jeg kan se hvor meget politiet

det

domstol hvis de skal flytte en en logning for mig på facebook til en annoncør

her det synes jeg måske sætter det lidt i perspektiv når vi

vil bare bede justitsministeren om at bekræfte om det ikke også er hans fornemmelse

det er en dommerkendelse man skal have hver gang

hvad vi ellers deler på facebook google og alt mulig andet

om borgerne så kan man undre sig lidt over den debat der så jeg tror jeg står meget på

rettigheder og pligter går hånd i hånd og og hvor vi alle sammen skal have lige muligheder for at forme vores egen og danmarks fremtid

lovforslag har budt på en hel del debat

også vigtigt at holde sig for øje at der er et problem som hverken kan eller skal negligeres visse beklædningsgenstande herunder

og burka bliver brugt til at undertrykke kvinder og uanset om det er ti tredive eller hundrede kvinder vi taler om så skylder vi dem en hjælpende hånd derfor mener

rammer den rette balance beklædningsgenstande der skjuler ansigtet

forbydes nu i det offentlige rum og samtidig rækker vi en hjælpende hånd ud til de kvinder der dagligt oplever undertrykkelsen på egen krop

set meget enkelt det handler om at hjælpe de kvinder der gerne vil tage del i de rettigheder og pligter som vores samfund bygger på

det er deres frihed vi støtter her og burkaer og niqabber er ikke blot beklædningsgenstande de er et middel til strukturel undertrykkelse af kvinder sammen med kvindebevægelsen

det lige nøjagtig det

i årtier har kæmpet imod og vi kæmper med det her forslag fortsat for kvindernes frigørelse vores støtte til

handler ikke om at bekæmpe en bestemt religion

i takt med den øgede indvandring fra lande som

er det vores forpligtelse også at stille spørgsmålet hvordan sikrer

at nyde godt af de rettigheder og pligter vort velfærdssamfund bygger på

holdning klar vi ønsker ikke et samfund hvor parallelsamfund florerer hvor vi lever adskilt fra hinanden hvor kvinder isoleres og gemmes væk og hvor kvinder bremses og altså ikke må nyde godt af den frihed til blandt andet uddannelse arbejde og selvforsørgelse som vi har kæmpet for i årtier vi vil fællesskabet vi vil et danmark hvor friheden er målet ligheden er midlet og solidariteten er forudsætningen for et danmark båret af stærk sammenhængskraft spørgsmålet er så

det her er verdens største problem vi lovgiver om i dag det er det ikke er burka og

det er det heller ikke og løser vi nu udfordringen med kvindeundertrykkelse og social kontrol desværre nej det gør vi ikke

gemmer der sig kvinder som dagligt undertrykkes og som vi skylder en hjælpende hånd derfor er det her skridt vi tager i dag vigtigt det er ét af mange skridt men det er vejen mod bedre integration i danmark og det er vejen til at endnu flere kan få lov til at nyde godt af de goder og de muligheder som vores velfærdssamfund rummer

og et beklædningsforbud er ikke hele svaret

også vigtigt at vi styrker så at sige kampen mod årsagerne til den kvindeundertrykkelse som beklædningsgenstandene her er udtryk for nemlig kampen mod den sociale kontrol og kvindeundertrykkelsen det har

været med til at sikre vi har styrket indsatsen mod lige nøjagtig det vi har sikret at når der er mistanke om social kontrol og undertrykkelse

så er der nu hjælp at hente således at der bliver iværksat hjælp fra myndighedernes side vi mener at lovforslaget nu har fundet den rigtige balance vi mener at vi på den ene side klart siger fra over for social kontrol og kvindeundertrykkelse

rækker vi samtidig en hjælpende hånd ud til de kvinder som lever i det daglige med undertrykkelse og som bremses i at nyde godt af de friheder der er så naturlige og givtige for alle os andre de får nu øget hjælp med tilbud om rådgivning beskyttelse og krisehjælp den hjælp skylder vi dem det er deres frihed som vi skal kæmpe for og det gør

at spørge hvis nu det sker det det kan jo ske det sker jo med jævne mellemrum at regeringsmagten skifter på et eller

i folketinget og at socialdemokraterne så får regeringsmagten og vil være afhængige af de radikale sf

og de så stiller krav om at nu skal man rulle det her

svar så være til de partier vil man her

at garantier i politik er noget vanskeligt noget

kunne garantere eller vil man kunne sige klart og tydeligt

vil stå fast på at så skal det blive ved med at være der og at det ikke lige pludselig er noget man ruller tilbage i forbindelse med en

forhandling om en politisk aftale en finanslovsaftale regeringsaftale osv

og det håber jeg også er fremgået meget meget tydeligt

det her har en klar linje til hvad det er for et samfund vi ønsker

værdier vi ønsker at vi skal stå på og også forsvare det er derfor at vi støtter det her forslag

hvis det er at regeringsmagten skifter og når jeg spørger på den måde er det ikke udtryk for et ønske om at den skal gøre det men

er det jo en gang imellem her i danmark

andre demokratier vil det så være sådan at hvis de radikale

i forbindelse med en finanslovsaftale eller en aftale om regeringsgrundlag og siger

kan støtte jer i kan få ministerposterne

en betingelse et krav fra vores side at man ruller det her

svar så være i den situation vil man sige at det kan i godt glemme eller vil man så begynde at forhandle om

er med til at vedtage her står fast

det vi mener også at det her forslag er afgørende

og ligestillingen til indtægt for det her forslag så tænker jeg at det var tvungen barsel til fædre som jeg mener stod i socialdemokratiets regeringsgrundlag sidste gang man skulle være kørt videre med

ordføreren står jo også deroppe og siger at det er en meget meget lille gruppe

ordføreren mener at det her hjælper når vi straffer dem der går med det i stedet for at lave indsatser således at de kvinder der bliver tvunget til at gå med burka eller niqab sådan set bliver hjulpet altså det her hjælper jo ikke den enkelte kvinde og derudover

er en stor gruppe af de her kvinder som er et meget lille tal som faktisk går med det her frivilligt de går med det fordi de selv ønsker at tage det på hvorfor er det

til det her forslag jeg

som et eksempel på

i årtier har kæmpet for kvindernes frigørelse

ikke dem til indtægt for noget jeg omtalte vores egen kamp sammen med dem skulder ved skulder for de her værdier

der mener men der er et problem

jeg har bare så utrolig svært ved at forstå

man ikke vedstå

man ikke kan se at vi med det her forslag kan give nogle

et værktøj til at få lov til at nyde godt af de grundlæggende værdier de muligheder som vi andre tager

der er nogle der lever i undertrykkelse fordi det bliver brugt til at undertrykke i nogle tilfælde der er sikkert nogle der går med det frivilligt

kvinder fra at nyde godt af de muligheder som jeg går ud fra at vi er helt enige om vi som samfund skal bygge på

jeg havde håbet at særlig

hvis vi nu antager at der er en gruppe af de her

de jo ikke få lov til

der går frivilligt med det de må gøre op med sig selv om de vil gå med det eller ej jeg synes at det er problematisk at staten skal gå ind at pålægge folk beklædningsgenstande og fratage dem muligheden for at gå med visse beklædningsgenstande

gruppe som ordføreren omtaler som er tvunget

laver det her beklædningsforbud der er anerkendelsesværdige formål hvor man kan benytte sig af det stadig væk og

det er meget fint afgrænset i justitsministeriets bemærkninger til lovforslaget

justitsministerens udtalelser i dag eller i går i politiken om hvordan politiet håndtere de her sager

meget fornuftige men der er tilfælde hvor der er problemer og derfor er forbuddet relevant

at hvis det konstateres at der er tegn på social kontrol eller undertrykkelse i de her tilfælde

så er der nu som man kan se givet dessiner til politiet

skal håndteres og hvilke konsekvenser det skal have

det skal vi have et opgør med og den intention deler jeg fuldstændig

i forlængelse af fru josephine focks spørgsmål et klart svar på om ordføreren ikke frygter når det bliver forbudt at gå med

kvinder som ordføreren taler om så bare holder sig hjemme altså inden for hjemmets fire vægge

som er med til at fastholde kvinder i livsmønstre i familiemønstre

mange år på at kæmpe for skulle væk det er derfor jeg har så utrolig svært ved at forstå når vi lytter til den kritik som kommer her at man er klar til om man vil at lade det her være et symbol som jo så også vil kunne påtvinges kvinder som ikke ønsker det et symbol som hvis vi skal være meget direkte jo er udtryk for en afart og en gren af islam som tilhører noget af det voldsomste

det som jeg synes

og vi har som sagt når

at de her kvinder vil blive endnu mere isoleret fordi de aldrig kommer til

med på politistationen hvor de så skal hentes af deres undertrykkende patriarkalske mænd og følges hjem igen altså

da ikke som jeg kan forstå på ordføreren er intentionen med det her lovforslag

man med det her lovforslag isolerer kvinderne endnu mere

og det synes vi er udtryk for en ganske fornuftig balance og derfor

sige at der er nogle der er et problem for her men hvad er enhedslistens svar på det hvad er enhedslistens svar til de kvinder som lever med social kontrol og undertrykkelse i de tilfælde andet end at jeg må konkludere at

så lade være fordi man vil nå den sociale kontrol ad omveje

er symbolpolitik som socialdemokratiet prøver

ikke fremgår mere af lovforslaget

med undertrykkelse hvad mener herre morten bødskov så om at det her forbud også skal gælde dem hvor vurderingen er at det

mødet mellem os er det som er med til at skabe det kit om man vil som er med til at styrke sammenhængskraften i det danske samfund det er også et hensyn hvis man læser lovforslaget og det er meget fint at de radikale er imod det

er imod så er det parallelsamfund der får lov til at florere så er det at miljøer blomstrer hvor værdier som vi har brugt årtier på at bekæmpe fordi vi ønskede at alle skulle have del i de rettigheder og pligter som vores samfund bygger på

særlig svært at føre den argumentation til ende og det er det jeg har gjort her i dag og det er derfor vi støtter støtter det

det der er blevet brugt mest energi på men nu synes jeg sådan set vi får det meget ærligt fra talerstolen

udsat for tvang herre morten bødskov sagde selv at

i stedet for at retsforfølge deres mænd og dem der har tvunget dem til at bære burka mener herre morten bødskov virkelig

at hvis man tvinger nogen til noget mod deres vilje så kan man straffes for tvang

men her der er jo altså undertrykkelse og jeg forstår ikke hvorfor det er så problematisk for

er virkeligheden den at her er der et

til nogle af dem som lever i og under social kontrol

og som hver eneste dag lever i det miljø og som ikke får andel i og muligheder for at nyde godt af de goder som vores velfærdssamfund bygger på og som vi andre tager som naturlige det er det det her forslag handler om og det er derfor

er det ekstra godt at være dfer og det er det jo fordi

alle andre partier var imod og det var de også det næste par gange hvor vi

igennem årene ændret karakter fra et rent burkaforbud til et forbud mod maskering og heldækkende dragter og da vi

ud at de nu støttede et forbud mod at bære maskering og heldækkende dragter i det offentlige rum og tak for det det har taget næsten ti år

vi skulle forbyde blandt andet burka og

nu skulle den gerne være der derfor behandler vi i dag et lovforslag om et tildækningsforbud som det så hedder nu kært barn har som bekendt mange navne

ser meget frem til at stemme ja til lovforslaget og vi vil selvfølgelig godt sige tak til ministeren og hans embedsfolk for at have lavet et ganske udmærket forslag som jeg synes lever op til den politiske forståelse der har været imellem os

det er utrolig værdifuldt at vi som lovgivere går ind og klart siger fra kvindesyn og menneskesyn som ligger bag burkaen og niqabben når lovforslaget bliver vedtaget

det officielle danmark lægge markant afstand til politisk islam

og vi gør det tydeligt for enhver at den form for ekstremisme og hjernevask er

det er ikke dansk og det bliver aldrig dansk det som burkaen symboliserer er ganske enkelt uforeneligt med dansk kultur dansk åbenhed og dansk tolerance over for sine medmennesker og når folketinget siger fra siger vi fra

nemlig politisk islam

at det er knap så tolerant at forbyde bestemte beklædningsgenstande men jeg vil nu mene at det fra tid til anden er nødvendigt at udvise intolerance over for det intolerante

det gavner samtalen og forståelsen mellem hinanden i samfundet mellem os at vi kan se hinanden når vi taler med hinanden

det på sigt vil styrke det danske samfund det er afgørende for menneskers interaktion og samlivet i danmark at man ikke skjuler sit ansigt eller sin identitet for sine medborgere og vi finder det afgørende for den sociale samhørighed at maskering og heldækkende ansigtsbeklædning som for eksempel burka og niqab bliver forbudt i danmark vi må nemlig ikke tro at islamiseringen og radikaliseringen er aftaget den er snarere tiltaget i disse år kommer der mange mennesker til danmark fra forskellige lande og det er vigtigt at de bliver mødt af et samfund som klart viser vores stærke demokratiske danske værdier og derfor klart signalerer at livet i danmark leves i respekt for ligeværd mellem mænd og kvinder hvorfor der er visse ting som bare

både terrorister og andre kriminelle kan drage fordel af en heldækkende beklædning til at skjule deres identitet når de udøver terror eller andre former for kriminalitet der er altså mange grunde til at indføre et

forslaget et par gange før fire gange i alt og nu ser det heldigvis ud til at lykkes

islamiseringen af vores samfund det er den største udfordring vi står med derfor skal vi glæde

vi skal selvfølgelig også videre på et tidspunkt og folketinget bør således forbyde religiøs hovedbeklædning for elever lærere studerende og undervisere i vores uddannelsessystem vi bør forbyde religiøs hovedbeklædning for offentligt ansatte vi bør udfase halal fra vores skoler og institutioner

i det hele taget tage flere hensyn til vores egen danske kultur og færre ja faktisk slet ingen hensyn til muslimsk kultur i vores skoler og institutioner

ikke færdige langtfra

gerne havde set fængselsstraf for overtrædelse af forbuddet så det tager vi muligvis op under udvalgsbehandlingen men det skal nu ikke ødelægge vores begejstring over lovforslaget og det skal være

vi skal behandle her i dag generelt er der tale om et tildækningsforbud der udelukker at man på offentlige områder tildækker ansigtet uden rimelig grund det vil sige uden et anerkendelsesværdigt formål forbuddet gælder al form for maskering også den maskering som foretages hvis man er ku klux klan medlem hvis man er hashhandler fodboldbølle eller går i burka eller niqab som debatten jo koncentrerer sig om forbuddet omfatter ikke påklædning der er iført på grund af et anerkendelsesværdigt formål

nærmere beskrevet i forslaget og det vil jeg anbefale at man læser i stedet for at kolportere de rygter som har været i aviserne om at julemanden skal miste sit skæg og så videre og så

det ene er at vi skal kunne se hinanden i øjnene i det offentlige rum og det andet er integration lad mig tage det første først man skal på offentligt område kunne se hinanden i øjnene det er et af de grundlæggende motiver bag forslaget det er vigtigt i vores samfund at vi kan møde hinanden ansigt til ansigt i et tillidsfuldt forhold en tillid som i væsentlig grad bygger på muligheden for at kunne aflæse ansigtsudtryk vi møder hinanden vi ser humør vi ser sorg vi ser glæde vi ser humor det grundlæggende træk i vor kultur og væremåde kommer til udtryk i ansigtet hos samtalepartneren der er således heller ikke noget unaturligt i at vi længe har haft et tildækningsforbud eksempelvis i retsplejelovens § en hundrede og otte og tres stykke to

bære beklædningsgenstande der skjuler ansigtet hvorfor har vi egentlig den regel kunne man spørge hvorfor kan dommeren da ikke nøjes med en mundtlig forklaring bag et stykke klæde

det samme der kommer ud af munden i begge situationer jamen det er netop fordi ansigtskommunikationen er en væsentlig del af vurderingen af et udsagns sandhedsværdi

helt ubekendt fænomen det andet hovedmotiv for venstre

om integration af borgere der ønsker at iklæde sig burka og niqab det er næppe gået helt ubemærket hen at regeringen ønsker et opgør med parallelsamfund ønsker en integration af medborgere af udenlandsk herkomst det understreges blandt andet i det såkaldte ghettoudspil

så enkelt er det faktisk der er ingen arbejdsgiver på det sædvanlige arbejdsmarked der vil ansætte en person med tildækket ansigt derfor forbliver de pågældende personer uden for arbejdsmarkedet og derfor forbliver de uden for integration det vil vi ganske enkelt ikke acceptere

som ved alle andre bestemmelser i straffeloven håber jeg ikke at vi skal bruge den

hvis man ikke overholder den bestemmelse som vi sandsynligvis vedtager om forbud mod maskering

lad mig så sige at staten

i videst muligt omfang blande sig udenom hvordan folk går klædt

ingen tvivl om at det er den absolutte hovedregel men der er undtagelser staten er nødt til at gå ind og regulere visse forhold i samfundet når man som liberalist ønsker mindst mulig statsinvolvering betyder det jo eksempelvis ikke at der er fri hastighed på alle veje og så videre og så videre det betyder heller ikke efter min opfattelse at staten ikke skal involvere sig i en situation hvor eksempelvis en stor gruppe er på vej til at blive det vi bestemt ikke kan lide

på trods af vores absolutte hovedregel om mindst mulig statsinvolvering

nu har jeg mødtes med nogle af de her unge kvinder som tildækker sig og de lever det jeg vil kalde et fuldstændig normalt liv de går på en uddannelsesinstitution og nogle af dem har også arbejde de deltager også i

leve på en anden måde så længe de overholder landets love og deltager i samfundet som ordføreren siger så snakker ordføreren assimilation eller

i ordførerens optik hvis mennesker overholder landets love eller skal de leve og klæde sig på en særlig måde

og venstre mener ikke at vi stiltiende kan acceptere at der er nogle mennesker der holdes uden for integration og holdes uden for arbejdsmarkedet

opfattelsen som spørgeren citerede

kan leve et helt normalt liv i danmark ved et normalt liv forstår jeg et normalt foreningsliv og et kulturelt liv og forstår som hovedregel også ved et normalt liv at man har mulighed for at gå ud på arbejdsmarkedet og få et job det har man ikke

handler om at der ikke er nogen der skal holdes uden for integrationen hvordan vil venstre stille sig hvis konsekvensen af det

henset til de miljøer vi er i men spørgsmålet er

vi fordi nogle få tror jeg måske kommer til at gå hjemme som ordføreren indikerer

i får lov at gå rundt og holde jer uden for arbejdsmarkedet og danne jeres eget lille parallelsamfund det er slet ikke noget problem

flere partier inklusive enhedslisten har

ghettoudspil man ser ikke andre forslag lad endelig tingene være det vil vi ikke være med til så selv om risikoen for det spørgeren anfører naturligvis er til stede

mener jeg at den balance

til at vi er nødt til at gøre noget og det vi gør

i håb om at de pågældende kommer ud i integration

det her

hvor politiet kan håndhæve det her forslag og hvordan de kan gøre det for

skal det håndhæves på den måde at hvis man

også ret undertrykkende så jeg kunne godt tænke mig at

vil komme med nogle eksempler på hvordan politiet skal håndhæve det her forslag for det er meget belejligt udeladt i bemærkningerne til

en anholdelse og det vil sige at vedkommende i den her situation enten bliver kørt hjem af politiet eller eller

kan hente vedkommende man skal lige huske ikke drejer sig om et tildækningsforbud der gælder derhjemme så hvis man ellers holder sig

mange mænd eller kvinder for den sags skyld der går rundt med falsk julemandsskæg uden for sæsonen det skyldes heller ikke at

elefanthue om sommeren nej anledningen til det her lovforslag

alt undtagen øjnene og at et forsvindende lille antal kvinder derudover muligvis går med burka som er et stykke tøj

rapporten om brugen af niqab og burka i

den daværende regerings burkaarbejdsgruppe

kun meget få med burka vi har ingen præcise tal hverken for situationen i to tusind og ni eller i dag

straffes efter straffelovens § to hundrede og tres

lovgivet om allerede i to tusind og ti tilsyneladende tilsyneladende uden at det har

skal ikke alene være strafbart at tvinge andre til at gå med niqab eller burka det er det lovforslaget handler om regeringen

hvis de gør det frivilligt det er jo konsekvensen af forslaget nogle har hævdet er spørgsmålet om et forbud mod niqab og burka er udlændingepolitik eller handler om integration det synspunkt finder ikke støtte i rapporten fra to tusind og ni hvor forskerne vurderer at alt taler for at en betragtelig del af de kvinder som

altså er danske kvinder med blå øjne

hvis familie har levet i danmark og talt dansk gennem generationer den slags kvinder vil nok kun i meget sjældne tilfælde være tvunget til at bære niqab i hvert fald ville de i danmark have god mulighed for at unddrage sig eventuel tvang fordi de er vokset op her kan sproget og kender myndighederne

og at der i store dele af verden

områder som kontrolleres af terrororganisationen islamisk stat men også i konservative områder i lande som afghanistan eller saudi arabien

mener vi at jo færre kvinder der dækker ansigtet med niqab eller burka jo bedre hvis kvinder er tvunget til at gå med

skal de hjælpes og støttes ikke straffes

dybt religiøs overbevisning mener at det er forkert at vise sit ansigt i det offentlige rum vil et forbud mod tildækning

ikke nødvendigvis få hende til at smide niqabben hun kunne vælge at holde sig

hjemmets fire vægge og begive sig ud

og gøre sig endnu mere utilgængelig i til hjælp til at komme ud af social kontrol hvis det altså er det som hun er offer for flere europæiske lande har i de seneste år forbudt

eller burka i det offentlige rum seneste land i rækken er østrig og man har i medierne kunnet læse at østrigsk politi finder reglerne meget svære at administrere og at de fleste sager der er efterforsket efter de nye regler har handlet om udklædning og vintertøj

burka det er muligt

får utilsigtede eller absurde konsekvenser

er lykkedes justitsministeriets meget dygtige embedsmænd med kirurgisk

det lige præcis kun rammer

burka men erfaringen fra blandt andet østrig viser at det

at lovgive om bestemte former for beklædning uden at det har utilsigtede konsekvenser vi har i enhedslisten stillet en række spørgsmål til ministeren blandt andet om de østrigske erfaringer og dem ser vi meget

når vi skal behandle det her lovforslag grundlæggende set ønsker vi i enhedslisten ikke at lovgive om hvad for noget tøj folk tager på det sætter

desværre lige præcis i bås med lande som saudi arabien og iran at vi begynder at lovgive om hvad for noget tøj folk skal have på jeg tror ikke kommer som nogen overraskelse at vi i enhedslisten ikke kan støtte det her lovforslag en sidste kommentar til justitsministeren skal være at der i høringsnotatet på side seks står at ministeren har

om det her lovforslag det undrer mig

dialog ikke er udtryk i nogen af høringssvarene

når vi skal behandle det her lovforslag får et detaljeret kendskab til den dialog der har været med rigspolitiet

hvad nu hvis der for eksempel var fem tusind

i klassen skal en lærer en underviser have

burka eller en niqab

set med enhedslistens øjne

hvad for noget tøj man skal have på

at forestille mig en situation hvor vi overhovedet vil overveje et forbud jeg synes dog herre martin henriksen stiller et

bærer niqab eller burka jo bedre hvis vi så kommer i en situation hvor

krisecentre jeg tror det handler om dialog altså om at

opfattelse at de skal kunne agere frit i det danske samfund uden

side i forhold til at komme efter dem som er tilhængere af politisk islam som er islamister skal de fungere frit med sikkerhed for at

nogle politiske tiltag som ville gå imod nogen af de ting som de lægger vægt på det kunne være burka og niqab

et forbud mod hizb ut tahrir og andre ting skal

tilhængere af politisk islam agere fuldstændig frit uden politisk modstand i det danske samfund man får det indtryk

enhedslisten at alle som er modstandere af demokrati selvfølgelig skal have modspil jeg vil ikke gå ind i den her debat og diskutere om vi skal forbyde flere foreninger det

en debat om tidligere i dag men selvfølgelig skal det da møde modspil vi vil i altid forsvare demokratiet

men vi vil også altid forsvare individets ret til at se ud lige præcis

egelund som ordfører for liberal alliance

hold da op hvor har vi diskuteret det her højt og længe det kunne forekomme lidt underligt al den stund at omdrejningspunktet for debatten har været de måske cirka to hundrede kvinder som går klædt i burka og niqab i danmark man kan så stille spørgsmålet hvorfor har vi diskuteret det så højt og så længe når det er så få borgere det handler om svaret ligger jo lige for det har vi fordi der er følelser

stærke værdier knyttet til det

men det skal vi selvfølgelig jeg forstår godt behovet for debatten

hvad i alverden stiller vi op når vi møder værdier der strider grundlæggende imod hvad generationer af danskere har kæmpet for på den ene side handler spørgsmålet om tildækning om det syn på kvinder som burka og niqab symboliserer det begår vold mod den tradition vi har i danmark med at mænd og kvinder er ligestillede og det begår vold imod den kamp som kvindebevægelsen har stået for i generationer

frigørelse af kvinder den kvindeundertrykkelse som burka og niqab symboliserer kan på ingen måde undskyldes eller negligeres kvinders frihed skal være uantastet

der findes mænd som tvinger kvinder til at gå klædt på en bestemt måde

svært at forstå hvordan de tænker for det ligger utrolig fjernt fra vores begreber om respekt

om kønnenes ligeværd heldigvis er det allerede i dag forbudt at tvinge andre til at klæde sig på en bestemt måde mod deres egen vilje mænd der undertrykker kvinder skal straffes og jeg synes også at de skal skamme sig når det er sagt

også kvinder som af egen fri vilje vælger at iklæde sig burka og niqab det er for mig et valg som er komplet uforståeligt men det er deres eget valg

om hvorvidt man i et land som hylder frihed virkelig kan lovgive om hvordan man klæder sig det strider imod et liberalt frihedsbegreb at man i et land ikke skal kunne klæde sig som man har lyst

har diskuteret spørgsmålet grundigt i liberal alliances folketingsgruppe

glade for at vi kan tage sådan nogle diskussioner i vores parti der er højt til loftet og vi giver plads til hinanden jeg respekterer at man kommer til forskellige konklusioner på spørgsmålet om forbud eller ikke forbud mod tildækning og derfor har vi besluttet at fritstille vores folketingsgruppe i den her sag vores analyse er den samme burka og niqab symboliserer et formørket syn på kvinder og derfra kommer vi så til forskellige konklusioner på hvordan vi bedst hjælper undertrykte kvinder uden at gå på kompromis med den frihedstradition som vi har og elsker i danmark på nogle kan det sikkert virke mærkeligt at man som regeringsparti fritstiller sin gruppe

første gang at det sker der har tidligere været eksempler på at et regeringsparti har fritstillet folketingsgruppe der var spørgsmålet om homoseksuelles ret til adoption om kunstig befrugtning om hjernedødskriteriet og om registreret partnerskab så det er altså ikke noget nyt selv om det selvfølgelig ikke sker hver anden dag det betyder at der er medlemmer af liberal alliances folketingsgruppe som vil stemme for det her lovforslag

der vil være medlemmer af liberal alliances folketingsgruppe som vil stemme imod lovforslaget

eller en burka og om

det hvis en pædagog gør det vil det

efter liberal alliances opfattelse og efter fru

egelunds opfattelse være helt i orden vil det være udtryk for god

burka eller niqab hører hjemme i folkeskolen og så er det sådan alle mulige andre

institutioner det kan være arbejdspladser det kan være undervisningsinstitutioner det kan være offentlige arbejdspladser forskellige steder

da håber at man de steder har så stærk en ledelse at man er i stand til at tage afstand fra

præcis er fru christina egelund mener for

at vi er et samfund med en stor frihedstradition hvor man respekterer ytringsfrihed hvor man respekterer forsamlingsfrihed hvor man respekterer retten til at leve som man er og

de formørkede kræfter som på alle parametre

i den konkrete sag omkring beklædning

hvad den rigtige konklusion er personligt mener jeg jeg ikke at det er det rigtige svar at forbyde

det således forbudt på offentlige steder at bære beklædningsgenstande der skjuler ansigtet det betyder at bæreren af en beklædningsgenstand der skjuler ansigtet efter lovforslagets vedtagelse kan se frem til en bøde på tusind kroner i førstegangstilfælde og bødeniveauet stiger herefter til titusind kroner i fjerdegangstilfælde og i senere tilfælde lovforslaget lægger også op til

ansigtstildækning anses for anerkendelsesværdigt og hvor bæreren dermed ikke pålægges bødestraf i den offentlige debat der har været om burka og niqab har flere folketingsmedlemmer på begge sider af det politiske spektrum i fuld offentlighed givet udtryk for at de allerhelst så et rent burka og niqabforbud og man må sige

den måde det er blevet diskuteret på fra talerstolen i dag der

om at politiet skulle se igennem fingre med alle andre end burka

forvalte loven diskriminerende jeg synes det

at folketingsmedlemmer som har skrevet under på at ville overholde grundloven herunder lighedsgrundsætningen i grundlovens § halvfjerds opfordrer til diskriminerende praksis men heldigvis har de gode jurister i justitsministeriet gjort det krystalklart at det er i strid med grundloven at indføre et rent burka

derfor står vi her i dag og skal behandle et tildækningsforbud og ikke et burka og niqabforbud lidt polemisk

man sige at regeringen har iklædt deres ønskede burka og niqabforbud en juridisk beklædningsgenstand som tildækker lovforslagets egentlige hensigt nemlig at forbyde burka og niqab

der går ind for kvindeundertrykkelse

jeg helt uenig i når jeg inviterede de to

det fordi jeg mener at vi politikere bør mødes med de mennesker som vores lovgivning

de var særdeles veltalende

de var selvsagt meget frustrerede over det her forbud som var på vej selv om jeg

derfor er jeg modstander af det her lovforslag der er nogle der siger

med socialpolitik at gøre og at vi skal bekæmpe social kontrol

man hjælper ingen kvinder til at forlade en fysisk eller psykisk voldelig partner ved at forbyde dem

gå uden for en dør iklædt det de gerne vil

ikke er synlig en kvinde uden en burka kan være i et meget voldeligt fysisk eller psykisk forhold mens en kvinde i burka kan bære den frivilligt derfor vil en indsats der kun er rettet mod de her beklædningsgenstande i bedste fald ramme skævt og i værste fald

det er jo allerede i dag strafbart at tvinge nogen til at tildække deres

og det er en god regel fordi den sikrer kvindernes frie valg til at klæde sig som de vil men det her burkaforbud gør præcis det modsatte det gør uskyldige kvinder til kriminelle som ikke længere kan vise sig på gaden uden at få bøder jeg synes det

at vi fra folketingets side ønsker at lovgive om en problemstilling hvis omfang er så stærkt omdiskuteret særlig når vi erindrer hvilke grundlæggende værdier

går på kompromis med nemlig retten til at bestemme sin egen påklædning det kan let komme til at lyde som om vi i danmark har et kæmpe presserende problem med burka og niqab

sociale interaktion er totalt fraværende og at sammenhængskraften i vores samfund er slidt ned til sokkeholderne men faktum er jo at der højest er tale om to hundrede individer som bærer burka eller niqab

og for mig at se ligner det at vi er ved at få en stat som reagerer med forbud på alt det den ikke forstår man kan ikke forstå at en kvinde kan finde på at vælge burkaen eller niqaben frivilligt så man antager at hun er tvunget til det og forbyder hende det jeg synes ikke ligefrem at pragteksemplar på det liberale demokrati

jeg værner om retten til forskellighed og jeg værner om at folk skal have lov til at tænke

derfor kan alternativet ikke støtte op om det her

så vil man kunne afvikle sådan en forening

kan være usikkert om vi kan afvikle en sådan forening jævnfør grundloven

vi i hvert fald straffe de enkelte medlemmer og det må være handlingerne vi straffer hvis en person opfordrer til vold

som ordfører for det radikale venstre

burkaforbud

formelt går under betegnelsen tildækningsforbud men vi ved jo alle sammen godt hvad det handler om nemlig de muslimske klædedragter burka og niqab

at staten skal blande sig i hvad mennesker går klædt i

statsligt anliggende om folk går afdækkede eller tildækkede

den eneste legitime ret

at forsvare denne frihed mod andres indgreb vi skal selvfølgelig ikke acceptere at mennesker bliver chikaneret på grund af deres påklædning for eksempel på grund af niqab

men vi skal selvfølgelig heller ikke tillade at mennesker bliver tvunget til at gå

deres ægtefælle derfor er vi

at det kan give op til fire års fængsel hvis man tvinger andre til at bære burka eller niqab

indgreb i den personlige frihed tværtimod

en sikring af den personlige frihed

men også at beskytte borgerne mod andre borgeres krænkelser af deres frihed

retstilstanden er jo allerede i dag soleklar hvis man skal

og stat en forpligtelse til at gribe ind og sikre den enkeltes frihed

undertrykkelse selv om det har været et af de hyppigst anvendte argumenter i debatten og måske især af socialdemokratiet men ordet undertrykkelse fremgår så vidt

kun én gang af teksten og ret langt

som har været udsat for tvang

uransagelige og det skal de også

og derfor har

med hvis et jobcenter tager kontanthjælpen fra kvinder med burka fordi de vurderer at de ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet

valg det vil vi ikke være med til

herre martin henriksen

ordførertale sagde at burka var udtryk for ekstremisme og intolerance og derfor skulle forbydes

så længe det rammer mindretal

ved ellers at forstå konsistensen i de to holdninger og dem har vi diskuteret i den her uge for to

så man skal altså have ytringsfrihed til også at udtrykke sine ekstremistiske og intolerante holdninger

medmindre altså

så længe det kommer fra flertallet og er rettet mod mindretallet værsgo tak for kaffe det ligger meget

jo klart at hvis det er som reklamesøjle for en forening som virker ved vold og som i øvrigt er racistisk

at gå med ku klux klan dragt

hvis der pludselig kom en stor ku klux klan

forening til danmark tror jeg også

da at rigsadvokaten ville undersøge muligheden for at opløse den forening og så i forbindelse med det

og derfor vil det naturlige skridt jo være at undersøge om man kan opløse den forening og så i den forbindelse også gøre det ulovligt at gå rundt

jeg på skuldrene af oplysningstiden af de kulturradikale af ungdomsoprøret

af kvindebevægelsen

af frihedsbevægelser oprør mod konservative normer oprør mod autoriteter og vrøvl om forudbestemte skæbner det være sig sociale eller religiøse sf sparker til stive systemer og gammeldags tankegods vi vil gøre hvert menneske til kusk over egen tilværelse sf allierer sig med de udogmatiske de frisindede de moderne religiøse mennesker vi elsker kættere og fritænkere

vi elsker spørgsmålstegn frem for udråbstegn

mod de reaktionære bogstavtro

patriarkalske kulturer

og lænker kan camoufleres

den mest sublime undertrykkelse opstår når den undertrykte forsvarer tyrannen når slaven kysser sine lænker og

er undertrykkelsen fuldendt det fysiske fængsel har tremmer for vinduerne det mentale burkafængsel har tremmer for øjnene

gemmes væk bures inde kontrolleres

at se kvinder der ikke er dækket til

i stedet for

får et tørklæde bundet stramt om øjnene

social kontrol ødelægger mennesker og samfund

er inkarnationen af reaktionær religiøsitet

med tanke på aktionerne i nitten halvfjerdserne hvor rødstrømperne brændte

i en anden sammenhæng arbejderklassens frigørelse er arbejderklassens eget værk på samme måde er kvindernes frigørelse først og fremmest kvindernes eget værk

er et forbud vejen frem for mere frihed og kamp mod reaktionære religiøse og kulturelle mønstre

tryk på en knap her i salen

ville jeg da overveje at stemme for lovforslaget men det her lovforslag er tværtimod en hjælpende hånd

og andre religiøse fanatikere

bekræfter vi islamisternes politiske og religiøse og kulturelle projekt i deres afgrænsning og kamp imod vores frie

og dermed ærgre religiøse ekstremister lige ned i den varme underetage hvor jeg i øvrigt ønsker dem alle sammen hen hvis jeg ellers troede på den slags metafysisk tankespind støt moderne kvinders kamp for frihed

det er den politiske kulturelle og religiøse kamp ude i hverdagen

er sf med hver gang men ikke

islamisterne kunne bruge det imod os

så jeg skal bare høre om det virkelig er det der er hovedargumentet for at man ikke kan støtte

staten skal sætte nogle begrænsninger

hvornår man griber ind over for den enkeltes påklædning

jeg har også det ene argument med som flere andre ordførere har fremført men jeg har det andet

hvis det dog bare hjalp at kunne vedtage

gøre det men den her lov vil blive brugt som et argument for afgrænsning hvorimod det jeg bidrager med her er den politiske kulturelle religiøse debat som jeg i højere grad tror de bliver nødt til at forholde sig til end det at

med debatten og dialogen og så videre og det skal man selvfølgelig blive

at socialistisk folkeparti og herre karsten hønge når frem til en erkendelse af at der er nogle mennesker

fra alle os andre på mange forskellige måder mentalt og kulturelt

ikke nå dem med debat og dialog

og til at forhindre dem i at gøre bestemte ting

når man diskuterer det her men jeg synes bare ikke at alternativet er at man så

herre martin henriksen tror der findes en overspringshandling hvor man ved at vedtage en lov

det religiøse sammenstød jeg synes det er sådan et forsøg på at sætte sig

mod de her dybt reaktionære patriarkalske mønstre som findes nogle steder og de skal have kamp til stregen hver dag

det er en stor dag i dag et endeligt opgør med de stærkt kvindeundertrykkende symboler burka og niqab det har vi været længe om

der var vi lidt forud for vores tid men nu er det der bedre sent end aldrig

skal gemmes væk tildækningen skal forhindre

i at friste manden fordi kvinden per definition er fristeren men hvorfor skal kvinderne lide under at mændene ike kan styre sig jeg har i hvert fald ikke mødt en eneste mand der bærer burka eller niqab

hver gang emnet om forbud mod burka og niqab bliver diskuteret vælter det frem med argumenter for og imod jeg har hæftet mig ved fire udbredte modargumenter som jeg gerne vil gendrive det første modargument

antallet der er ikke så mange hævdes det i to tusind og ni nåede man frem til at cirka to hundrede burka

i en optælling men var blot en

der er mange flere og jeg vil mene at fænomenet er voksende på grund af den stigende islamisering men det handler ikke kun om

på sin plads at lovgive om det hvad vil vi acceptere at kvinder bliver udsat for hvis nu det kun drejer sig om fem ti femten

der bliver tvunget skal vi så bare se igennem fingre med med at de får frataget deres frihed vi har tidligere lovgivet

eksempelvis med fire og tyve årsreglen

til tvangsægteskaber der lavede vi fire og tyve årsreglen for at beskytte

der blev tvangsgift men det kom til at gå ud over mange men det var det værd for på den måde kom vi til

det er ofte konvertitter og de har det bare med at overdrive et andet modargument er at et forbud er symbolpolitik al politik er symbolpolitik og dette er symbolpolitik på den positive måde vi kan og skal ikke acceptere undertrykkelse i vores samfund og de som mener at man kan bruge ordet symbolpolitik som argument

kvindeundertrykkende tanker der ligger bag tildækning

så er der modargumentet at det ikke er liberalt at blande sig i hvordan folk går klædt men det er i dag tilladt tilladt at gå nøgen ned ad gågaden med det sidste modargument mener nogle at kvinderne ikke får lov til at komme ud hvis et forbud bliver en realitet

tværtimod et forbud vil hjælpe de kvinder som ikke ønsker at dække sig til lovgivning har vist

sig at have en positiv effekt for kvinderne på andre områder som for eksempel at de skal lære dansk og arbejde hvis de skal have sociale ydelser for mange af islamisterne gælder det at de kun er islamister indtil det rammer deres pengepung

vi lever i et åbent og frit samfund og vi skal kunne se vores medborgeres ansigter vi i danmark kommunikerer med kroppen vi kommunikerer med ansigtet vi bruger mimik hentydninger og antydninger og det sker faktisk med ansigtet og derfor må vi

som tror at kvinderne trækker den sorte teltlignende beklædning over hovedet med glæde prøv det selv en varm dag som i dag

tage snakken igen bagefter ps det undrer mig faktisk

her debat i dag at vi har mandlige ordførere

beskytte kvinderne og deres rettigheder og kvindelige ordførere der forsvarer et stærkt kvindeundertrykkende symbol bortset fra herre karsten

forslaget jeg har hørt her i dag tak til

dansk folkeparti som har støttet det hele vejen igennem tak til socialdemokratiet

er glad for at vi for nylig kunne finde sammen om at sætte fokus på social kontrol

i debatten her i

lad mig derfor begynde med at sige at for mig er det her egentlig ret enkelt for det handler i bund og grund om det danmark som vi gerne vil have det handler om den sammenhængskraft og de værdier der binder

og som også skal være vores kompas i årene der kommer jeg mener at vores værdier er stærke men vi må ikke bare tro at de står af sig selv for mig er det en bunden opgave at stå vagt om de værdier som igennem traditioner

det kan være store ord på sådan en tilfældig dag i april måned og man kan være enig eller uenig i om det er der man skal

jo fair nok men til syvende og sidst er det

det forslaget handler om for mig og for regeringen vi ønsker at sætte en streg i sandet vi siger nej til at vi i danmark møder hinanden med ansigtet skjult fremmedgørende og fremmedgjort vi siger nej til omvandrende symboler på parallelsamfund og et skyggedanmark uden for lov og vi siger nej fordi det ikke stemmer overens med vores sammenhængskraft i danmark eller respekten for vores fællesskab at møde hinanden med ansigtet skjult

hinanden kan det ikke være lige meget kunne man spørge

men nej det kan ikke være lige meget for når vi ser hinanden

er det jo ansigtet vi ser og aflæser vi kender hinanden på ansigtet vi møder hinanden med ansigtet

vi kan se om den anden synes

det betyder da noget

det gør det for mig

selvfølgelig må man tro

og eksempler på hvordan forbuddet skal administreres det er også derfor vi har lyttet til ønsker fra rigspolitiet og politiforbundet og sagt at når forslaget forhåbentlig er vedtaget her i folketinget vil

en orientering der kan give den enkelte betjent et overblik over hvad

ud på det synes jeg faktisk giver rigtig god mening når forbuddet så

skal vi heller ikke glemme at have tillid til vores dygtige danske politi det har jeg i hvert fald jeg tror vi skal passe på med at binde vores dygtige politifolk på hænder og fødder med firkantede lovregler og lege politidirektører herinde fra christiansborg jeg har stor tillid til dansk politi og jeg har også tillid til at vores dygtige betjente kan håndtere et nyt tildækningsforbud på en god og ordentlig måde ud fra en politifaglig vurdering af den konkrete situation

men tak for debatten jeg ser frem til at den fortsætter om vores danske værdier og sammenhængskraft om det danmark vi gerne vil bevare og jeg står naturligvis til rådighed for de spørgsmål der måtte være nu og under

så vidt jeg husker har sagt at han godt vil være behjælpelig

det kan jo ligesom gøre at loven risikerer at blive konsekvensløs

der hele tiden kommer en rigmand ridende jeg ved

argument for at man måske skal overveje fængselsstraf

så se hvilken effekt forbuddet har det kunne jo også være

det her snit og vi er så blevet enige om at det er bødestraf men det er da klart at vi må følge udviklingen

kan indføre fængselsstraf hvis det er nogen overtræder det pågældende forbud

af andre så det sådan set reelt set ikke havde nogen betydning for

som som ikke overholdt loven så må vi jo sætte os ned og snakke

står regeringen på det synspunkt at det

at ministeren har fuld tillid til politiet men jeg vil nu alligevel gerne

høre ministeren om hvordan han forestiller sig at at det her forbud skal

på hvordan det her forbud skal håndhæves jeg må indrømme

på en rigtig fornuftig måde med retningslinjer og eksempler på hvordan

hvordan man skal håndtere det og så kender fru rosa lund og jeg jo begge to dansk politi

håndterer betjentene altså hvis der spørges til hvad

hvis det for eksempel er fru rosa lund

tage burkaen af eller komme med på stationen det skal politiet nok håndtere

en orienteringsskrivelse til politiet så

står der i høringsnotatet på side seks at ministeren har haft en dialog med rigspolitiet om det her lovforslag og så undrer det

at den her dialog ikke kommer til udtryk nogen steder i

nogen andre steder for den sags skyld så jeg vil egentlig bare sikre mig at ministeren vil sørge for at vi i retsudvalget får et indgående kendskab til den her dialog

når vi behandler det her lovforslag faktisk også

det skal være en helt almindelig dialog og det

er jo så også beskrevet i høringsnotatet hvad rigspolitiet

jo ikke noget unaturligt i jeg undrede mig

da jeg hørte det i fru rosa lunds tale at man havde slået ned på det

hvor mange burka og niqabklædte kvinder der er i danmark og en vurdering af hvor mange der bærer burka og niqab

ud fra at folk overholder loven og gør de ikke det griber vi ind over for det hvis der i spørgerens spørgsmål ligger det er så stort problem jo kun dejligt

der endnu ikke er ført nogen sager

ægtefæller for at have tvunget deres

en manglende prioritering fra politiets side og hvad siger

hvis der er folk og det kunne man godt forestille sig

der tvinger kvinder til at gå med burka så kunne det jo være at det at vi nu laver et lovforslag der betyder at det må man ikke

rejse sig og sige nu er det nok nu vil jeg ikke leve under tyrannens åg længere for man kan få ret

at tvinge folk til at gå med den her bestemte beklædningsgenstand det er da en mulighed man har nu

rundt og opsøger om der skulle være nogen og

tildækningsforbuddet kan være svært at håndhæve fordi det er så generelt formuleret

er nogle kvinder der bliver isoleret fra resten af samfundet

det i virkeligheden kan være med til at styrke skabelsen af et parallelsamfund hvilket jo er noget det her forbud skal forhindre

godt spørgsmål fru zenia stampe kommer med

ligesom alle andre love

så må man da håbe at det kommer frem på

til det her på jeg går bare ud fra at folk overholder loven

jeg foreslår at lovforslaget henvises til retsudvalget hvis ikke nogen af jer gør indsigelse betragter det som vedtaget

formål at styrke passikkerheden ved at mindske antallet af bortkomne pas det foreslås for det første at borgere fremover skal hente deres pas personligt i borgerservice frem for at få det tilsendt med posten det foreslås for det andet at borgere der mister deres pas eller får det stjålet fremover skal kunne få

i passets ti årige gyldighedsperiode regeringen er enig i at det er helt nødvendigt med en høj passikkerhed så vi minimerer risikoen for at pas misbruges til ulovlige formål når regeringen ikke kan støtte beslutningsforslaget skyldes det at forslaget vil være til stor gene for rigtig mange borgere uden at det efter vores opfattelse effektivt vil løse problemet med bortkomne pas som reglerne er i dag kan man jo bestille sit pas ved personligt fremmøde hos borgerservice når passet er færdigt kan borgeren selv vælge om vedkommende vil afhente det personligt hos borgerservice eller få det sendt direkte med posten dog skal man altid møde

hvis man ikke har afleveret sit seneste pas til borgerservice i forbindelse med ansøgningen proceduren blev indført for at gøre det nemmere og mindre ressourcekrævende for borgerne at

anskaffe sig et pas tidligere var det jo sådan at passet skulle afhentes på politistationen i to tusind og sytten blev der sendt cirka firehundrede og tredstusind pas med posten ud af de firehundrede og tredstusind pas er der to hundrede og otte og tyve som er registreret som bortkommet i posten

også bedt rigspolitiet om at undersøge om man kan gøre noget for at gøre postforsendelserne endnu mere sikre men efter min opfattelse

vil det i lyset af det relativt begrænsede antal pas der forsvinder i posten være uforholdsmæssigt at stille krav om at mere end firehundredetusind personer skal møde personligt op i borgerservice for at hente deres pas

det er hensigtsmæssig brug hverken af borgernes tid eller samfundets ressourcer med den anden del af beslutningsforslaget

som sagt at sætte en begrænsning på det antal pas en person kan få udstedt over en ti årig periode sidste år blev knap en procent af alle gyldige danske pas meldt bortkommet nogle blev stjålet andre ligger formentlig glemt i en skuffe eller bag ved en kommode

det er selvfølgelig et betydeligt problem at så mange mister deres pas passet er et vigtigt dokument som vi alle sammen som privatpersoner har en pligt til at passe godt på men en gennemførelse af forslaget vil jo betyde at borgere der har mistet eller sågar fået stjålet to pas inden for en periode af ti år ikke kan få udstedt et nyt pas i perioden de vil dermed reelt have meget vanskeligt ved at tage til udlandet på ferie på forretningsrejse eller bosætte sig der og derfor vil forslaget ramme et betydeligt antal helt almindelige borgere uforholdsmæssigt hårdt derfor kan vi ikke støtte forslaget når det er sagt er der ikke tvivl om at passikkerheden er en vigtig sag og derfor skal vi også så vidt som muligt sikre at der ikke udstedes plads til personer der ikke har reelle hensigter jeg har bedt rigspolitiet om at kigge nærmere på sager om personer der får udstedt mange pas så vi kan blive klogere på problemets omfang jeg har samtidig bedt rigspolitiet om inden sommerferien

konkret forslag til hvad der kan gøres for at styrke kontrollen med udstedelse af pas i de sager hvor der for eksempel på grund af et uforholdsmæssigt højt antal mistede pas er mistanke om at personen eksempelvis vil videreoverdrage passet til andre vi bør kunne

sætte målrettet ind over for de tilfælde hvor der kan være risiko for at passet anvendes til ulovlige formål i stedet for at vi skal genere alle lovlydige borgere med forsinkede krav

undersøge det her emne nærmere det gjorde ministerens forgænger også tilbage i to tusind og seksten og det skete der ikke noget nævneværdigt

man siger fra regeringens side at man gerne vil kigge på at skærpe sikkerheden men afviser de her to konkrete forslag som var de forslag

er nu en stikprøvekontrol af pas ved den midlertidige grænsekontrol ved grænsen

til tyskland ligesom der sker en systematisk og grundig paskontrol ved danmarks ydre schengengrænser derfor er det blevet sværere at

anvende et ugyldig pas til at passere

respekterer jeg stadig væk at det her det her skal vi passe meget på og derfor har jeg bedt rigspolitiet om inden sommerferien at komme med nogle forslag til

ministeren nævnte konkret at det var et problem med de her to pas i gyldighedsperioden hvor meget skulle man lave det her om for at regeringen så ville støtte det element i forslaget altså hvor mange pas synes ministeren at man skal kunne få udstedt hvis et eksisterende pas bortkommer der er jo den her ti årsgyldighedsperiode så hvor ofte må man smide passet væk for at få et nyt

hvis folk ikke rejser så meget og det kan jo blive væk og det kan jo blive stjålet

jeg faktisk synes vi skal sætte benhårdt ind over for og som vi også er ved at undersøge er

altså den lille gruppe som det jo er men alligevel det synes jeg er det allerallervigtigste

vejen læne os op af justitsministerens argumenter for ikke at støtte det her forslag ikke desto mindre

finder ud af hvordan vi kan få styrket indsatsen således

ved med at se den udvikling som vi ser nu hvor alt for mange pas

der er jo løbende historier om at det sker vi ved ikke med sikkerhed hvad der sker med de her mange bortkomne pas bliver de solgt

sorte marked noget tyder på det hvad bliver de brugt til

er diskussionen når det så handler om hvad vi gør ved det så deler vi justitsministerens synspunkter i forhold til det konkrete forslag her

at det så kun bliver muligt at få udstedt et pas yderligere ud over

at vi kan få bedre fat i det her jeg synes at de initiativer

snakke om hvordan vi kan få bedre fat om det her men på en måde som også er realiserbar og realistisk og som ikke betyder

at man anerkender at man gerne vil

herre morten bødskov nævnte konkret

morten bødskov som jeg stillede til justitsministeren

skal have udleveret i løbet af den her ti årige periode hvis det bortkommer det kan jo ske men hvad skal

og så vil jeg spørge herre morten bødskov om den faktisk glimrende bemærkning som justitsministeren havde om at man skulle se meget

at kigge i den statistik og så kunne man jo altså prøve at undre sig lidt over at der

byger af pas og

fat i det problem uden at man skal genere almindelige borgere som er uheldige nogle kan være uheldige en

vi jo sætte os ned og og se på det er

fald klar til for der er ingen tvivl om at der meget vel

været fremme i debatten og også dokumenteret at der er tale om et ganske alvorligt problem med

i verden dansk folkepartis forslag indeholder to elementer det ene element er at

en begrænsning for hvor mange pas man kan få udstedt og det andet element er at man skal hente det ved personligt fremmøde hvis vi tager

det der handler om begrænsningen i antallet af pas så ser jeg i bemærkningerne at

baggrunden men jeg må sige at det

alvorlig konsekvens altså hvis man får sit pas stjålet

på en eller anden måde fanget med det sidste pas man overhovedet kan få i de næste ti

så det kan vi ikke støtte men vi respekterer som sagt dansk folkepartis opmærksomhed på på det her alvorlige emne det andet element der ligger i det

at man skal afhente sit pas ved personligt fremmøde

hvilke problemer der kan være i forbindelse med den her ordning

sige at det er to hundrede og otte og tyve pas der

tusind og sytten forsvandt det er to hundrede og otte og tyve pas i posten ud af

bliver omsat på det sorte marked men umiddelbart mener jeg desværre og måske heldigvis at det er for

så radikal ændring som foreslået her

vel at mærke også en ændring der betyder at folk jo selv skal hen på borgerservice for at afhente et pas firehundrede og tredstusind det er mange mennesker der bliver ulejliget så fra venstres side kvitterer vi for at der er

kvitterer for at justitsministeren arbejder på det

at bortkomne pas er et stort problem men jeg er ikke sikker på at dansk folkepartis

jeg er meget enig i nogle af de argumenter som tidligere ordførere har

tilføje at jeg faktisk ser det her som en lidt bureaukratisk manøvre som vil være til stor gene for størstedelen af de danskere som

pas fordi det gamle udløbet eller fordi de har mistet deres pas

vi anerkender at der er et problem og vi

til at diskutere hvordan det kan løses men det her er

og forhindre at personlige og private dokumenter og oplysninger såsom pas ikke havner i de forkerte hænder men vi kan ikke støtte op om den måde

på borgerservice i liberal alliance mener vi ikke at det giver mening at gøre pasfornyelsesprocessen mere omstændelig og besværlig for borgerne end den er i forvejen på den baggrund kan liberal alliance ikke støtte

at der forsvinder pas er problematisk men det der lægges op til i det her beslutningsforslag

er lagt op til i forhold til at at man kan miste det overhovedet

udstedt et pas hvis man mister sit pas

virksomhed hvad så hvis man skal på ferie

jeg gerne kvittere for det ministeren sagde

tager ministeren selvfølgelig det her problem alvorligt og har sat gang i nogle ting

lidt misforstår deres rolle eller glemmer at der er forskel på at være udøvende og lovgivende magt

er noget vi behandler i folketingssalen hvorfor er det ikke et spørgsmål som herre peter kofod poulsen stiller til ministeren

gøre for at gøre noget ved det hvorfor skal vi sidde og diskutere

en manglende forståelse for proportioner og arbejdsdeling her

spørgsmål nu er vi her men

hvis der virkelig var behov for det her

jeg kan så forstå at det er noget som ministeren har fokus på og at der bliver gjort noget ved det men det er ikke noget der kan begrunde at man laver så radikale ændringer og i øvrigt begynder at lovgive om

meget meget uenige fyrretusind pas i runde tal forsvinder

fordi vi jo ved at de her pas er nøgler til vores kongerige

fru zenia stampe siger at det her ikke

stiller man et spørgsmål til ministeren og spørger hvad omfanget af problemet

at gøre

det være vi fik et lidt mere kvalificeret bud på løsningen end det som

de bemærkninger der er kommet jeg er glad for at der bredt i folketingssalen er en anerkendelse af at vi står med et problem her som vi skal have løst tilbage i to tusind og seksten var problemstillingen sidst oppe og dengang ville man undersøge hvordan det her problem skulle

fremsætte det her beslutningsforslag fordi vi betragter ethvert pas som en

nøgle til danmark som vi selvfølgelig skal passe rigtig godt på fordi

i vores dejlige land med forslaget her har vi to konkrete bud på hvordan vi skal håndtere den her udfordring dels

ligesom man i øvrigt skulle før i tiden så det er der

er vores håb at det kan begrænse det tab der er af danske pas på omkring to hundrede svinger en lille smule men omkring to hundrede om om året vi må forsøge at begrænse det svind der er uanset hvor det er

i hvert fald noget vi kan sætte ind over for så foreslår vi samtidig at der lægges nogle begrænsninger for hvor mange pas man kan få udleveret jeg synes egentlig det var et udmærket forslag ministeren kom med om at man skulle se på

særlig gruppe der henter rigtig mange pas jeg mener også der skal være en grænse for hvor mange pas man kan få udleveret i løbet af gyldighedsperioden men om vi har lagt os fast på den rigtige balance

kan vi jo tage en snak om i retsudvalget eller eller med

en balance i i det spørgsmål

vi er meget bekymrede for om de her pas falder i de forkerte hænder europol og interpol har tidligere sagt at problemet med

reelt sikkerhedsproblem

nogle af de terrorangreb der har ramt europa i løbet af de seneste år

falske identiteter for at smugle sig ind i europa og for at ramme ganske almindelige borgere det er vi selvfølgelig utrolig bekymret for og derfor

forhandlingen afsluttet jeg foreslår at forslaget henvises til retsudvalget hvis ikke nogen af jer gør indsigelse betragter jeg det som vedtaget

åbnet og justitsministeren er velkommen

man straffes med bøde eller fængsel indtil to år

at strafferammen i bestemmelsen forhøjes fra to til tre års fængsel og at overtrædelse af bestemmelsen skal udløse en minimumsstraf på fjorten dages ubetinget fængsel muligheden for at idømme bødestraf vil dermed helt udgå af bestemmelsen det vil også have den afledte konsekvens at straffen som hovedregel vil fremgå af den private straffeattest i tre år for mens en bødestraf som udgangspunkt fremgår af den private straffeattest i to år fremgår en fængselsstraf som udgangspunkt i tre år det fremgår af bemærkningerne til beslutningsforslaget at forslagsstillerne ønsker at signalere at forstyrrelse af folketingets arbejde er en alvorlig sag det tror jeg egentlig vi alle sammen er meget enige i når jeg og den øvrige regering så alligevel ikke støtter beslutningsforslaget

skyldes det at vi ikke ser noget reelt behov for at foretage de ændringer

og syv og tredive som som forslaget lægger op til jeg vil gerne lige forklare nærmere hvorfor forslaget indebærer jo som nævnt at strafferammen forhøjes fra to til tre års fængsel

idømme bødestraf helt udgår af bestemmelsen som forslagsstillerne rigtigt anfører i bemærkningerne til beslutningsforslaget straffes overtrædelse af § en hundrede og syv og tredive i dag normalt med bøde men den paragraf giver jo altså også i dag mulighed for at idømme fængselsstraf og jeg synes faktisk

ganske fornuftigt at bestemmelsen både giver mulighed for at idømme bødestraf og fængselsstraf og jeg mener at det fortsat bør være muligt at pålægge en bøde når det konkret vurderes at fængsel vil være for hård en straf jeg vil ikke på nogen måde underkende alvoren

at forstyrre folketingets arbejde det skal naturligvis straffes men spørgsmålet er om det er nødvendigt at gå så langt som til at sige at det altid skal straffes med fængsel og

det mener jeg ikke jeg mener det er fornuftigt at man beholder muligheden for

indholdet af det her beslutningsforslag

helt fint i forlængelse af justitsministerens

skal kunne straffes med fængsel hver gang må man forstå i minimum fjorten dage

der har været nævnt eksempler her fra justitsministeren på at hvad nu hvis man kaster et stykke papir ud eller som nogle har gjort

i minimum fjorten dage eller helt op til tre år

og er det måske ikke lige voldsomt nok vi er enige i at når det handler om

skal det ske i god ro og orden det er jo her demokratiet udfolder sig

her vi har debatterne om lovgivningen og derfor er det selvfølgelig vigtigt at

alle har mulighed for at deltage i det på en ordentlig måde det er jo det vores demokrati handler om og derfor kan

acceptere den form for ytringer

salen derfor er der jo også i dag lovgivning lovgivning for det

det her beslutningsforslag hvis der er et problem og der er konstateret at der er et problem

der er behov for at de rammer

overværelse af folketingets debatter måske skal justeres

vi synes at den første debat skal være ikke med et forslag som i alle henseender vil betyde fængsel i minimum fjorten dage for at kaste en papirflyver ud heroppefra det synes jeg folk skal holde sig fra

og velkommen til herre preben bang henriksen

naser khader fra det konservative folkeparti det er jo sådan at når man er et mindre parti kan det være svært at være mange steder samtidig så det lider

under i den situation for så vidt angår forslaget her

vil dansk folkeparti sætte straffen op for at forstyrre folketinget

skal ikke trække debatten meget længere end at sige

vi skal slet ikke negligere at det her er en alvorlig sag altså at forstyrre folkestyret i de her lokaler på den anden side

protester af nogen som helst art eller i hvert fald deciderede forstyrrelser et hurtigt opslag i ugeskrift for retsvæsen fortæller i hvert fald at der var en forstyrrelse i

seks og halvfjerds der gav tyve dagbøder a hundrede kroner for at smide nogle løbesedler ud og så stå og fløjte lidt og

to tusind og seksten var der en forstyrrelse som jeg tror de fleste af os husker hvor

synge i øvrigt en meget flot sang vil jeg sige med

de her der har fundet vej til de trykte medier på området

og det gælder begge elementer i forslaget både både strafferammen og

at hæve strafferammen her fra bøde

så det er en årsag til at vi er imod det her

beslutningsforslag fra dansk folkeparti

meget alvorligt det er vi helt enige med dansk folkeparti i men det ville være uproportionalt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

vedkommende ville have forstyrret folketingets arbejde og hvis folketingets arbejde er blevet forstyrret på en sådan måde hvor vi er så højt oppe i strafferammen

i straffeloven så der synes vi at det er

er sådan at strafferammen for at forstyrre en lovlig offentlig sammenkomst

eller fængsel indtil to år begrebet offentlig sammenkomst dækker blandt andet folketingets arbejde denne paragraf i straffeloven er med til at beskytte de demokratiske spilleregler som vores samfund bygger på derfor er det naturligvis heller ikke hverken i orden

lovligt at forstyrre folketingets arbejde i liberal alliance synes vi at den nuværende strafferamme er passende og at den strafskærpelse som dansk folkeparti her foreslår

derfor kan vi i liberal alliance ikke støtte dansk folkepartis

jo helt enige i at man ikke skal forstyrre

der var lidt flere på tilhørerpladserne nu men forhåbentlig sidder de

fuldstændig uacceptabelt at forstyrre folketingets arbejde vi synes jo så at den strafferamme der er i dag

se at dansk folkeparti foreslår at bødestraffen

nej man må ikke lave sjov her det er helt uacceptabelt at forstyrre folketingets arbejde men vi går ikke ind for at hæve

det er forstyrre undervisningen eller offentligt ansattes arbejde og så videre og så videre jeg tager vores demokrati meget alvorligt men jeg synes måske

at en vis proportionalitet altså selvfølgelig skal vi tage os selv alvorligt

smide folk fjorten dage i fængsel fordi de sender en papirflyver

hvis man bedriver hetz mod

mindretal eller folk på grund af race og

jeg sige at praksis fra formændenes side er at vi har en hvid knap heroppe og hvis der er uro eller noget der forstyrrer så prøver vi i

og det betyder at betjentene vi har jo to betjente som hele tiden

og ser om de kan klare problemet og det kan

i ni ud af ti tilfælde for det kan godt være forstyrrende at man sidder og snakker eller står

vil der efterfølgende sandsynligvis komme en politisag ud af det

har ikke diskuteret egentlige ændringer af loven

man synes vi gør noget der er forkert man kan skrive et læserbrev man kan skrive på facebook

man kan ringe til en journalist og man kan arrangere en demonstration

der skal være en grænse for hvad man kan gøre for at forstyrre folketingets arbejde

man kan acceptere at der bliver kastet dværghøns ned eller

hvis der er et eller andet konkret lovforslag som byder en imod der må man bruge de muligheder demokratiet ellers forsyner en med

ikke en mulighed for at forstyrre det arbejde der foregår her så jeg synes ikke det er fair hvis nogle bruger folketingssalen som

danmark er formentlig det land i verden der tilbyder allerflest platforme hvor man kan komme ud med sine holdninger jeg skal sige en stor tak til ordførerne og til justitsministeren for

synes jeg det er vigtigt at vi bliver ved med at diskutere rammerne for hvordan vi

og også retten til at ytre sig men det indebærer altså ikke en ret til at kaste med dværghøns eller noget som helst andet i folketingssalen

er forhandlingen sluttet jeg foreslår at forslaget henvises til retsudvalget hvis ikke nogen af jer gør indsigelse betragter jeg det som vedtaget

at indbrudstyve fremover skal pålægges at betale for udbedring af de skader de forvolder under indbrud herunder skal indbrudstyve pålægges at betale for efterfølgende tyverisikring af det sted hvor indbrudstyven har skaffet sig adgang til boligen

sanktioner skal ifølge forslagsstillerne gælde ved siden af de almindelige strafferetlige sanktioner indbrudskriminalitet er en alvorlig forbrydelse som frarøver helt almindelige mennesker den tryghed og sikkerhed som er og skal være forbundet med hjemmet man berøres man berøres meget kraftigt af at blive udsat for tyveri i sit eget hjem og kan blive efterladt med en frygt der er svær at slippe igen der skal ikke herske tvivl om at regeringen ser med stor alvor på indbrudskriminalitet og derfor fremsatte vi også sidste år et lovforslag om en ny og selvstændig bestemmelse

med en selvstændig indbrudsparagraf i straffeloven markerer vi forbrydelsens alvor

fra andre former for tyveri såsom simpelt lommetyveri cykeltyveri eller lignende samtidig skærpede vi straffen med en tredjedel for indbrudstyveri begået mens beboerne var hjemme indbrud i privat beboelse er desuden et prioriteret indsatsområde for politiet rigspolitiet har på den baggrund lanceret en flerårig national operativ strategi om indsatsen mod indbrud i privat beboelse politiet skal blandt andet sikre en mere efterretnings og analysebaseret tilgang til bekæmpelse af indbrudskriminalitet og en øget teknologisk understøttelse i efterforskningen deraf i to tusind og sytten blev der desuden etableret to særlige efterforskningsfællesskaber særlig efterforskning øst og vest med henblik på at styrke indsatsen mod navnlig den organiserede indbrudskriminalitet samtidig

et tydeligt fald i antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse over de seneste år i to tusind og seksten var antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse på det laveste niveau siden to tusind og syv og den positive tendens ser ud til at fortsætte det faldende anmeldelsestal betyder imidlertid ikke at vi på nogen måde skal slippe grebet om indbrudskriminelle

det også min forventning at politiet fastholder og løbende tilpasser indsatsen mod indbrud så det netop ikke er risikoen værd for indbrudstyvene lad mig nu vende mig mod beslutningsforslaget og den del der handler om at en indbrudstyv skal pålægges at betale for udbedring af de skader tyven har forvoldt under indbruddet

kan man pålægges at betale erstatning for skader man forvolder på andre mennesker eller deres ting hvis skaden er forvoldt med vilje eller ved uforsvarlig adfærd det gælder naturligvis også for den indbrudstyv der slår en rude itu for at skaffe sig adgang til en bolig en boligejer der har været udsat for indbrud vil oftest gå til sit forsikringsselskab og få dækket skaderne ved indbruddet som reglerne er i dag er den skadevoldende tyv dog erstatningsansvarlig selv om skaderne er dækket af en tingforsikring for

indboforsikring hvis skaden er er forvoldt med vilje eller ved groft

hvert fald groft uforsvarlig adfærd forsikringsselskabet der ofte i første omgang har dækket skaderne kan derfor rette kravet videre mod indbrudstyven og det kan for eksempel ske i forbindelse med straffesagen mod den pågældende boligejeren eller dennes forsikringsselskab hvis selskabet har dækket skaden kan så anmode om at kravet behandles i forbindelse med straffesagen boligejeren eller vedkommendes forsikringsselskab undgår derved besværet ved selv at skulle anlægge en civilsag så vi har allerede regler der pålægger indbrudstyve at betale erstatning for det økonomiske tab der er lidt

jeg vende mig mod den del af forslaget der handler om betaling for efterfølgende indbrudssikring man må forstå beslutningsforslaget sådan at indbrudstyve pålægges en ekstra straf eller erstatning der går ud over det økonomiske tab der er lidt og det kan vi ikke støtte jeg forstår jeg forstår forslaget sådan at der lægges op til at

der alene skal ske indbrudssikring det sted tyven er brudt ind for eksempel en kælderdør og ikke af boligen som helhed

tvivlsomt om den form for indbrudssikring vil have en en effektiv præventiv virkning men en sådan begrænset

så kan tyven jo vælge at trænge ind et andet sted i boligen hvor der endnu ikke er foretaget

har regeringen også det synspunkt

økonomisk tab og ikke som her

en indbrudspakke som er gået igennem i folketinget og jeg vil høre om regeringen har planer om at foretage nye initiativer på det her område altså i forhold til hvor højt besunget den

jo også i en tid hvor antallet af indbrud er faldende og det er selvfølgelig dejligt men vi har stadig væk et ønske om at der sættes

så hvis man afviser det her

høre ministeren om der kommer noget nyt fra regeringen om det her

og justitsministeren har igen på meget fin vis redegjort for indholdet af det

gennemrodet og stjålet sine værdifulde genstande jo altså ofte er genstande som har en stor affektionsværdi men som offer føler man sig også krænket og jeg tror at når man har prøvet det og man åbner skuffen og ser at nu

bliver man mindet om hvor krænkende et indbrud rent faktisk er

effektiv som overhovedet muligt hvad skal målet være med indsatsen mod

holdning meget klar et indbrud er et for meget men spørgsmålet er om indholdet af det her beslutningsforslag så også er det rigtige vi har lavet en række tiltag på tværs af regeringsskiftet den nuværende regering har gjort det den tidligere regering har gjort det og her kommer der så et forslag om at indføre en tillægsstraf hvor gerningsmanden

pålægges en økonomisk straf som indebærer et krav om betaling for

forholder sig sådan ikke mindst når man ser på hvem det er der begår indbrud så er det sjældent at de her folk begår bare et indbrud og så tænker sig

skal vi måske prøve at kigge lidt andre steder hen

tror jeg i høj grad kan tilskrives de rigtig mange initiativer vi har taget og politiets dygtige arbejde

andre lande som minder meget om os som har en langt lavere indbrudsrate

kan stille krav til sikringen af boligen det gør man i andre lande og resultatet er jo meget meget klart at at antallet af indbrud ligger langt lavere end

kommer til at stå over for voldsomme regninger

jeg er helt sikker på at hvis man får en konstruktiv dialog eksempelvis med forsikringsselskaberne

det noget som de vil tage alvorligt og så kan man få en dialog ad den er den at jeg tror det er den type af initiativer vi skal til at diskutere hvis vi for alvor skal

for vi har i bred enighed skærpet straffen og vi har etableret en selvstændig indbrudsparagraf og derfor er det også at

at vi nok så gerne vil se flere initiativer i den retning men jeg tror også det er vigtigt at vi har for øje at selv om vi har vedtaget mange

at se på hvordan vi kan styrke forebyggelsen af indbrud og der er sikringen af boligen et afgørende svar

enig i at vi skal se på hvad vi kan gøre for at få antallet af

ned et indbrud er et for meget

særlig i slutningen af ordførertalen

går på indbrudssikring det er noget vi har diskuteret i denne valgperiode og og det endte jo med at

at socialdemokratiet burde være ellevilde

en flig af muligheden for at man kan få det afprøvet under danske forhold man kan tilmed få nogle kriminelle til at betale for det og de bedste til at finde ud af hvor det er nemmest at bryde ind i et hus

ikke forstå at socialdemokratiet ikke slår til og siger at det her er en oplagt mulighed for socialdemokratiet for

jeg også på at det har en voldsom præventiv effekt hvis de en gang får lov til at betale for en ny lås eller hoveddør

tror jeg desværre ikke rigtig på det jeg tror

stor effekt var hvis man kunne sikre den pågældende hoveddør så det tog længere tid for dem at

store resultater på indbrudsstatistikken i andre lande

tror jeg og det er altså helt alvorligt og seriøst ment virkelig

for et lille parti er det ikke nemt at være alle de steder hvor der foregår noget her i huset

forslaget vedrører forskellige forhold omkring indbrud og jeg skal da medgive med det samme at

er noget vi kan negligere i danmark vi ligger så vidt jeg erindrer på andenpladsen lige efter grækenland

i europa det er en kedelig placering og man kan jo ikke undlade at undre sig over hvad det er der

østeuropæiske bander til at rejse temmelig langt og igennem det velhavende tyskland for at komme til danmark det kunne jo indikere at vi måske skulle gøre noget ved indbrud og det gør regeringen så også som justitsministeren har nævnt kommer der en særlig indbrudspakke og hvad deraf

indebærer jo to forhold det indebærer for det første det forhold

bekoste udbedring af de skader de har forvoldt under indbruddet og den nødvendige sikring af boligen jeg må i den forbindelse sige at

jo har et system her i danmark der siger at når en indbrudstyv bliver dømt får

han sin straf han får ikke bare straffen men i ni ud af ti tilfælde vil

ud over straffebestemmelsen i dommen

stå det civilretlige krav altså hvad han skal betale det fremgår af retsplejeloven at man kan nedlægge det krav under sagen og det bliver selvfølgelig nedlagt i de her situationer men at man så skal til at betale mere end det tab husejeren har lidt altså dels får man

strider i hvert fald mod de sædvanlige erstatnings og strafferetlige principper som som vi har her

have spor imod at bøden var højere hvis

det er en bøde der takseres eller straffen var højere men så skal vi kalde det hvad

tab som erstatningsretligt gøres gældende til pludselig at blive endnu større

stride imod sædvanlig erstatningsret her i kongeriget nu tror jeg så ikke at

her problem i relation til tab og tyvens forpligtelse til at erstatte og og tyvens forpligtelse til at betale for ekstra sikring af boligen jeg tror ikke der er en ud af tusind tyve der har betalt det er i hvert fald mit løselige gæt de fleste er desværre fra udlandet

helt umuligt at komme igennem med noget krav og for så vidt angår

beslutningsforslag fra dansk folkeparti taler til

kan jeg godt forstå at man

tilfredsstille sin retsfølelse gerne vil pålægge en indbrudstyv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

indbrudstyven har været straffet eller har været fængslet

vil vedkommende jo have mistet noget indtægt og

mener vi heller ikke at det her forslag i øvrigt

strafferetlige og erstatningsretlige principper så vi kan

pålægge indbrudstyven at betale for indbrudssikring er den rigtige vej at gå vi mener at der er langt mere effektive og meningsfulde måder at komme indbrudskriminalitet til livs på i liberal alliance glæder vi os eksempelvis over regeringens udspil mod indbrud i folks private hjem som blev lanceret for et års tid siden der ligger mange gode elementer i udspillet for eksempel det her med at indsætte en selvstændig paragraf i straffeloven der omhandler indbrudskriminalitet

vi besluttede os for at skærpe straffen for indbrud begået mens der er nogen hjemme med en tredjedel i liberal alliance hæfter vi os også ved rigspolitiets offentliggjorte strategi for indsatsen mod indbrud i private hjem i den strategi beskrives det hvordan man vil arbejde målrettet for et reduceret antal af indbrud i privat beboelse opklare flere indbrud og styrke indsatsen

hælerne regeringen gør en stor indsats for at bekæmpe og reducere indbrudskriminalitet og i liberal alliance kan vi altså ikke støtte dansk folkepartis

dansk folkeparti ønsker at pålægge indbrudstyven ud over de strafferetlige sanktioner ligeledes at bekoste en udbedring af de skader

det er jo sådan i dag at når en indbrudstyv bliver dømt

kan man blive pålagt et erstatningsansvar og det vil sige at blive påkrævet

af beslutningsforslaget har jeg i virkeligheden lidt svært ved at forstå så er der den anden del af beslutningsforslaget som handler om at

efterfølgende for den nødvendige sikring af boligen og

dykket lidt ned i hvor meget

sagsomkostningerne når man når man lægger sag an mod en indbrudstyv og

og jeg ser nok det her lidt som sådan et slag i luften for jeg tror man plukker hår af en skaldet om man så må sige altså jeg tror det vil være vanskeligt

betale for en efterfølgende indbrudssikring af

gå på den her måde vi tror snarere på det som liberal alliances ordfører også nævnte

meget direkte indsats i øjeblikket over for indbrudstyve og hvordan vi styrker

ved nybyggeri og ombygning i forhold

få et indbrud i sit hjem det tror jeg alle dem der har prøvet det eller kender nogen der har prøvet det ved

når man har begået indbrud og det bliver opklaret desværre er der jo rigtig mange indbrud der ikke bliver opklaret opklaret men men forslaget om at man så også lige skal bidrage med en alarmsikring af huset eller en helt ny type dør

både er et brud med

den måde vi normalt håndterer de her sager på

er måske altså også meget svært at administrere og måske heller ikke helt fair det er jo ikke fordi det på nogen som helst måde kan forsvares at begå indbrud men det er jo også derfor

bliver bedt om at give erstatning

det er selvfølgelig helt fair men at man også pludselig skal stå for at der bliver installeret alarmsystem og lavet

kan vi ikke lige se for os og synes heller ikke det er helt rimeligt uden så overhovedet at forsvare indbrudstyve

ministeren fru zenia stampe sagde det jo ret godt

for at straffe indbrudstyve hårdere jeg synes også at det

spændende kurs fordi det her jo alt andet lige vil betyde at den vej som nogle partier gerne vil gå med indbrudssikring kunne man

og se om om det havde den her ønskede effekt som der jo jævnligt er diskussioner om i folketingssalen

indbrud særlig hvis man er hjemme særlig hvis ens ting bliver gennemrodet

personlige ting der bliver gået igennem der er ingen tvivl om at det er noget der virkelig sætter sig

det også glædeligt da regeringen lancerede sin indbrudspakke tidligere i den her

de her indbrudstyve men jeg må også bare sige at

ved med at afsøge det og gå nye veje for

havde et ønske om at gå en ny vej det er der så tilsyneladende ikke noget flertal for

der har været fokus på hæleriet og på hvordan

politiet skal sørge for at få opklaringsprocenten presset op og

herre morten bødskov rejste det er måske en diskussion vi skal tage igen på et tidspunkt

vi være friske på særlig hvis socialdemokratiet har nogle nye tal

kunne kunne give en ny vinkel i den her diskussion

vil være en markant stærkere grænsekontrol

antallet af indbrud igennem de sidste tyve år

altså en eksplosion i antallet af indbrud efter at man

en række østlande i i schengen en eksplosion det skaber

at østudvidelsen har skabt massive problemer på det her område

østeuropæiske lande i eu

det kan kun forklares ved det så er det rigtigt at

er forskydninger fra år til år men den samlede tendens er at da man indlemmer de her lande i schengen

være ganske små udsving men set tyve år tilbage

bliver lidt mindre når politiet står og hilser folk velkommen

skærpet kontrol i forhold til hvad der var tidligere og så er vi i gang med en stor styrkelse af dansk politi og jeg spørger bare hvad skete der dengang da fru zenia stampe og vennerne havde magten i det her land man skar på antallet af politibetjente en fuldstændig katastrofal beslutning altså fuldstændig katastrofal vi har et ønske om at gå i den stik modsatte retning fordi vi ønsker at der skal være politibetjente nok til at tage sig af vores grænser til at tage sig af indbrud men også

der ønsker ordet og da det er tilfældet er forhandlingen sluttet jeg foreslår at forslaget

det som vedtaget det er

jeg gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den fireogtyvende april to tusind og atten jeg giver først ordet til ordføreren for

takke dansk folkeparti

enig med fru karina due og vi har drøftet det flere gange

vi får lejlighed til her i folketinget at drøfte politiets indsats på dyrevelfærdsområdet der skal ikke herske nogen tvivl om at

regeringen tager afstand fra alle former for dyremishandling det er derfor vigtigt at der vedvarende er fokus på dette område i forbindelse med flerårsaftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi fra to tusind og seksten til

blev der nedsat en arbejdsgruppe der skulle se på politiets indsats mod dyrevelfærdskrænkelser arbejdsgruppens rapport blev den fjerde november to tusind og seksten sendt til forligskredsen arbejdsgruppens rapport indeholder elleve anbefalinger til styrkelse af dyrevelfærdsområdet blandt andet krav om klar ledelsesmæssig forankring af

i politikredsene etablering af et nationalt dyrenetværk klare retningslinjer for sagernes behandling i politiet og øget fokus på uddannelse i finanslovsaftalen for sytten fremgår det at arbejdsgruppens anbefalinger skal gennemføres alle anbefalede initiativer er gennemført med undtagelse af ét initiativ der vedrører snitfladerne mellem politiet og de private dyrevelfærdsorganisationers opgavevaretagelse og det initiativ er der etableret en god dialog om mellem rigspolitiet og dyreværnsorganisationerne der er således iværksat en række gode tiltag på området men som jeg indledte med at sige

det jo vigtigt at der er et vedvarende fokus på området så vi sikrer en ensartet og korrekt

behandling af sagerne og et godt forankret samarbejde imellem politikredsene endnu en gang tak til dansk folkeparti for at have sat spørgsmålet på dagsordenen jeg ser frem til debatten

oplæste forslag til vedtagelse vil indgå i de videre forhandlinger

ordføreren og går videre videre til

vi er stolte af vores danske landbrug men det kræver også et

ansvar et ansvar for at sikre at dyrene har det bedst muligt

dyr har jo ikke en stemme som os og derfor har de heller ikke mulighed for at sige fra eller til og derfor

og tager os af dem også

vi at det er er ganske anstændigt at vi sørger for at dyrene

respekt og med ordentlighed

mennesker behandler dyr som de vil og derfor

politiet har både den rette viden og de fornødne redskaber og ressourcer

efterforske og retsforfølge personer

dyremishandling nogle vil måske kunne huske

tilbage i to tusind og femten fremlagde et stort udspil om dyrevelfærd i

ønskede vi blandt andet at lave en særlig enhed under rigspolitiet der skulle styrke og koordinere politiets indsats i sager om overgreb mod dyr og derudover

foreslog vi at hæve straffen

til at have med dyr at gøre

har et enstemmigt folketing jo altså også tidligere vedtaget love om strafskærpelse på området men straf kan selvfølgelig ikke stå alene her politiet skal klædes på til at håndtere de her sager

kan være vanskelige men de findes

skal politiet have den rette viden og de rette redskaber til deres arbejde

også benytte lejligheden til at tilføje at politiet har rigtig mange opgaver

det også vigtigt at vi finder frem til en løsning

det er en politisk opgave at sikre at der er fokus på det her område hele tiden

enige i at det er vigtigt at vi sikrer det bedst mulige værn mod dyremishandling både når det kommer til dyr i landbruget dyr i hjemmet og også dyr i underholdningsbranchen

men de har selvfølgelig også en værdi i sig selv og derfor skal vi tage det ansvar meget alvorligt og sikre at vi behandler vores dyr ordentligt og med værdighed og respekt det ansvar tager vi gerne

har fremhævet heroppefra og jeg skal sige at

som blev læst op af fru karina due fra dansk folkeparti og så skulle

og det glæder mig at socialdemokratiet lige nu har bekendtgjort at de også kan støtte det

er vigtigt det tror jeg sammen er enige om og vi bekymrer os også meget

det viser historien jo også som den foregående ordfører var

alle er optaget af at vi netop får bekæmpet de tilfælde der måtte være af dyremishandling og vanrøgt af dyr det er ganske enkelt uacceptabelt at det finder sted

det også et vigtigt spørgsmål som dansk folkeparti har rejst og det giver

den her debat og

se på det som helhed vi har en høj standard for dyrevelfærd i danmark og langt de fleste behandler deres dyr som de skal det gælder både professionelle

andre som holder dyr enten som hobby eller som som kæledyr der er dog desværre også indimellem nogle brodne kar

sige det på den måde det har vi desværre også kunnet

pressen hvor der har været sager om misrøgt

selvfølgelig slås hårdt ned på således at de ansvarlige ikke slipper af sted med det det skal have nogle konsekvenser hvis man

politiet har arbejdet og fortsat arbejder meget seriøst med området og i forbindelse med aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi for perioden to tusind og seksten til nitten blev det jo aftalt som

at nedsætte en arbejdsgruppe som havde til formål at komme med forslag til hvordan området kunne blive styrket

så også blevet til mere end blot anbefalinger en hel del er faktisk ført ud i livet som det også har været fremme i debatten

område eksempelvis er der jo arbejdet med en mere klar forankring

dyreværnssagerne hører til i de enkelte politikredse samtidig også etableret øget uddannelse inden for området således at politiet har kompetencen til at tage sig af sagerne

skal arbejdes videre med så vi

længere med det så der også

vedtagelse som er læst op konklusionen er derfor

store bevågenhed og det er også vores

politiet tager det her meget

det er vigtigt eftersom vi alle er interesseret i at undgå de her ubehagelige sager om dyr som bliver misrøgtet eller mishandlet og at

på det jeg har allerede markeret at både venstre og

hundredåret for danmarks første dyreværnslov fejret nogenlunde samtidig med at blandt andet strafferammen for dyremishandling blev hævet det var et positivt skridt fremad og ministerens seneste tiltag med yderligere kontrol

for eksempel hundeopdrætteres smileyordning for at dæmme op for ulovlige hundeopdrættere må ligeledes siges at være positivt men i enhedslisten mener vi dog at det langtfra er tilstrækkeligt i forhold til at komme de mange dybt alvorlige sager om mishandling og uforsvarlig behandling af dyr til livs vi har set skandale på skandale med billeder fra hvalpefabrikker

er fundet indsmurt i deres egen afføring eller hunde der er helt indtørrede efter at være blevet vasket med terpentin flere gange dagligt samtidig hører vi tilbagemeldinger fra dyrevelfærdsorganisationer der følger de her sager tæt om at dyreværnssager har meget meget lav prioritet hos politi og anklagemyndighed alt for mange sager enten afvises helt eller henvises til dyrenes vagtcentral

og sagsbehandlingstiden er ofte meget lang så problemet er altså ikke løst med en højere strafferamme i de her sager

lig på bordet før der rejses sigtelser for grov og uforsvarlig behandling af dyr og at det kun er i særlig grove sager at folk får frakendt retten til at have dyr derfor er det også nødvendigt at de muligheder der er i dyreværnsloven udnyttes langt hyppigere både når det gælder sigtelser bødestraf fængselsstraf og som noget helt afgørende muligheden for at frakende personer muligheden for

at holde dyr et andet vigtigt greb i forhold til at sætte effektivt ind i dyreværnssager er som vi ser det i enhedslisten at der bliver oprettet nogle dyreværnsenheder under politiet en form for dyrepoliti som kan have specielt fokus på dyreværnssager netop fordi den slags sager ofte bliver underprioriteret de mange sager om vanrøgt af dyr viser at vi har brug for en omorganisering af området så man samler politifolk der er uddannet til at håndtere og efterforske de her sager om vanrøgt af dyr i særlige dyreværnsenheder så både visitation og efterforskning af sagerne kan glide bedre målet må være at vi får et dyreværnspoliti der er

og som har de fornødne ressourcer til at efterforske sagerne så der bliver grebet ind inden det går galt for at komme lidt ud over stepperne på det her område

kunne man eventuelt igangsætte et forsøg med et dyrepoliti over et par år for derigennem at finde den rigtige form for hvordan det her skal skrues sammen så vi får en effektfuld opprioritering på det her område endnu en gang tak til dansk folkeparti for

det det er vores indtryk i dansk folkeparti at man bruger det for lidt at

der er for mange sager hvor man ikke får sat hårdt ind og forhindret at de samme mennesker vanrøgter

så jeg vil høre enhedslistens ordfører

om om enhedslisten for det første anerkender at der her er et problem og for det andet vil være med til at stramme kursen på det her område så vi sikrer

der vanrøgter dyr aldrig nogen sinde får ansvaret for

svar skyldig på hvordan vi vil håndtere det her men vi anerkender helt bestemt at der er et problem men

til dansk folkeparti når jeg lige har

er til stede her i dag kan blive enige om at det er forfærdeligt at høre historier om systematisk vanrøgt af for eksempel hunde og lignende historier som har været fremme i medierne i løbet af de seneste år det er tankevækkende at der foregår

i liberal alliance glæder vi os dog over resultaterne fra den arbejdsgruppe som blev nedsat som en del af politiaftalen fra to tusind og seksten på baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger er der siden blevet iværksat en række tiltag med henblik på at sikre ensartede retningslinjer for behandlingen af dyreværnssager på tværs af

dyrenetværk for at sikre et nationalt overblik og en koordinering af indsatsen på området vi glæder os også over ændringen af dyreværnsloven fra den syvende december to tusind og sytten

på den måde har man sikret en bedre kontrol med hundenes velfærd på kenneler og pensioner hvilket skal være med til at opdage og forebygge vanrøgt jeg vil afslutningsvis konstatere at dyrevelfærdsområdet er et emne som har en god og stor politisk bevågenhed ikke mindst ikke mindst fra dansk folkepartis side

det jeg gerne vil høre liberal alliance

er at i nogle af de her sager hvor man frakender folk retten

sker det for eksempel i to år eller tre år og jeg kan ikke nødvendigvis se hvad der sker hvis man nu virkelig vanrøgter nogle dyr og så får man frakendt retten til at holde dyr i to år så går der år og så kan det samme menneske købe dyr igen og så kan møllen ellers begynde forfra

skal håndtere og dyrenes beskyttelse er måske også inde over

rigtig meget der sættes i gang så kunne man arbejde på at sige at hvis

ikke noget med to år eller med tre år eller alt muligt andet så er

jo gentage som formanden siger og jo også rigtigt

som spørgeren kommer med det må så også være sådan at der ligger et eller andet individuelt skøn fra sag til sag der er selvfølgelig også forskel i graderne af grovhed af krænkelser af

det er klart at i sager med meget meget grove overgreb

da sagtens være logisk at kigge på om det så skulle have en strengere konsekvens end det har i dag også med de betragtninger

spørgeren lægger ind i det nemlig alle de omkostninger som det har for mange instanser hver gang man skal skal tage sådan

for levende væsener og det synes vi

så i den forstand ved jeg ikke om der er behov for at definere tingene anderledes

og de krænkelser der desværre

alle former for dyr vi snakker både om de dyr der er i

landbrugsdyr kyllinger høns

og også de husdyr vi andre har derhjemme

en som jeg har derhjemme blandt andet katte

som er givet af justitsministeren og jeg skal sige

et emne jeg sådan har beskæftiget mig med men jeg har fået fornøjelsen af at være ordfører på det område her i dag og derfor

syv hundrede oplyser justitsministeren at der var

seks hundrede og syv og fyrre anmeldelser i to tusind og fjorten

enten at få efterforsket eller også at kunne få fastslået bevisbyrden bevisbyrden

se resultaterne af de initiativer der er sat i gang

blevet nævnt af de tidligere ordførere i forhold til

det er helt klart et vigtigt område i min indledning siger jeg at det jo er vigtigt at huske på at det er alle dyr og derfor vil jeg egentlig gerne opfordre blandt andet dansk folkeparti til

vi har cirka fem og tyve millioner svin

at det økologiske økologiske landbrug

bedre dyrevelfærd det synes jeg er en en rigtig vigtig debat at tage også i den her sammenhæng alternativet har selv i

vores naturpakkeudspil som kom for to år siden foreslået at og nu citerer jeg alle politikredse skal have en natur og miljøfaglig specialanklager og politifolk med særlige kompetencer inden for natur og miljøkriminalitet som det for eksempel kendes fra norge og sverige

det er jo den samme tankegang i forhold til at sige at

der skal være nogle der har fokus også på på dyrevelfærd så den del

er også rigtig glad for de tiltag der er sat i gang

også sammen med dansk folkeparti vil holde rigtig meget øje med

der er rigtig mange anmeldelser og man kan se

ser alle de her forfærdelige sager og der tænkte jeg på om alternativet har noget forslag til hvad man kunne gøre præventivt kunne man forestille sig at der skulle mere oplysning til at folk sætter sig bedre ind i tingene før de ender med et dyr de måske ikke kan tage sig af eller ikke vil

er et område som dansk folkeparti beskæftiger sig rigtig meget med og derfor er jeg helt overbevist om at

det massive arbejde som dansk folkeparti har gjort på det her område

dansk folkepartis side vil jeg og partiet imødekomme

sagde til et gruppemøde som jeg ellers ikke må referere

tage ansvar når de anskaffer sig dyr

også enig i at det er en opgave der skal tages alvorligt af politiet

det forbehold eller hvad skal man

betyder det jo ikke nødvendigvis at de ikke respekterer dyrevelfærd

indhentet oplysninger fra politikredse der siger at de må nedprioritere ret fundamentale områder altså indbrudskriminalitet narkokriminalitet ungdomskriminalitet kriminalpræventivt arbejde og

synes jeg selvfølgelig at vi skal se på hvordan opgaven bliver løst i de forskellige politikredse og

fordømme de enkelte politikredse og sige at det er fordi de ikke har respekt for dyrene

men derfor skal vi selvfølgelig have det frem og finde ud af hvordan

for at håndhæve vores lovgivning på det her område såvel som på andre områder

er nogle frygtelige eksempler på vanrøgt i husholdninger altså hvor man afliver katte på frygtelige måder eller bare

vanrøgter dem på andre måder

hvad ved jeg det kan være rigtig grimt på alle mulige forskellige måder

har et landbrug som vi jo faktisk regulerer og som jeg slet ikke

og jeg synes altså

heller ikke

jo ikke et værdigt dyreliv hvis det er målestokken

synes jeg at fokus på dyrevelfærd i private husholdninger skal vi også sammenligne med den dyrevelfærd som vi tillader

det er utrolig industrielt i danmark

rigtig meget for at

ikke lider lige fra musik når de går op ad slisken på vej

ansvarlige for det kan man jo også høre at det

på mange måder er foregangsmænd på

område og så er der alligevel nogle typer af industriel dyrebrug eller hvad man kalder det som jeg synes vi også selv bliver nødt til at forholde os kritisk til

men jeg

godt støtte det synes vi er rigtig fornuftigt og afbalanceret altså med til at holde fokus på området uden at bebrejde politiet fordi vi som sagt ikke ved hvad der er årsagen til at de ikke prioriterer

det er et af de emner hvor vi ser at folketingets partier faktisk tilkendegiver en en alt andet lige sådan meget samlende opbakning til at vi skal behandle vores vores

i at vi holder fokus på hvordan politiet arbejder hvordan fagligheden er i kredsene hvordan vi får uddannet folk så de er dygtige til det her det

det synes jeg er rigtig interessant

den fireogtyvende april som jeg husker det den vedtagelse bygger jo

vi står på en grund vi har gjort det bedre med en finanslov vi gør noget godt ude i kredsene

hele tiden at bygge op og så sige vi er ikke færdige endnu vi skal arbejde videre ad

helt sikker på at det kan vi også fortsat have men

det sker for sjældent i forhold til

omfanget af sager og grovheden i de sager så det vil vi gerne have skruet på og strammet op på det er den ene ting

resten af livet eller i hvert fald en betydelig længere periode det er to elementer er ministeren enig i i

meget forskel på hvad det er for en overtrædelse man har begået og hvilken grovhed der

have dyr igen om nogen sinde hvis det lavet er meget meget groft

der jo også være eksempler hvor det ikke er i den kategori

og hvor folk måske kan blive klogere og blive mere fornuftige og være i stand til

at nu er det konens dyr eller et familiemedlems dyr eller en vens dyr

i princippet de samme krænkelser der bare fortsætter og fortsætter og fortsætter

af uddannelsesniveauet og den måde vi går til sagerne på

gøre at man får fulgt op på de her ting og er opmærksomme på at folk selvfølgelig

jeg tror det handler om at vi ude i politikredsene

har ønsket en anden runde med en afsluttende bemærkning så jeg giver ordet til fru karina due man behøver ikke at løbe i salen

er forhandlingen sluttet afstemning om det fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted på tirsdag den fireogtyvende april